også et lavpunkt i den danske miljøpolitik som jeg ikke synes vi skal undlade

dvæle en lille smule ved det var jo sådan i to tusind og ni at da gennemførte den daværende vk

man kaldte grøn vækst dengang var den daværende opposition hvoraf nogle af partierne i dag sidder

enige om at det ud fra enhver miljømæssig betragtning var fuldstændig utilstrækkeligt og man lovede da også

man efter et kommende valg når der kom en ny regering og et nyt flertal ville tage skeen i den anden hånd hvis man nu dengang havde sagt at en socialdemokratisk radikal regering ville indgå en aftale med venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance om at fjerne et af de få effektive miljømæssige tiltag i grøn vækst så ville man nok være blevet anklaget for at være både overdrevent negativ skeptisk sortsynet og alt muligt andet men ikke desto mindre er det det der sker her i dag hvis man vedtager det her lovforslag man fjerner et af de få effektive miljøtiltag som blev vedtaget under vk regeringen og i øvrigt i en aftale med dansk folkeparti det bliver endnu mere kuriøst fordi man i en tid hvor alle er enige om at der skal gøres en målrettet indsats

miljøpåvirkning her omhyggeligt går ind og fjerner en målrettet regulering en målrettet regulering som vi ved har haft en rigtig rigtig god effekt

til at håndtere kvælstofudvaskningen

til at løse nogle af de klimamæssige udfordringer vi står over for

og så bliver man i stedet for enige om at vi skal have lidt mere af det sådan mere generelle altså man fjerner noget målrettet der virker og erstatter det med noget generelt som man ved

kan man sige så grundlæggende mod

i natur og landbrugskommissionens rapport hvor de sagde at man skulle sørge for at gøre tingene mere målrettet og mindre generelt men her gør man så det modsatte

sandheden er vel også at den eneste grund til at man kunne blive enige om det her i de såkaldte vækstforhandlinger ud over den særlige udfordring det altid er når det bliver til vækstforhandlinger

med at være finansministeren der sammen med venstres formand skal aftale tingene og så kan det godt når det kommer til miljø og landbrug blive præget af en lille smule overfladisk kendskab til

afgørende her at opnå et resultat hvor man svækkede miljøkontrollen og miljøindsatsen og så gav landbruget bedre konkurrencevilkår om det så i øvrigt var en ifølge alt hvad man

sagde jo ikke at man skulle svække natur og miljøbeskyttelsen de sagde at der var brug for en forstærket natur og miljøbeskyttelse og så skulle man gøre det målrettet for på den måde at give plads til også at give muligheder for at landbruget kunne tjene penge men her vælger man altså at gå ind og svække indsatsen for naturen og miljøet og man gør

og fordi man så ikke mente man var klar med de indsatser der skulle til for at lave en målrettet indsats så valgte man at gøre det modsatte konsekvensen af det er så at vi her står med et lovforslag som betyder klare forringelser i forhold til at beskytte naturen og miljøet og i forhold til kvælstofudledningen

nu skal man jo ikke

er jo det dejlige med regeringen at når de har lavet sådan nogle dårlige aftaler med højrefløjen kan de jo lave nogle gode aftaler med enhedslisten hvor man reparerer lidt på skaderne og det er også sket på det her område det er lige før regeringen på miljøområdet ofte ender med at komme ud med kun et lille minus fordi de efter et stort minus med højrefløjen laver et næsten lige så stort plus med enhedslisten og sf det er selvfølgelig sympatisk og er vel også

en socialdemokratisk ledet regering frem for en venstreledet regering for de laver jo kun det dårlige og kommer aldrig til os for at reparere på skaderne så det må man selvfølgelig

andre landmænd der ikke gjorde noget for at hjælpe miljøet skulle betale en lille smule til det men det var af altafgørende betydning for venstre at få det fjernet og heldigvis kunne de henvise til

under andenbehandlingen hvor vi jo godt nok forsøgte at fastholde det vi måtte se i øjnene at der ikke var nogen mulighed

fastholde bare den mindste forbedring i forhold til det her lovforslag

jeg synes man skal mindes det sådan ved førstebehandlingen at herre erling bonnesen holdt et af disse rørende indlæg om dansk landbrug hvor det stod klart at ikke en eneste landmand i dette land må udsættes for et eneste ekstra krav heller ikke selv om det ekstra krav er en konsekvens af at andre landmænd stilles bedre det skal simpelt hen være sådan for at venstre kan være med at alting skal bevæge sig

at rydde op efter den grønne udskejelse der åbenbart

sørgeligt at det ser ud til at det her lovforslag bliver vedtaget jeg tror det ville være muligt at lave sammenhængende aftaler med løsninger på

miljø natur og landbrugsområdet som var langt mere fremtidsorienterede og som gav langt større mulighed for at vi også i fremtiden kunne have et blomstrende fødevareerhverv i det her land i stedet for den tilbageskuen til tiden før grøn vækst politik som venstre står for i den her debat

i stedet for at søge et flertal hvor man kunne have en politik som både skabte en ordentlig fremtid for dansk fødevareproduktion og for miljø og natur i danmark og derfor står vi med det her rigtig rigtig dårlige

anden appel om at socialdemokraterne og

skal komme til besindelse her i sidste øjeblik for det ved jeg godt ikke sker men det ville have været rigtig godt hvis i havde tænkt

meget meget omdiskuteret men hold op hvor er det godt for danmark at man gjorde det

til den fjortende august nitten

meget meget omdiskuteret men hold op hvor var det godt for vores land at den forbindelse

vil et bredt bredt flertal

på danske løn og arbejdsvilkår

af muligheden for at køre godstog en historisk opgradering af at københavn bliver koblet på det europæiske

er en af de dage som skriver sig ind i historien hvor danmark som nation er en nation med store bro og tunnelprojekter

af det store erhvervsliv i sverige og vel også i

i forbindelse med anlæg af øresundsforbindelsen er det ikke også rigtigt at det alene er danmark der

selvfølgelig af de tyske landanlæg og at tyskerne ikke ville bidrage fordi

at forbindelsen er så vigtig så vi står altså alene med finansieringen af et anlæg som først og fremmest er skabt for at skabe transitforbindelser fra sverige og

europæiske kontinent det synes jeg altså er en eller anden form for

når vi nu her på det sidste har set at prisen på anlægget er steget ganske gevaldigt ni milliard kr

og den hænger vi alene på i danmark så synes jeg måske det var værd

er udformet af ingeniørerne og som den bliver udformet når den bliver lavet vil den holde i minimum en hundrede og tyve år i øjeblikket sidder vi med en tilbagebetalingstid på cirka fyrre år så

negativt stemt over for storebælts og

de partier der kunne det også dengang har måske også nemmere ved at se de enorme perspektiver der er fordi tyskland

er vi sikre på at der rent faktisk sker en brugerbetaling altså at anlægget kan finansieres

efter at prisen

af andre eksperter så usikkerheden om

at man satte lovforslaget her på standby og ventede med at vedtage det til vi kender den eksakte pris og det gør man jo

det her er det største løft af en landsdel som i den grad sukker efter arbejdspladser og udvikling det er samtidig det største løft af den kollektive trafik mellem landegrænser derfor er det ærgerligt at ikke alle partier

og det her

det er grænseoverskridende og det er er grøn transport og det er netop på eus formålsliste at give støtte til det som også giver arbejdspladser

september hvor vi også kan lægge den helt klare tidsplan frem og hvor vi kender de eksakte priser til den tid træffer vi så beslutningen om hvorvidt man kan gå videre og skrive under det vil sige at der er en række usikkerheder og de skal så elimineres en for en

ja det er en tunnel men det er også så meget mere

vores erfaringer fra de andre store forbindelser igennem årene i danmark

ja det er et infrastrukturprojekt men det er også så meget mere ikke mindst er det arbejdspladser

på at den her fremtid kan blive bedre ikke mindst i de områder af danmark som i den grad

det er i

så det bliver faktisk bilerne og lastbilerne der betaler for at vi også får togforbindelsen med under femern bælt

i region sjælland på lolland falster og som ikke har de rigtige kvalifikationer

mulighed for i den her periode at blive opkvalificeret ikke kun til det her byggeri men også til at kunne blive arbejdskraft på det fremtidige arbejdsmarked når den her tunnel

valgkamp og at man har nogle forskellige pastorater rundtomkring man skal passe så javel det er det

forbindelsen og jeg må sige

altså været vidne til at prisen er steget voldsomt alle blev taget

afgjort endnu

minister og det skulle man så måske bekræfte over for

forbindelser for grøn transport det er rigtigt

fint så kunne selv enhedslisten sikkert også være til at tale med men der er jo altså også tale om en vejforbindelse en

masser af biltrafik generere masser af transittrafik med store lastbiler fra sverige og norge og det er jo lige nøjagtig det som er vores anke vi betaler solo for et anlæg

af erhvervstrafik ned over sjælland ned over lolland falster det kan jeg ikke se at vi har nogen speciel interesse i det her er og bliver først og fremmest

landevejsforbindelse så er der hele spørgsmålet om arbejdspladser som vi også hører igen og igen det er unægtelig rigtigt at i etableringsfasen

selvfølgelig arbejdspladser naturligvis er der det og der er lærlinge vi har spurgt meget til det

løn og arbejdsvilkår jeg er ikke helt sikker på

det efterfølgende man har skrevet det ind i kontrakterne og det er fint det er efter aftale mellem enhedslisten og regeringen der skal følges op med kontrol og den er jeg ikke helt sikker på er på plads det skal vi nok være over og vi håber den lokale fagbevægelse også vil være over det

skaber arbejdspladser

men der kan være en tendens til at motorveje og forbindelser suger arbejdspladser til sig

og det kan i virkeligheden få den modsatte effekt for eksempel

flytter til motorvejen og det kan

i de der yderkommuner som vi snakker om så jeg synes ikke

der er belæg for at være så utrolig glad og selvbekræftende

dem der bærer økonomien i en dobbeltsporet jernbane fra ringsted til nykøbing til hamburg igennem og under østersøen

har man nu fået med på at finansiere

af de faldende olieindtægter men det var jo en del af diskussionerne da vi

der blev givet et klart tilsagn fra regeringen om at de penge

blive fundet om ikke andet så på de årlige finanslove

i den ene af kommunerne

som er parat til at etablere sig

det er altså arbejdspladser rigtig mange arbejdspladser og det

jeg skal bare sige til herre henning hyllested

jeg ikke sikker på at hyllesteds pastorat men jeg skal hilse fra enhedslistens vælgere på lolland falster og sige at de ser frem til at der kommer flere arbejdspladser i det område også efter at anlægsarbejdet

jeg har sagt indtil flere gange er at økonomien i det her

tvivlsom og det er derfor vi ligesom siger hvorfor så ikke tage det stille og roligt

er der jo så også tvivl om i og med at der er tvivl om økonomien projektet er altså steget med ni milliard kr og det får altså en eller anden form for indflydelse

henning hyllested har gjort sig så store tanker om økonomien i det her projekt hvordan enhedslisten vil finansiere en ren togforbindelse og

tilbagebetalingstiden i givet fald

jeg ikke herre kim christiansen siger at

det fordi vi nok ikke helt tror på at det er med henblik på at tage en fornyet drøftelse til den tid det er

er jo spændende at se om det bare er en milliard

bliver skabt lærepladser til en masse unge mennesker der kan se lys for enden af tunnelen få sig en uddannelse og alligevel er enhedslisten imod handler det her om at enhedslisten hellere vil

det handlede om noget der kun handlede om kollektiv trafik nemlig københavns metro var enhedslisten også imod for der skulle lige lidt mere debat til og der skulle lige undersøges lidt mere og vi skulle lige tale lidt mere og vi skulle lige op på ølkassen når det handler om at skabe resultater skabe noget der er til fordel for den kollektive trafik

vil enhedslisten alligevel hellere tale og snakke udenom frem for at skabe resultater er det

i etableringsfasen så er det rigtigt og det er jo rigtig godt

jo ikke nogen der har noget imod men vi etablerer altså ikke transportinfrastruktur af hensyn til at skabe arbejdspladser i en kortvarig

på en eller anden måde skal have en en værdi for samfundet og når man skaber en transitforbindelse med store miljømæssige problemer ned over sjælland og lolland falster af hensyn

det store erhvervsliv i sverige og

synes vi ikke at det er en god forbindelse så må man klare sig med det man har så må man klare sig med de færgeforbindelser der er

med med metrobyggeriet når vi var imod

altid en eller anden undskyldning for at man ikke vil være med til fremskridt

skal de så vide at det var enhedslisten heller ikke med til ligesom enhedslistens forgængere

venstresocialisterne og danmarks kommunistiske parti var imod storebæltsforbindelsen var imod øresundsforbindelsen

står enhedslisten et eller andet sted og taler imod fordi der er en eller anden ting der lige er i vejen var det ikke bedre at være med til at skabe nogle resultater

der skal betale

skaber mere trafik og det er endda transittrafik det mener vi faktisk

miljømæssige problemer ved at anlægge tunnelen

i selve bæltet der er store miljømæssige problemer i nordtyskland på øen

så videre vi ser de tyske miljøorganisationer være helt oppe i det røde felt i øjeblikket

det er jo grunden til at vi tillader os at have begge ben med

det har samtidig den negative virkning

det ødelægger grundlaget for kollektiv trafik

er klart medmindre man selvfølgelig gør togtransporten ekstremt billig og det er der ingen vilje til i det her ting det har vi da opdaget og specielt ikke fra herre jakob

når vi henviser til de miljømæssige aspekter

mener vi faktisk at vi har god grund

al forskning viser at der bliver mere biltrafik ud af at skabe den slags hurtige forbindelser og i det her tilfælde altså først og fremmest en transitforbindelse

og

at begrunde hvorfor vi vi måske ikke synes det her er en god idé vi ser måske

jeg anerkender og det har jeg sagt gang på gang at der selvfølgelig er arbejdspladser

tager stilling til store transport og infrastrukturanlæg tager tager vi stilling ud fra hvad der gavner landet som helhed så kan man ikke ligge og kigge på hvad de enkelte landsdele får ud af en specialforbindelse det er trods alt en forbindelse til fire og tres milliard kr som den danske stat i første omgang skal lægge penge ud for

som vi ikke kender økonomien i og som der i høj grad er skabt usikkerhed om det tillader vi os at sige og det er da rimeligt nok

i høj grad virksomheder der kommer udefra det betyder at man

er rigtig mange arbejdsløse der er mange mennesker der ikke har den uddannelse som de måske godt kunne

at der har enhedslisten altså stillet sig hen i et hjørne og siger at det har man ikke lyst til at være med til at gøre noget ved og det kan godt være at ordføreren synes at det er noget værre noget at jeg tilfældigvis er valgt på lolland men nu er det sådan at de mennesker vi taler om her er mine naboer det er dem som jeg er i fagforening sammen med det er mine kollegaer og dem bekymrer jeg mig om og det synes jeg også at enhedslisten og herre henning hyllested skulle gøre

reducere om ikke helt fjerne færgedriften

hel stribe arbejdspladser forbundet med den så det skal jo også

op mod hinanden en hel del på lolland falster der er beskæftiget i forbindelse med færgedriften er det også nogle af herre lennart damsbo

han snakker med og hvad siger de så men igen

ministeren tror jeg har bestræbt sig på at svare

at apotekerloven indeholder at sundhedsstyrelsen skal fortsætte med at vurdere om for eksempel nogle apoteksfilialer skal fortsætte med

leve hvis de ikke lever helt op til reglerne

til nærmeste receptekspederende enhed hvor styrelsen skal iagttage om en apoteksfilial er placeret mere end ti km fra en anden receptekspederende enhed det vil sige et apotek eller en apoteksfilial

hvordan skal det defineres jo siger ministeren

forholde sig til bagefter man skal også se på hvordan filialens aktiviteter målt som antal receptekspeditioner til enkeltpersoner

endelig skal man kigge på de trafikale forhold det er jo alt sammen

må bare sige at elastikken er spændt godt ud her

kigge på om det her er noget

vil pålægge at en apoteksfilial skal opretholdes kan sundhedsstyrelsen næsten komme frem til et hvilket som helst resultat

det er jeg ked af

både skriftligt og i to samråd om vi ikke

der det når man skal ind og vurdere

er få eller relativt få jeg vil bare sige at jeg synes at man giver alt for meget indflydelse til sundhedsstyrelsen som selvfølgelig

vurdere de her her sager men som jeg ikke synes behøver at have fuldstændig frihed til

vil man kunne sagtens have sat nogle gafler op som vi har gjort så tit og sagt at

selv om jeg har stillet nogle spørgsmål det er måske fordi ministeren ved at vi alligevel stemmer for lovforslaget men sådan må det jo være

når man sidder og vurderer et lovforslag stemmer man jo for det hvis man synes at det meste af det

det er trist særlig ud fra en landdistriktsynsvinkel

ikke altid hvad der rører sig ude i landdistrikterne

masser af elastik uden at det rigtig kan forklares om yderområderne er solgt eller ikke solgt om vil kunne beholde deres apotek eller

beholde deres apotek det synes jeg er trist

ministeren gik herop i dag men jeg tror at efter to samråd og en stribe spørgsmål skal

at ministeren kommer herop på talerstolen det tror jeg

men det skal ikke være usagt så nu skal ministeren i hvert fald bøvle med det resten af dagen og tænke på

sætte det mere præcist op så sundhedsstyrelsen kunne tage mere hensyn til de mennesker der bor ude i landdistrikterne

til gengæld skal jeg love ministeren at vi vil følge det her nøje

har sagt nej til at tage en beslutning

at psykiatriloven blev uanset om man var over

og det har flertallet åbenbart ikke ønsket heller ikke ministeren så det kan vi beklage

med tiden kan sikre at psykiatriloven også virker selv om man

formålsparagraf i lovgivningen som understreger at formålet

ændre kulturen ude på mange afdelinger

eller kan lære at leve med sin sygdom

pårørende til en sindslidende i dagens danmark

fortsat blive ved med at være en del af borgerens liv

dem som en begrænsning møder dem som

irritationsmoment frem for at man møder dem som nogle der faktisk gerne vil det bedste for deres

er tilsyn i forhold til tvangsbæltefikseringer

der være tilsyn

det ikke altid er sådan at tvang er den sidste udvej men desværre også nogle steder er blevet en del af en behandling og det er slet ikke

og unge som er i psykiatrien især

forældrenes ansvar når et

er så dårligt at man vurderer at det barn skal behandles med tvang

stå i den situation hvor man

beslutter om barnet skal tvangsmedicineres tvangsmades eller tvangstilbageholdes

i sin tid og

sygehus hvor patienter går med de her bælter og ligner guantanamofanger jeg synes

og trods adskillige forsøg bliver ved med

brugt som en anledning til at sige

at patienter ikke bliver udskrevet til ingenting

det er udtryk for at de bliver udskrevet til ingenting og at den kommunale psykiatri ikke er særlig god til at fange

patienter og hjælpe dem videre men

er et samarbejde mellem jer

for patienten uanset om

vil være med til

en revolution inden for psykiatrien

på ligeværdighed og ligeværd

ambitionsniveauet skulle ligge men jeg synes faktisk det er ekstremt positivt

flertal nu går ind og siger at mennesker som har sindslidelser skal vi møde ligeværdigt vi skal

de er altså ikke anderledes end kræftpatienter end hjertepatienter og alle mulige andre selvfølgelig

da

sådan at vi sikrer at de behandlingssteder som de enkelte kommuner godkender rent faktisk også har den fornødne kvalitet i behandlingen

baggrunden for at vk regeringen i sin tid etablerede retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder som også var en del af de daværende satspuljedrøftelser og aftaler og det er også derfor at vi i den efterfølgende evaluering af hele godkendelsesmodellen har været optaget af at sikre at ordningen også i praksis havde den ønskede effekt på kvaliteten i alkoholbehandlingen og ikke bare var et fint dokument på hylden ude i landets kommuner den efterfølgende evaluering viste at kommunerne

set anvendte retningslinjerne i meget udstrakt grad men evalueringen viste også samtidig at der var behov for nogle langt mere konkrete og forpligtende kriterier for godkendelse og afslag omkring kvalitetsvurderingen

den baggrund aftalte vi i satspuljepartierne at der fra centralt hold skal stilles nogle højere krav til den faglige kvalitet på alkoholbehandlingsstederne hvor de eksisterende fem socialtilsyn fremadrettet skal godkende og føre driftsorienteret

tilsyn med alkoholbehandlingssteder der yder behandling med

offentlige midler og dermed er betalt af landets skatteborgere vi er meget tilfredse med at vi her med lovforslaget får sikret en mere hvad kan man kalde det systematisk og obligatorisk godkendelse af og tilsyn med landets alkoholbehandlingssteder til gengæld må vi fra venstres side bemærke at vi ikke finder at ministeren i tilstrækkeligt omfang lever op til de krav som i hvert fald fra venstres side var helt centrale

i forbindelse med satspuljeaftalen eller sagt på en anden måde synes vi at der skal strammes op i lovforslaget hvis man læser bemærkningerne

fremgår det at sundhedsstyrelsens

ministeren på det møde som vi ordførere havde lejlighed til at have

ministeren her forud for førstebehandlingen af lovforslaget så forudsætningen for at vi fra venstres side i sidste ende kan støtte lovforslaget er dermed også at det

men at det bliver en skal forpligtelse at sundhedsstyrelsens vejledninger og retningslinjer selvfølgelig skal følges som et helt centralt redskab i godkendelsen og

så hvis ministeren er indstillet på at levere det her i den kommende udvalgsbehandling kan vi altså bakke op om lovforslaget og ellers vil vi se os nødsaget

godkendte behandlingssteder selvfølgelig skal leve op til de faglige standarder og har den fornødne kvalitet i

behandlingen og vi er en lille smule uforstående over for hvorfor regeringen ikke har sikret det i det foreliggende lovforslag som noget helt helt selvfølgeligt når nu det er at vi er så enige om målet

jeg er glad for at vi her i folketinget er så enige om at alkoholikerne og deres familier skal hjælpes hvis de har lyst til at komme ud af deres misbrug landets otte og halvfems kommuner skal have et tilbud

til dem der har et alkoholmisbrug og som ønsker at få hjælp derfor har vi cirka en hundrede og tredive alkoholbehandlingssteder i danmark sundhedsstyrelsen har udarbejdet

ni partier her i folketinget det er dem der indgår i satspuljen blevet enige om

stilles nogle andre kvalitetskrav til alkoholbehandlingsstederne fordi vi har analyseret og evalueret

behov for bedre kvalitet satspuljepartierne er enige om at vi synes det er en rigtig god idé at placere det her kvalitetstilsyn i de fem eksisterende socialtilsyn ude i de fem regioner

behandlingssteder der ønsker

der er henvist fra det offentlige til alkoholmisbrugsbehandling her skal socialtilsynet fremover sikre godkendelse og føre driftsorienteret tilsyn med behandlingsstederne hensigten er ene og alene at vi vil sikre at der er en myndighed med en høj faglighed og professionalisme

tilsyn og godkendelse så vi får en systematisk ensartet uvildig og fagligt kompetent godkendelses og tilsynsproces for de her behandlingssteder socialtilsynet skal

kvalitetsvurdering gøre brug af syv parametre og kriterier det er de samme syv kriterier de gør brug af når de allerede for nuværende godkender de misbrugsbehandlingssteder som tager sig af stofmisbrugere der er

som socialdemokraternes sundhedsordfører frem til den politiske drøftelse frem mod tredjebehandlingen jeg har lyttet til det der er

venstres ordfører og jeg håber på vi vil få en konstruktiv dialog om

lovforslaget og vi håber på at de kvalitetsforbedringer som vi sigter efter virkelig vil være til gavn for de mange der forhåbentlig tager imod et offentligt alkoholmisbrugsbehandlingstilbud

at

samt behandling af personoplysninger kommunerne overtog ansvaret for alkoholbehandlingen i danmark i forbindelse med sundhedsloven der trådte i kraft den første januar to tusind og syv kommunerne har ansvaret for at sikre at alkoholafhængige kan få den behandling de har brug for for at komme ud af misbruget i dag er der alt for mange der desværre bliver alkoholafhængige og det har mange personlige og økonomiske følger for den enkeltes familie ifølge sundhedsstyrelsen er der cirka tohundredetusind afhængige og mange tror at det måske er manden på gaden

for meget men virkeligheden er at mange af dem der søger behandling er

almindelige danskere med familie og job

egen afhængighed der er også familien at tage hensyn til

kan give en behandling at man lever op til en vis standard og at man sikrer en høj kvalitet

og mange fungerer rigtig godt

også vist sig at der er nogle steder som ikke har haft de fornødne kompetencer og derfor ikke

blev enige om at sætte midler af til området så vi kunne sikre kvaliteten det bliver de fem socialtilsyn som skal tage på tilsyn de pågældende steder for at se om kvaliteten er som den skal

man skal følge vi har for ofte set nogle retningslinjer som man kan følge som så ikke bliver fulgt

det vil vi i hvert fald gå videre med i forhandlingen

tilsyn med alkoholbehandlingssteder samt at kommunen kun kan give tilbud om alkoholbehandling på de alkoholbehandlingssteder som er godkendt efter lov om socialt tilsyn fra radikal side er vi glade for at det sociale tilsyn nu også skal føre tilsyn med alkoholbehandlingsstederne da vi er overbeviste om at det vil øge kvaliteten af tilbuddene

godkende og føre driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder der yder behandling med offentlige midler

det skulle ligge under socialstyrelsen at de sundhedsfaglige kompetencer faktisk kom med så vi blev ved med at insistere på at den behandling som de her mennesker fik

vi synes det er en rigtig god idé at man tager de her skridt i den rigtige retning men som jeg

kort nævnte nu er det vigtigt for os at lægekompetencerne faktisk kommer med

videre arbejde der skal laves så

etableres der for første gang et fast kvalitetssyn af den offentligt finansierede alkoholbehandling og dermed forhåbentlig også

kvaliteten af kommunernes alkoholbehandling har svinget meget fra kommune til kommune og og det har i praksis betydet at alkoholmisbrugere har modtaget en en alt for uens behandling afhængig af hvor de bor bor henne en en udbedring af det

er ikke gjort med et forbedret tilsyn alene men det er bestemt et skridt på vejen enhedslisten bemærker også at det er positivt at der er fokus på at tilsynet skal kunne vurdere såvel socialpædagogiske og pædagogiske og sundhedsmæssige og økonomiske aspekter i behandlingen og dermed

borgerne behandles respektfuldt og inddrages i deres eget behandlingsforløb det er jo en styrke

ved den måde vi har indrettet socialtilsynene på

helhedsorienteret tilsyn når det kommer til den debat der også har været om personfølsomme oplysninger i forbindelse med det ændrede tilsyn

er vi i enhedslisten glade for at det nu fremgår mere præcist af bemærkningerne at kun sundhedspersoner med direkte tilknytning til tilbuddet skal omfattes af lovændringen sådan som lægeforeningen har påpeget i høringssvaret enhedslisten har desuden også delt hjemløseorganisationen sands påpegning af at et ordentligt tilsyn forudsætter inddragelse af

om at det jo også er lovpligtigt ifølge lov om socialtilsyn allerede er vi meget meget glade for det er vigtigt at påpege også enhedslisten kan stemme

er et af en række initiativer fra regeringens

på alkoholområdet ud over

det beklagelige i det her er at nogle af initiativerne

får en midlertidig natur i kraft af at de er satspuljefinansieret

kun bakke op om det overordnede fokus også på forebyggelse og behandling af overforbrug og misbrug af

ganske fint at man får sikret kvaliteten af det tilsyn der skal være for dermed får man jo også sikret kvaliteten af den behandling som folk med alkoholproblemer bliver udsat for og tilbudt vi synes det er en fin måde man organiserer det på i de her decentrale tilsyn men med nogle centrale retningslinjer så liberal alliance kan selvfølgelig støtte forslaget i forlængelse

ordningen etableres under de fem socialtilsyn og vil gælde alle de steder

behandling med offentlige midler essensen er at sikre et ensrettet og systematisk tilsyn

sikre at der stilles høje krav til kvaliteten det gælder særlig i forhold til fagligheden økonomien og organisationen på behandlingsstederne nogle klare retningslinjer for netop disse områder vil også være

skal drøfte at disse gøres pligtige med den nye ordning skal der foretages et årligt besøg og er der behov for yderligere besøg eller skærpet tilsyn så kan det besluttes behandlingen af mennesker med alkoholproblemer er en vigtig opgave og den løses i dag med stor succes af mange både private og offentlige aktører

fornem opgave at hjælpe folk ud af misbrug og skabe livskvalitet nyt håb og en ny chance her hjælper vi folk der virkelig har brug for hjælp

også vigtigt at der er styr på fagligheden så vi sikrer

er orden i økonomien uanset om det

der modtager økonomisk støtte fra det offentlige med de kommentarer kan det

alkoholbehandlingsstederne og et markant forbedret driftsorienteret tilsyn så jeg ser frem

i udvalget jeg synes der er grundlag for en forhåbning om at vi kan samle alle folketingets partier i enighed om det forslag som

på alkoholområdet

den afgørende enighed om det her i den videre proces så er det fordi der jo også

under alle omstændigheder skal finde svar på nemlig hvad vil det betyde for eventuelle dut spørgsmål

en markant længere indfasning når der bliver bundne krav til alkoholbehandlingsstederne og hvordan spiller det sammen med de øvrige tilsyn

der er jo på de her behandlingssteder en lang række forskellige lovgivninger som stiller forskellige krav om tilsyn det være sig levnedsmiddelområdet skat arbejdstilsyn datatilsyn

jo ikke mindst det tilsyn som sundhedsstyrelsen i øvrigt udfører med

den sundhedsfaglige virksomhed som finder sted på behandlingsstederne men

er målet nemlig øget kvalitet i alkoholbehandlingen så må det

også være helt selvfølgeligt at vi stiller krav om at de vejledninger og retningslinjer som sundhedsstyrelsen har udarbejdet

vi snakker godkendelse og når vi snakker driftsorienteret tilsyn det er derfor jeg beder ministeren om at være en lille smule mere klar i mælet

det ønske og det krav som vi fra venstres side har stillet for at

ud af hvordan tingene kan håndteres når vi har udvalgsarbejdet jeg

synes ikke der er langt imellem os jeg synes at når vi ved at der er god evidens for hvad der virker på alkoholområdet hvad der virker

behandlingen så bør vi også kunne finde ud af at få det her

til at afklare for eksempel spørgsmålet om dut for eksempel

spørgsmålet om samspillet med de andre tilsyn som finder sted og for eksempel spørgsmålet om at hvis man stiller det her

meget manifeste krav fra starten betyder det så at man for at undgå

kommer ind i en meget lang indfasningsperiode som vil betyde at der går længere tid til vi når det mål som vi skal så jeg

jeg siger at det ser ud som om vi kan finde hinanden her

som vi plejer at gøre overveje de elementer

i et vanskeligt dilemma hvis de skal anmelde en borger de til dagligt drager omsorg for

gerne kvittere for at partierne adresserer den problematik i det fremsatte beslutningsforslag vold og trusler er desværre en del af den barske virkelighed på nogle arbejdspladser i danmark

gerne starte med kort lige at ridse reglerne om forebyggelse af vold og trusler op det følger af arbejdsmiljølovgivningen at arbejdet i alle led skal planlægges tilrettelægges og udføres så det er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

og trusler fra borgere patienter og pårørende og det er arbejdsgiverens pligt at opgaven håndteres og at der forebygges i forhold til trusler

har vi i regeringen også sat ind med en række indsatser for netop at forebygge vold og trusler så sent som før påske indgik vi en bred aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen yderligere aftalen betyder

vi i højere grad målretter indsatsen mod de virksomheder hvor vi ved at problemerne er størst det gælder også de arbejdspladser hvor de ansatte er udsat for vold og trusler derudover gennemførte arbejdstilsynet tilsynsindsatsen med fokus på psykisk arbejdsmiljø herunder selvfølgelig også vold og trusler

initiativ til en voldsforebyggelsespakke som er målrettet brancher

har regeringen med en ændring af arbejdsmiljøloven nu også forpligtet arbejdsgiverne til at forebygge vold og trusler

jeg nævne at regeringen fra april to tusind og femten

skyldes vold og trusler når man anmelder den det vil sige en betydelig bedre registrering i dag sikres personer der udsat for vold efter arbejdsskadesikringsloven og offererstatningsloven arbejdsskadesikringsloven sikrer ansattes dækning af behandlingsudgifter godtgørelse for varigt

hvis det kan dokumenteres at volden har fundet sted kan der udbetales en erstatning ansatte der udsættes for vold har derudover også mulighed for at få erstatning efter offererstatningsloven offererstatningsloven giver erstatning

helbredsudgifter tabt arbejdsfortjeneste svie og smerte varige

tab af erhvervsevne tort og krænkelse med videre

ansatte som så har været udsat for vold på arbejde kan således med de gældende regler i vid udstrækning få erstatning

regeringen anerkender dog de bekymringer som præsenteres i beslutningsforslaget

etiske dilemma i at skulle anmelde en borger som man til daglig drager omsorg for nogle ansatte der har været udsat for vold vælger at afstå fra at anmelde eller sagsøge

den fremtidige relation mellem den ansatte og skadeforvolderen og jeg kan faktisk sagtens have forståelse for den holdning derfor mener jeg også det er arbejdsgivernes ansvar at sikre at overgrebene politianmeldes så den ansatte ikke stilles i dette dilemma arbejdsgiveren har et betydeligt ansvar for at sikre dels at der bliver reageret over for voldsudøvelsen dels at medarbejdere som måtte være udsat for vold eller trusler får den nødvendige hjælp og støtte til at kunne komme videre jeg anerkender de problemstillinger som beslutningsforslaget vil se nærmere på i øjeblikket drøfter vi faktisk sammen med arbejdsmarkedets parter

de drøftelser bygger på anbefalingerne fra ekspertudvalget som arbejdsskadeområdet fik tilbage i december to tusind og fjorten ekspertudvalget har blandt andet anbefalet at der indføres mulighed for erstatning for svie og smerte og

følges vil problemerne omkring erstatning til personer der udsat for vold på arbejdet

det er mest naturligt at vi nu i første omgang afventer de partsdrøftelser som er så godt i gang

derfor kan regeringen ikke lige netop på dette tidspunkt anbefale beslutningsforslaget men anerkender klart de problemstillinger der er i

og har en forhåbning om at det arbejde der er i gang med parterne

lovgivning når det gælder

ude på arbejdspladserne gennem ulykkesforebyggelse supervision og nogle af de mange andre redskaber som man kan arbejde med i forebyggelsen og allerede

alligevel er ude skal vi have et stærkt fokus på at samle op på den enkelte for at bevare dennes fulde tilknytning til arbejdsmarkedet i venstre mener vi at

der understøtter den enkelte i at bevare den fulde tilknytning til arbejdsmarkedet men har man fået varigt men

skal man ligesom andre der har fået arbejdsskader have sin erstatning efter arbejdsskadeloven på et objektivt grundlag langt de fleste ansatte som er i risiko for udsættelse for vold på deres arbejdsplads vil derudover typisk være dækket af funktionærloven om at få løn under sygdom de ansatte er derfor allerede relativt godt dækket hvis uheldet er ude selv om jeg har stor sympati for målet med beslutningsforslaget

skal vi nøje overveje om det at sætte langvarige erstatningssager i gang der typisk alene vil omhandle mindre beløb som supplement til arbejdsskadeforsikringen virkelig er i den enkeltes interesse meget forskning peger i retning af at jo længere tid man er i et erstatningsforløb desto vanskeligere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet og dette er absolut ikke til gavn for den enkeltes helbred og livskvalitet dertil kommer at der i december to tusind og fjorten blev udarbejdet en stor og omfattende rapport med anbefalinger til et nyt arbejdsskadesystem af jørgen søndergaard udvalget det kan være naturligt i opfølgningen på dette arbejde at se nærmere på om der er behov for at ændre på reglerne i relation til at offentlige arbejdspladser for eksempel kan få mulighed for at tegne en erhvervsforsikring på linje med de private virksomheder

ikke bare kan tvinge folk til at tegne

civilt søgsmål så er det en politianmeldelse som

ministeren sagde men det er da også sin sag

lige meget om man er privat eller offentligt ansat

en almindelig borger på arbejde eller går en tur i byen en lørdag aften

erstatning fra erstatningsnævnet

bent bøgsted er at vi ikke går ind og rangordner de forskellige

det handler om at sikre at den enkelte stadig væk har en tilknytning til arbejdsmarkedet vi skal ikke gå ind og sige at nogle arbejdsskader er værre end andre og

krav på fortrinsret alle arbejdsskader er slemme og

for enhver pris så er kommuner jo også selvforsikrende

og det gør selvfølgelig at hvis der bliver

vi skal til at kigge på nogle anbefalinger fra jørgen søndergaard udvalget

vil det være naturligt at det her også bliver drøftet i den kreds som forhåbentlig bliver meget bred der kommer til at drøfte det

det her er bare ikke den rette måde

end andre det her drejer sig ene og alene om at holde fokus på

medarbejder privat eller offentligt ansat der er kommet til skade for at sikre at denne ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet jeg har også åbnet mulighed for at når vi nu skal til at drøfte anbefalingerne fra jørgen søndergaard udvalget

det her med men det er vigtigt at sige at det er arbejdsgiverne der har ansvaret for arbejdsmiljøet og derfor

er det ikke noget som vi skal begynde at lovgive for meget om vi har lige lavet et forlig sammen hvor vi har forpligtet arbejdsmarkedets parter

at løse de udfordringer der er på arbejdsmarkedet og det skal vi holde fast i

herinde kan vi vedtage tusind ting omkring det danske arbejdsmarked og arbejdsmiljøet vi kan lave rammerne men vi kan ikke løse udfordringerne derude det skal parterne gøre og det skal vi holde dem fast på

en form for udadreagerende adfærd for eksempel på grund af en hjerneskade eller af store psykiske og sociale problemer

kan vi ikke blive enige om at det forslag vi behandler lige nu faktisk ikke er om at der skal rettes op på det på en bestemt måde men handler om at der udarbejdes en rapport over de forskellige mulige løsninger som man kunne drage i anvendelse hvis man ønsker at sørge for at offentligt ansatte der bliver udsat for vold på arbejdspladsen også kan få erstatning for

ens regler for alle der kommer til skade og at vi ikke begynder at rangordne arbejdsskaderne efter skadestype hvordan skaden er opstået og så videre en der bliver skadet på det danske arbejdsmarked er en for meget men derfor har man

krav på at få sin sag behandlet

måde som alle andre der kommer til skade på arbejdsmarked hvilke initiativer man så vil tage på andre områder ved jeg ikke men jeg har jo også

i forbindelse med at vi skal til at drøfte de indstillinger og gode forslag der er kommet fra jørgen søndergaard udvalget

en bred palet således at retssikkerheden og borgernes

en forsikring der kan dække det kommunerne er selvforsikrede og det er regionerne også men det man efterlyser i forslaget er jo også at man kan lade sig forsikre privat selv om man er

rigtig god idé lad os snakke om det når vi skal til at drøfte anbefalingerne fra jørgen søndergaard udvalget men

almindelig samfundsborger så kan få en form for erstatning

bliver slået ned i det øjeblik du er på arbejde så er ting du ikke kan få erstatning for

hen en forskelsbehandling af voldsofre og det

er jo lige stor uanset om man går på gaden som privatperson eller man er offentligt ansat og bliver slået ned der

vil jeg spørge er det ikke et problem for venstre at man behandler voldsofre forskelligt alt efter om de om

men hvis vi går ind og laver det her fritager vi jo

arbejdsmarkedets parter skal simpelt hen finde nogle løsninger på det her

at vi skal involvere parterne betydeligt bedre

ikke være med til at sikre et godt arbejdsmiljø det er altså ude på den enkelte arbejdsplads

men hvordan de rammer skal fyldes ud må vi simpelt hen holde arbejdsmarkedets parter fast

jeg er uforstående over for at venstre ikke vil medvirke til at der bliver nedsat et udvalg

konservative i at det her er noget der skal varetages med arbejdsmarkedets parters temmelig tydelige tegn

set også derfor vi ikke foreslår en konkret model men netop en rapport med blandt andet inddragelse af dem men altså når arbejdsgiverne skal sørge for den her kompensation og tage det her ansvar kunne en af vejene så ikke være at overveje at give mulighed for at også de kommunale arbejdsgivere fik mulighed for

tage det ansvar ved for eksempel at kunne tegne en forsikring der kunne sikre at man hvis man bliver udsat for vold af en borger i et behandlingstilbud

så ikke bliver ringere behandlet end hvis man bliver slået ned

men et naturligt spørgsmål kunne vel være hvorfor bragte de konservative ikke det her op under forhandlingerne så kunne vi

med de anbefalinger der ligger fra jørgen søndergaard

man kan selvfølgelig blive klogere men indtil videre holder vi altså fast i

en udfordring her men vi synes også at det skal ske i respekt for den rapport som jørgen

kommet med i og med at der ligger mange andre gode og klare anbefalinger i den som det danske arbejdsmarked kan have stor gavn

med den aftale vi havde lavet og så havde det hele skullet vente utrolig længe fordi der jo netop skulle laves en rapport før vi

derfor valgte vi at tage nogle rigtig gode skridt i den rigtige retning og det er jo ikke anderledes end at hvis nu

nogle konstruktive bidrag til nogle løsninger

at vi rent faktisk kunne få det her i skred frem for at vi sætter os på hænderne og håber at ministeren indkalder hvis

et forlig der dækker langt frem og som er utrolig visionært og som åbner op for utrolig meget på det danske arbejdsmarked noget af det som er indeholdt i aftalen

kan tage nogle kvantespring når det kommer til arbejdsmiljøet i danmark

vi skal prøve på at holde fast i at vi skal videre ad samme vej vi skal videre i enighed vi skal videre med de anbefalinger som

udvalget og de konklusioner som de er kommet frem med ikke kun inden for det her område men samlet set i og med at der er utrolig mange positive ting i den rapport som

være med til at løfte det danske arbejdsmarked derfor vil vi gerne se det under et vi skal ikke bare tage en luns fordi

det stiller krav om at de forhold vi arbejder under også er i orden regeringen har taget initiativer til at sikre et godt arbejdsmiljø i danmark og selv om vi er nået langt

er det fortsat en høj prioritet at skabe et bedre arbejdsmiljø vi må nok erkende at vi ikke kommer til at stå i en situation hvor der ikke sker ulykker på arbejdsmarkedet det gælder både situationer der skaber fysisk og psykisk skade vi skal gøre alt hvad vi kan for at forhindre det men vi ved også at det vil ske ud over at have fokus på forebyggelse handler en del af arbejdet om at fokusere på det der sker når ulykken er sket for det er også

en afgørende del af et trygt arbejdsmiljø beslutningsforslaget sætter netop fokus på arbejdstagers vilkår når skaden er sket forslaget pålægger regeringen at udforme

af de ansatte der udsættes for udadreagerende adfærd fra de borgere som de arbejder med helt konkret peger

forslagsstillerne på at arbejdsskadesikringsloven som den ser ud i dag ikke dækker godtgørelse for svie og smerte tabt arbejdsfortjeneste og andre forhold det betyder at både offentlige og private medarbejdere i dag står i et svært dilemma hvis sådan en situation

opstår for hvis de skal have en rimelig erstatning for eventuelle skader kræver det at medarbejderen anlægger en sag mod borgeren og det er grundlæggende en uhensigtsmæssig situation den bunder i at

at der er et problem der skal tages hånd om

modtog i december en række anbefalinger fra et ekspertudvalg på

arbejdsskadeområdet om mulige ændringer af reglerne for arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger på den baggrund har beskæftigelsesministeren inviteret arbejdsmarkedets parter med i arbejdet om et nyt arbejdsskadesystem

derefter tanken at folketingets partier har mulighed for at diskutere resultatet af trepartsdrøftelsen det ønsker vi at holde fast i for socialdemokraterne giver det god mening at vi tilrettelægger processen sådan i forbindelse med drøftelserne drøftelserne vil det være naturligt hvis bedre muligheder for arbejdsskadeerstatninger som forslaget berører kommer på tale det ligger nemlig allerede i forlængelse af visse af anbefalingerne fra ekspertgruppen selv om vi

har regeringen igangsat en proces der skal ende ud

det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at igangsætte en ny proces sådan som

det sagt skal jeg sige at vi ikke

vi se om parterne kan blive enige om en ny arbejdsskadeforsikring eller erstatning

en der er stærkt hjerneskadet og som er meget udadreagerende og ikke selv kan forklare

erstatningssystemet så skal man lægge sag an og politianmelde det det er sin sag at politianmelde en der ikke kan forklare hvorfor man gør

ikke det er rimeligt at at der så er regler for at

for tabt arbejdsfortjeneste hvis man er sygemeldt man

ikke det er rimeligt at der skal være ordnede forhold så man kan få den samme erstatning som en

hjerneskadede det kan være autister der ikke rigtig er klar

blive udsat for vold

reaktioner som måske ikke er tilsigtet men som kommer automatisk fordi klienten ikke er i stand til at formulere sig på den rigtige måde det skaber nogle problemer for offentligt ansatte

hjælpe dem og kan føre til længerevarende sygdom for

det kan føre til noget psykisk og det kan føre til

selvfølgelig også at vi skal

meget vanskeligt at arbejde med nogle der ikke kan udtrykke sig på den rigtige måde

under trepartsforhandlinger men trepartsforhandlinger er normalt mellem regeringen og fagforeningen og og arbejdsgiverne

ude på de private arbejdspladser

kan sige klienter der ikke kan udtrykke sig der er udadreagerende

tilvejebringe de rigtige

omfattet af arbejdsskadeforsikring på normal vis

og hvor de bliver udsat for vold jeg tror ikke på at det her med vold er så udbredt igen på det private arbejdsmarked

er nogle bestemte grupper der er særlig udsatte og det skal vi selvfølgelig tage højde for jeg håber at vi kan opnå bred opbakning

til det det her forslag vi har hørt

når regeringen er nået så langt frem

en der er stærkt hjerneskadet

når man siger arbejdsmarkedets parter

hvis man kunne sikre sig at alle dem der er berørt af det kom med i sådan nogle forhandlinger om hvordan det skal laves så er det en mulighed

på åben gade eller fordi man nu engang har involveret sig i noget på en bar lørdag aften

som medarbejder et sted er kunderne slår en eller at leverandørerne flår i ens tøj men arbejder man på et opholds eller bosted for for eksempel

syge psykisk ustabile personer eller kriminelle er risikoen for vold på arbejdspladsen altså en del af hverdagen

ledelse og medarbejdere at ruste sig til at håndtere på bedste vis men ikke desto mindre

er det jo sådan at uanset hvor professionel en tilgang man har

så sker det altså nogle gange de steder hvor man arbejder med nogle af de mest udsatte og voldelige borgere derfor kan det jo

men også rigtig slemme situationer som kan give varige fysiske

kan det gå fuldstændig galt i situationer hvor voldsudøveren på ingen måde kan siges at være ved sine fulde fem og derfor måske ikke engang juridisk kan siges at stå til ansvar for sine egne handlinger men det ændrer ikke på at skaden er sket

hjælper for eksempel er blevet udsat for ganske alvorlige overgreb derfor finder vi det

på linje med for eksempel private børnehaver skal kunne tegne en ansvarsforsikring på vegne af brugerne så for eksempel en pædagog ikke skal trække en stærkt handicappet person gennem retssystemet for at få den erstatning man ville have fået hvis man var blevet slået ned lørdag aften det er aldeles uværdigt

man skal også huske at det her personale jo netop udsættes for vold fra personer som de ellers prøver at passe på

så er det altså rigtig hårdt også psykisk at skulle køre en civil retssag

i øvrigt er det også helt urimeligt at man skal køres igennem det da der jo egentlig er tale om et arbejdsforhold

og det er netop derfor at vi med beslutningsforslaget jo ikke beder om en fiks og færdig løsning som vi har siddet og strikket sammen men netop om en samlet rapport som gør det klart hvordan vi løser de her dilemmaer

og det håber vi at vi kan få skabt opbakning til og i hvert fald tyder noget på at der også er

overlade mest muligt til arbejdsmarkedets parter men

med muligheden for at tegne de her forsikringer handler om kommunalfuldmagten

derfor kræver det her et større samlet billede hvor arbejdsmarkedets parter

derfor anbefalingen om at vi får lavet en samlet rapport og

helt ærligt ikke været nogen der mener

været udsat for vold så har man mulighed for at få

kompensation derudover synes jeg

også at vi skal prøve på at holde kommunerne fast på at det er dem der er arbejdsgivere det er dem der skal sikre at der et godt arbejdsmiljø det er dem der skal sikre at medarbejderne bliver behandlet på en god og en ordentlig måde

den kompensation de har behov for og krav på hvis de bliver udsat for et dårligt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads

lider af stærke sygdomme eller problemer på andre måder

og derfor nedsættes erstatningen i offererstatningsnævnet hvis

dér og beder om at få en erstatning så når venstre forsøger at tørre det her problem af

må man jo nok sige at det har de offentligt ansatte da forsøgt før de gik til

samtaler og drøftelser bygger på anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet fra december tusind og fjorten udvalget har blandt andet anbefalet at der indføres mulighed for erstatning for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i det omfang anbefalingerne følges vil problemet

erstatning til personer der har været udsat for vold på arbejdet blive mindsket signifikant på den baggrund også med tanke på det som ministeren også

det er mest naturligt at vi afventer partsdrøftelserne og de efterfølgende politiske drøftelser før det overvejes at igangsætte

sige det endnu mere klart det er min klare opfattelse at

forhandlingerne hos arbejdsmarkedets parter er fremskredne

en løsning skal der på bordet regeringen kan på baggrund af

det jeg lige har sagt på nuværende tidspunkt ikke

ikke får den erstatning som jeg mener at de burde få selv om der er forskellige måder at få erstatning på jeg mener også at

sørge for sine ansatte ikke kun når det handler om at at reparere men også forebygge samlet set

ville jeg bare ikke ikke gentage mange af de ting som ministeren meget rammende havde sagt i forvejen

fuld enighed i regeringen om

det håber jeg også er lidt mere afklaret nu

med hensyn til mulighederne for at få andre erstatninger vil jeg nævne et eksempel som jeg har her med en folkeskolelærer som blev slået og sparket af en tretten årig elev erstatningsnævnet er der søgt erstatning hos og de mener at der var tale om en pædagogisk konflikt der udviklede sig og de ville ikke give erstatning det betyder altså

acceptere at de i højere grad kan få bank end andre mennesker i samfundet

der er også ældre demente der slår sosu medarbejdere alle de funktioner i samfundet skal besættes det har vi som samfund brug for og

rimeligt at det skal være sådan at man som offentligt ansat bliver betragtet som voldsoffer i fuld udstrækning ligesom hvis man gik på gaden som

derfor er det galt som det fungerer nu og det er på den måde en helt uholdbar situation i beslutningsforslaget er

beskrevet

får nikket en skalle eller bliver slået ned bagfra på åben gade

end de erstatninger der er tale om

så det har simpelt hen ikke sin rimelighed at man om jeg så må sige

skal nøjes med en arbejdsskadeforsikring som alle jo får også i de fag hvor man ikke bliver udsat for vold

når man bliver udsat for vold er der sket en ekstra stor skade og det berettiger selvfølgelig til at man også får en erstatning som et almindeligt voldsoffer

den her sag er som det også er blevet belyst i flere indlæg fra talerstolen

det er også blevet nævnt og det er jo rigtigt at hvis det skal løses så skal man involvere både justitsministeriet i forhold til erstatningsreglerne

finder at den mest betryggende måde det

at gøre det som står i beslutningsforslaget nemlig

at nedsætte nedsætte et udvalg med relevante eksperter og interesseorganisationer

dansk arbejdsgiverforening danske regioner erstatningsnævnet foa forsikring pension ftf kommunernes landsforening landsforeningen lev rigsadvokaten rigspolitiet sind og

der bliver også nævnt advokatfirmaer

det tror jeg vil være den mest betryggende metode

det er noget som går væsentlig videre end bare til spørgsmålet om

almindelig arbejdsskadeforsikring og de problemer som man kan drøfte i den forbindelse

regeringspartiernes ordførere

det er nødvendigt at det bliver sagt at man lover at det her problem

efterfølgende politiske drøftelser så må der afgives et løfte om at den her ulighed der er for voldsofre afhængigt af om man er almindelig borger eller offentligt ansat

jeg har hørt nogle hensigtserklæringer i den retning altså at det er i den retning man arbejder

jeg vil meget gerne efterlyse at det bliver sagt med meget meget klar tekst at den her forskelsbehandling af voldsofre alt efter

lover man bliver bragt til ophør når man skal konkludere vedrørende

for vold på deres arbejdsplads som andre borgere ville kunne få hvis de ikke var på arbejde da de blev overfaldet

man ikke kunne få den samme erstatning fordi det nævn har fastslået at hvis man arbejder med borgere

udadreagerende adfærd for eksempel på grund af en hjerneskade et andet fysisk handicap eller

sociale problemer som jo også eksisterer

har man været bekendt med risikoen og så er der heller ikke egentlig tale om et fortsæt fra borgerens side borgeren gør det

derfor kan den offentligt ansatte ikke få den samme erstatning som en person der

for at tegne en ansvarsforsikring for beboere der

men det kan ikke lade sig gøre fordi det vil være i strid med kommunalfuldmagten for kommunerne at påtage sig et ansvar for borgeres skadevoldende adfærd

også udelukket i sidste ende

offentligt ansat nødsaget til at føre en civil retssag mod borgeren og påstå erstatning efter erstatningsansvarsloven

den samme erstatning for svie og smerte som alle andre borgere der udsættes for vold

at man som offentligt ansat ikke har

samme forhold som alle andre for det andet

politianmelde eller føre en

vil betyde at man skal trække en borger igennem et meget hårdt

for dem forvirrende retssystem for at få en erstatning det vil også som vi hører fra mange af de

hvis man skal stå over for hinanden i en kold retssag og senere skulle fortsætte et forhold

for borgerens skyld og som et led i den ansattes arbejde vi mener ikke noget vi kan byde offentligt ansatte det ansatte der arbejder med borgere der har så mange udfordringer i livet som de her mennesker har og gør en enorm stor indsats på vegne af os alle sammen og

det indebærer en utrolig

relativt set lav løn vil jeg sige

for vold i forbindelse med deres arbejde

have den erstatning de har krav på

ikke at man har nogen forståelse for det store og vigtige arbejde de udfører det er klart enhedslistens holdning at den bedste løsning pt ville være at give kommunerne mulighed for at tegne en ansvarsforsikring på vegne af borgere der er i deres varetægt og som er visiteret til tilbud efter serviceloven og som altså har en udadreagerende adfærd

flere måneder i samarbejde med de øvrige

beslutningsforslagsstillere at finde ud af

minister der overhovedet kunne hjælpe os med den her problemstilling fordi det jo altså

justitsministeriet beskæftigelsesministeriet og

økonomi og indenrigsministeriet vi mener som udgangspunkt

at en del af løsningen på det her kan ligge hos arbejdsmarkedets parter men det er altså også

gerne at man havde igangsat den her udredning af de forskellige løsninger så vi kunne få den bedst mulige men vi har også hørt at

på arbejdsmarkedet det ved jeg at der bliver gjort rigtig meget for både i den offentlige sektor og i den private sektor og mange af de løsningsforslag tror vi egentlig også er bedst er bedst hvis de ligesom fremkommer

så synes vi det er lidt utidigt at vi nu fra folketingets side skal igangsætte

endnu en rapport på det her område det mener vi ikke der er brug for hvis det er sådan at man

partiernes side har nogle konkrete løsningsforslag som man mener vil kunne

så bring dem til til torvs og så kan vi jo snakke om dem

foregår forhandlinger på baggrund af jørgen søndergaard rapporten om arbejdsskader det er faktisk relativt lang fremskredet jeg tror

er at det her problem er et reelt problem

det er positivt og der er kommet mange positive tilkendegivelser

tror det kan være der er lidt misforståelser

en kommune ikke kan tegne en

jeg tager for gode varer fra ministeren er at

for dem der arbejder med med borgere der har særlige problemer

til sidst om at problemerne

vil blive løst og hvis ikke de bliver løst i forbindelse med trepartsforhandlingerne

er ministeren indstillet på at

løsning det tager jeg også for gode varer nu ved vi

jeg synes der er så bred opbakning at uanset hvilken regering vi får efter et valg

grundlag for at der skal findes en løsning på det her problem det føler jeg at der er tilsagn fra alle partier

ser frem til det resultat der kommer på et tidspunkt

bare spørgsmålet hvornår det kommer det ministeren så ikke lige sige nu og her men

bestemmelser

tre og halvfems og senest har vi i beskæftigelsesudvalget haft et samråd hvor det også har været diskuteret

meget klar det går vi ind for vi ser arbejdsklausuler som et vigtigt element i indsatsen for at forhindre social dumping siden regeringen kom til har det været højeste prioritet for

netop at komme social dumping til livs det er blandt andet blevet muliggjort ved de finanslovsaftaler som vi har indgået med enhedslisten det vil jeg gerne kvittere for regeringen har også sammen med enhedslisten og sf allerede taget en lang række af de initiativer der skal sikre at vi fortsat har fair spilleregler på det danske arbejdsmarked vi har øget brugen af klausuler

statslige selskaber skal bruge arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge og anlægsprojekter

og vi har øget kontrollen ude på arbejdspladserne

vi har skærpet kravene til registrering af udenlandske virksomheder og vi har styrket sanktionerne vi har styrket indsatsen i rengøringsbranchen med kontrol og indførelsen af

og vi har afsat midler til bekæmpelse af og kontrol med ulovlig godstransport brugen af arbejdsklausuler

af de effektive midler netop imod social dumping derfor og netop derfor blev regeringen

danske regioner og kl ved økonomiforhandlingerne forrige år enige om at arbejdsklausuler i kommuner og regioner skal søges udbredt til alle udbudskontrakter inden for bygge og anlægsarbejder samt øvrige udbudskontrakter

må findes hensigtsmæssigt det har så efter min opfattelse rent faktisk virket kl offentliggjorde den tolvte marts i år en undersøgelse af blandt andet brugen af arbejdsklausuler i kommunerne denne undersøgelse viser

at syv og halvfems procent af kommunerne bruger arbejdsklausuler eller overvejer at vedtage retningslinjer for brug

ofte anvender

i bygge og anlægskontrakter jeg synes at

sted dokumenterer at vi er på rette vej at det har kunnet lade sig gøre at øge brugen af arbejdsklausuler i kommunerne ad frivillighedens vej

den rigtige vej at pålægge kommuner og regioner at bruge arbejdsklausuler sagen er at hvis vi ved lov pålægger kommuner og regioner at bruge

vi lige præcis bevæge os ind på et område som vi traditionelt overlader til arbejdsmarkedets parter hvis en forpligtigelse af kommuner og regioner skal give

skal det fremgår tydeligt af loven hvordan arbejdsklausuler skal se ud vi ville hvis vi skulle lovgive være nødt til at anmelde

der skal indgå i opgørelsen af løn til de lønmodtagere der er ansat til at udføre det pågældende arbejde løn er ikke noget som vi normalt lovgiver om i danmark det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter

gerne opsummere hvordan regeringen ser på de to beslutningsforslag det vil ikke være juridisk muligt at forpligte kommuner og regioner til at bruge arbejdsklausuler via cirkulærer det ville jo være juridisk muligt at forpligte kommuner og regioner til at bruge arbejdsklausuler via lovgivning herom men regeringen mener at det er en dårlig idé fordi det vil forudsætte lovgivning om lønforhold og dermed ville det ikke være i tråd med den danske model vi tror faktisk på og vi synes også det er dokumenteret at frivillighedens vej virker så vi kan ikke støtte beslutningsforslagene men vi støtter

til den og det på trods af at kl jo slog ud med armene og sagde at alt så rosenrødt ud at næsten alle kommuner bruger arbejdsklausuler men vil ministeren bekræfte

den samme rapport viser at ja når vi taler

omkring halvfems procent

altid eller overvejer det men det er kun fem og tredive procent af kommunerne der bruger arbejdsklausulerne altid det vil sige at der er en lang række tjenesteydelser ude i kommunerne hvor man ikke sikrer sig

sikrer ordentlige løn og arbejdsvilkår

sikre at det kommer

det her spørgsmål på dagsordenen der var jo ikke nogen der diskuterede noget

lignede det her før vi fik et regeringsskifte

fortsætter vi diskussionen på det her område vi konstaterer at kommunerne bruger det her som et effektivt redskab mere og mere og det synes jeg bare

står i konventionen at alle offentlige kontrakter og offentlige myndigheder

så er spørgsmålet bare hvorfor ministeren synes

områder og det er regioner og kommuner

arbejdsmarkedets parter siger ministeren

så på statens område der er det helt okay at bruge arbejdsklausuler

aftalen blev implementeret i dansk lov

og da var de daværende lokale og regionale myndigheder ikke med og der er det også jeg meget præcist har forklaret at hvis vi

det afgørende skridt som jeg ikke vil være med til at

fraviger den danske model hvor det er arbejdsmarkedets parter som aftaler hvad løn

er bare lidt mystisk at ministeren flere gange egentlig har

er helt udenfor jeg synes bare ikke det hænger sammen for

have ministeren til at bekræfte at regioner og kommuner så

øvrigt en og tredive procent af kommunerne som ikke fører kontrol med om om reglerne bliver overholdt så det kører noget på bedste beskub en hel del steder

er skattekroner der bliver brugt til social dumping for mig er det

meget svært at forstå hvorfor ministeren mener at der så er tale om lovgivning om løn og arbejdsvilkår når man tænker på at den bestemmelse der er i ilo konventionen

løn og arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller industri på den pågældende egn det er jo bare en henvisning til det lønniveau der er på egnen

konventioner min konklusion er sådan set bare meget klar og som det også blev sagt meget tydeligt på det samråd som

ikke nogen som helst tvivl om at hvis man forfølger det

skal være arbejdsklausuler i kommuner og regioner går man på tværs af den danske model det

og der vil jeg sige til herre eigil andersen at der er jeg ikke så juridisk funderet at jeg tør gøre mig

jeg vælger rent faktisk at følge de anvisninger og de henstillinger

der ikke anvender de her arbejdsklausuler og stiller krav om danske løn og arbejdsvilkår og der dermed altså bliver

er ministeren så ikke indstillet på at det skal vi

sådan at der i hundrede procent af tilfældene i kommunerne

min ordførertale fra sidste år jeg kan jo se at nogle

vil det jeg siger om lidt nok ikke komme som den helt store overraskelse for godt nok har forslagsstillerne

genfremsætte deres forslag men venstre har ikke ændret syn på sagen siden sidst jeg håber naturligvis ikke en for stor skuffelse for forslagsstillerne venstre er imod social dumping vi mener bare ikke at løsningen er lovgivning

overenskomstmodel og bekæmpe social dumping og det lyder da også ganske tillokkende når man i forslagene sigter mod at danske skattekroner ikke anvendes

de overenskomstmæssige vilkår men problemet med forslaget opstår når man endnu en gang forsøger at lovgive sig ud af udfordringerne den danske model handler jo netop om at arbejdsmarkedets parter arbejdsgiver og arbejdstager aftaler hvordan arbejdsforholdene ligger

netop en overenskomst derfor mener ikke overraskende at det er et skridt i den forkerte retning når forslagsstillerne vil regulere arbejdsmarkedet et interessant spørgsmål kunne være om man så ønsker at gøre ligesom i tyskland og i morgen fremsætte et beslutningsforslag om en fastsat mindsteløn det tror jeg ikke forslagsstillerne

det kan vi naturligvis debattere senere

kvælertagslignende forhold hvor politikerne her i folketingssalen blander sig

det går venstre ikke ind for derudover

har en række negative konsekvenser for de virksomheder der pålægges uforholdsmæssig store byrder

kædeansvar er problematisk for de mindre og mellemstore virksomheder fordi de vil

vil skabe en skævvridning skævvridning

i konkurrencesituationen kort sagt kædeansvar vil udelukke en lang række mindre og mellemstore virksomheder fra at byde ind på offentlige opgaver da man simpelt hen ikke har ressourcerne til at imødegå de store transaktionsomkostninger

forslagsstillernes forslag vil medføre

jeg er ret sikker på at regningen for den her ulige konkurrencesituation yderligere bureaukratiske omkostninger

der hvor den plejer nemlig hos forbrugerne

det samme og det betyder at dygtige danske virksomheder der er konkurrencedygtige herhjemme vil få svært ved at blive konkurrencedygtige i udlandet

danmark udføres inden for de i loven givne rammer men det er jo primært de forskellige myndigheders opgave at kontrollere at loven bliver overholdt

største virksomheder der rent faktisk har ressourcerne evnen og den nødvendige viden til at kontrollere deres underleverandører ned i mindste detalje

om hvorvidt forslaget strider mod gældende

også sidste år det er tvivlsomt om staten kan pålægge regioner og kommuner at anvende arbejdsklausuler som ifølge ilo konventionen fire

i genfremsættelsen af beslutningsforslaget er det så at beskæftigelsesministeriet udsendt et cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

set ikke på at forslaget er til skade for konkurrenceevnen og dansk økonomi

3f rapporten viser at en stor del af landets kommuner af sig selv kan finde ud af at anvende arbejdsklausuler uden

træffer beslutning om at lovgive på alles vegne i venstre har vi tillid til arbejdsmarkedets parter vi har tillid til den danske model og vi behøver ikke at stille krav til virksomhederne om hvilken løn deres medarbejdere skal have hvordan arbejdstiderne skal ligge og så videre

med dansk folkeparti stemt for at man i finansloven for to tusind og fjorten får en pose penge til

at bekæmpe social dumping og et af de indsatsområder er nemlig bilaterale aftaler med de forskellige lande jeg spurgte

hvordan går det så med de her bilaterale aftaler regeringen har skyndt har skyndt sig ganske langsomt på det her område

den første aftale indgået medio april altså en år og tre en halv måned efter at arbejdet blev igangsat i folketingssalen

ud under mine buskede øjenbryn ned på forslagsstillerne og tænker hvis man nu fremsætter det her forslag og det gør man jo

regeringen skynder sig langsomt på de områder man ved virker i bekæmpelsen

ikke nødvendigvis en overenskomst men overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår

om det var et indgreb i den danske model det vil jeg så gerne lige have et svar på men hvis nu svaret er

efter ordførerens opfattelse ikke er et indgreb i den danske model når vi stiller de krav hvad er så begrundelsen for at vi ikke må stille de samme krav til regioner og kommuner

løn arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendes fag eller industri på den egn hvor arbejdet udføres der står ikke

en gåde hvordan det kan blive vendt til

med den her generelle bestemmelse

inden for det pågældende fag på den pågældende egn

det forhold at hvis man forlanger arbejdsvilkår der skal overholdes skal det være klart for alle hvad det er for nogle arbejdsvilkår man skal overholde og et krav

danske overenskomster skal følges er ikke klart nok danske overenskomster er desuden bygget op på at man ikke bare kan pege på en løn og

arbejdsvilkår i kroner og øre den danske model og det er derfor jeg binder det sammen bygger jo netop på at fagbevægelsen ved brug af trusler konflikt og arbejdsredskaber

kan tvinge arbejdsgiverne til at indgå en overenskomst

beslutningsforslag

vi vil ikke finde os i at nogle ikke spiller efter reglerne

det underminerer vores arbejdsmarked og det skal vi bekæmpe

godt med debatten i dag den viser også at der er en stor del af folketinget som fortsat har fokus på at komme social dumping til livs og de intentioner kan vi forhåbentlig bygge videre på og der er helt bestemt en masse at bygge videre på mens socialdemokraterne har siddet i regering har vi taget mange vigtige skridt i indsatsen mod social dumping og det var tiltrængt for ti år med en borgerlig regering var én lang ørkenvandring i forhold til kampen mod social dumping det var ikke på dagsordenen det blev ikke prioriteret

det kræver mange indsatser og et langt sejt træk det er vi heldigvis stærke kræfter også her i dag der er villige til ministeren har allerede meget fint redegjort for

i kampen mod social dumping men jeg vil alligevel gerne fremhæve nogle af de initiativer der har været

og som og som har været igangsat inden for de sidste tre en halv år vi har sikret flere kontroller og aktioner mod arbejdsgivere der bryder reglerne

vi også sikret at det kan mærkes på pengepungen

sikret at der er store statslige byggeprojekter

af arbejdsklausuler i kommuner og regioner

styrket fagbevægelsen og det organiserede arbejdsmarked ved blandt andet at sikre et større fradrag for faglige kontingenter

og uundværligt våben i kampen mod social dumping

vi behandler nu har til formål at gøre det lovpligtigt at indføre arbejdsklausuler når alle offentlige myndigheder indgår kontrakter som det er i dag er det kun statslige myndigheder er forpligtet til at indgå aftaler om arbejdsklausuler for kommuner og regioner er det derimod frivilligt og som ministeren også har redegjort fint for

få år i forhold til hvor seriøst man tager det i kommuner og regioner med andre ord de frivillige ordninger er faktisk begyndt

hvis vi skal i mål med det her lange seje træk

det skaber noget lokal opmærksomhed det skaber noget lokalt engagement for at sikre gode løn og arbejdsvilkår og det er det vi ser effekten af nu jeg tror

er antallet af kommuner der tager det her seriøst vokset man er faktisk begyndt at stille kravene når man sender ting i udbud og jeg tror

faktisk også gør at man ikke alene kræver det på papiret

noget politisk vilje til at kontrollere det og sanktionere det hvis man fanger nogle der ikke lever op til de regler

ellers bliver det bare ord på et stykke papir

det i hvert fald nu er den mest effektive vej at gå jeg er glad for at kommuner og regioner har fået skred i tingene jeg er glad for at vi nu ser en stigning hele vejen rundt

man har set gå foran i den her kamp men det glæder mig at se at det også

vi skal bygge videre på via kommuneaftaler via de

ordføreren er enig i det princip så vil jeg gerne høre ordføreren støtter ordføreren det krav ønske kald det hvad man vil som lo og ftf har nemlig at det bliver obligatorisk for alle offentlige myndigheder at bruge

bliver obligatorisk for alle offentlige myndigheder at bruge de her arbejdsklausuler hvis ordføreren skulle finde på at sige ja

gerne høre noget om hvordan ordføreren så forestiller

altså at vi på en eller anden mærkelig måde skal kunne pålægge regioner og kommuner at bruge de her arbejdsklausuler hvordan skal det i givet fald ske men først vil jeg gerne høre om ordføreren støtter det forslag der er fra lo

har fået kommunerne til at indse det her er nødvendigt har fået rejst en debat har synliggjort hvad kommunerne egentlig må og så tror jeg også meget stærkere på at de rent faktisk går op i at det bliver kontrolleret

man vil ikke gøre noget ved det så er det okay med socialdemokratiet at der er nogle kommuner der altså ikke stiller krav om danske løn og arbejdsvilkår at der er kommuner som laver social dumping for skatteborgernes penge er det så okay set med

diskuterer i dag er hvordan vi kommer det bedst muligt til livs hvordan vi kommer derhen hvor vi alle sammen i fællesskab gerne vil hen

at vores fælles skattekroner ikke bliver brugt på social dumping

her hvor vi er nu hvor der faktisk er skred i det i det kommunale og regionale regi hvor der er ejerskab hvor rigtig mange politikere er begyndt at gøre rigtig meget ved det her

håndhævet at der bliver brugt ressourcer på at kontrollere de folk der for eksempel bygger den lokale folkeskole og at der hvis man finder ud af at reglerne bliver brudt så også bliver sanktioneret og vi ved godt det tror jeg vi alle sammen ved at

ikke er nok at stille kravet der skal også følges op og der skal også være den politiske vilje til

at skride ind hvis reglerne bliver brudt jeg tror på at det lokale ejerskab i den sammenhæng er rigtig vigtigt

hvis ikke de opfylder kravene men hvis nu arbejdsklausulerne blev indført

at forholde sig til over for

fik udbudet og det

sådan efter forgodtbefindende hvem kan hvem kan nu komme efter hvem og

bruger arbejdsklausuler men hvordan vil

i virkeligheden at man fra dansk

forstår jeg ikke ordførerens

lange forklaring om at hvis det bare står på papir

også blev til virkelighed i den sammenhæng

måske ville være sjovere bare at få lidt mere for pengene på kort sigt jeg tror bare det er dyrere på lang sigt jeg tror det koster danske arbejdspladser og jeg tror ikke vi er tjent med et arbejdsmarked der ikke overholder de her regler så selvfølgelig går jeg ind for at vores fælles skattekroner ikke skal bruges på social dumping og jeg går ind for alle de redskaber der kan få os derhen

ikke bliver overholdt og hvor der måske også fra arbejdsgiverside bliver fusket

ikke bliver indbetalt indkomstskat og moms det er fuldstændig uacceptabelt jeg vil også gerne starte med

nuværende regering det gjaldt både mens sf sad i regering men det gælder også

og det er en helt anden

og kamp imod social dumping som er lavet efter at herre lars løkke rasmussen ikke længere er statsminister der er lavet i hundredvis af razziaer i fællesskab mellem arbejdstilsynet skat og politiet og der er afsløret mange mange ulovligheder der er forhøjede bøder for overtrædelse af diverse regler der er lavet

det der hedder ulovlig cabotagekørsel og en lang række andre ting og når man

der har været den her store indsats imod social dumping det er vi meget glade for hvis vi så retter blikket fremad og vender det

som indledning at ved siden af at det er vigtigt for os at danske lønmodtageres job ikke bliver undermineret

er det også meget vigtigt for os at man ikke underminerer de danske firmaer

gerne vil overholde reglerne og som gerne vil følge de danske overenskomster indimellem mener jeg

det er et overset aspekt i den her debat der er heldigvis mange arbejdsgivere i danmark som gerne vil aflønne deres folk på en ordentlig måde og give dem nogle ordentlige arbejdstidsregler nemlig dem

står i overenskomsterne og det betyder

som så vil noget andet

for blandt andet nogle af de udenlandske firmaer som

de danske arbejdsgivere som gerne vil opføre sig ordentligt så er der et andet aspekt og det er

kampen mod social dumping heldigvis er en folkesag det er den af to grunde

ens job forsvinder fordi der kommer nogen til landet som arbejder til underbetaling og når de arbejder til underbetaling skal vi alle sammen huske at det er arbejdsgiverne som forsynder sig i de her sammenhænge fordi det er arbejdsgiverne som

udnytter arbejdskraften på det groveste for at arbejdsgiverne selv kan score kassen

forringet hvis der er tale om social dumping det bliver den på den måde at hvis der underbetales og der svindles med indbetaling indkomstskat og moms

betyder det færre penge i statens og kommunernes kasser og det betyder igen at der er færre penge til vores fælles velfærd sfs krav er derfor at alle kommuner og regioner altid skal kræve danske løn og arbejdsforhold ved udbud på alle arbejdsområder

de her to beslutningsforslag som er fremsat af enhedslisten og

at der er problemer med den kommunale kontrol i de tilfælde også hvor man har et princip om at der skal være danske løn og arbejdsvilkår og det er også fuldstændig korrekt at der er en og tredive procent af kommunerne som i dag ikke har kontrol med om deres arbejdsklausuler overholdes det er altså dem som frivilligt

om de bliver overholdt og det er naturligvis et stort problem som der bør arbejdes med efter sfs mening er det en naturlig ting at man som kommune inddrager fagbevægelsen i sådan et kontrolarbejde for hvem er det der har forstand på at læse danske overenskomster og

stilling til om de bliver overholdt ja det er da især fagbevægelsen til slut vil jeg gerne sige

hvad der vil ske hvis der ved det kommende folketingsvalg kommer et borgerligt flertal det er jo tydeligt fremgået af debatten

dag fra venstres side

de er imod at man

og der blev ikke svaret klart på at man vil beholde reglen inden for det statslige system så det vil sige at der er en risiko for at venstre vil konkludere at også når staten udbyder et arbejde skal man fremover ikke længere

det er jo liberalismen i sin konsekvens der er tale om så på den måde må jeg sige

de danske lønmodtagere står over for en rigtig grum virkelighed hvis der skulle gå hen og blive et

jeg håber inderligt at de danske lønmodtagere

vil tage i betragtning at der kan komme til at ske nogle rigtig dårlige ting vedrørende kampen mod social dumping hvis der pludselig skulle vise sig et borgerligt flertal og en borgerlig

er altså udtryk for at man både vil blæse og have mel i munden man vil have at overenskomster fortsat skal være private

skal indgås af arbejdsmarkedets parter den del er vi enige i men så vil man også have at de skal gælde

det kan vi ikke tilslutte os styrken ved den danske model er netop at det er arbejdsmarkedets parter der indgår aftalerne det synes vi at man skal værne om hvis det er sådan at man ønsker at lovgive om at

skal opretholdes visse løn og arbejdsforhold skal der stå i loven

derfor er det et brud med den danske model når man vil indføre den her type

at tredive kroner i timen er okay

at vi bakker op om den model vi har i danmark

udgangspunktet er at løn og arbejdsforhold aftales mellem

en arbejdsgiver eller arbejdstager der kunne blive enige om tredive kroner i timen

i danmark jeg er ikke bekendt med at det sker og jeg tror

vil kunne finde mange eksempler på at det sker

de aftaler som arbejdsmarkedets parter indgår bliver overholdt så kunne man jo sende nogle ud fra

sørge for det derfor tror vi

konsekvenserne af at gennemføre en

at vi vil få et helt fundamentalt anderledes arbejdsmarkedet end det vi har i dag det vil betyde at vi politikere i langt højere grad end i dag vil skulle tage stilling til hvad

at politikerne skal det mener vi ligger godt hos arbejdsmarkedets parter som jo i dag har værktøjer som de kan tage i brug hvis det er sådan at de ønsker

og det gør de også i rigt omfang i dag

bekræfte at der intetsteds hverken i ilo konventionen eller i ministeriets cirkulære om brugen af arbejdsklausuler eller i det fremsatte forslag fra enhedslisten og dansk folkeparti står noget som helst om at man skal lovgive om lønnens størrelse vil ordføreren bekræfte

de her arbejdsklausuler som indeholder kædeansvar så skal de jo vide hvad det er de skal forholde sig til

til at stå i loven hvad det er for en løn man skal udbetale for eksempel

komme uden om det gør der ikke i dag fordi man ikke har den her type lovgivning men det vil være konsekvensen

vil være at man indfører en lovbestemt mindsteløn og det

heller ikke fra fagbevægelsens side jeg tror det fungerer ganske godt som det gør i dag

arbejdsgiverne der sammen bliver enige om hvad for nogle løn og arbejdsforhold der skal

det ved de langt mere om

ilo konventionens artikel fire og halvfems ret bredt også bredere end

gøre i forhold til hvad det er vi har vedtaget i danmark hvor det netop kun gælder

vil også udbrede det til kommuner og regioner det er der ikke grundlag for

en lønmodtager og arbejdsgiver er der ikke nogen

sådan forstod jeg også det der blev sagt fra talerstolen

tredive kroner i timen det er som ordføreren har udtalt

sf når vi taler om at det offentlige skal udbyde noget arbejde der vil vi sikre at der ikke er nogen af de private firmaer som aflønner deres medarbejdere med tredive kroner i timen vi vil sikre at de skal have hvad der svarer til en overenskomstmæssig løn og der er altså som sagt en afgrund til forskel på liberal alliance og

ikke se at det tilkommer andre at blande sig i den aftale

sådan den danske model virker i dag

alle mulige andre forhold der gør at vi ikke ser lønninger til tredive kroner i timen i

har noget med at gøre at vi er meget produktive det er det der ligesom giver fundamentet for høje reallønninger vi har investeret der er lavet massive investeringer gennem årtier ude i virksomhederne der gør at man står med ny teknologi nye maskiner nye computere osv der øger

er jo en konkurrence mellem arbejdsgiverne om at tiltrække arbejdskraft det er den konkurrence mellem arbejdsgiverne der også over tid presser lønnen op de må jo betale det der skal til

forhold der gør at vi har høje lønninger i danmark det

at indføre kædeansvar eller arbejdsklausuler eller noget som helst andet

for at få bygget noget end nødvendigt

færre penge at bruge til andre ting så er

bruge i uddannelsessektoren og det synes vi altså også

det vigtige er at man som offentlig myndighed bruger skatteborgernes penge med størst mulig omtanke og det er ikke størst mulig omtanke

ser stort på den danske model og at de egentlig er ligeglade med

om den danske model overlever

at så er man klar til at ødelægge den danske model hvis det bliver indført betyder det så at lo og ftf er helt forkert på

situationen når de går ud og anbefaler at

som den danske model forstås i dag hvis det er sådan at man indfører den her type arbejdsklausuler og kædeansvar som jo gør at netop los overenskomster skal udbredes til alle

gælde for de kristelige og det ved jeg ikke om herre bent bøgsted synes er en god idé

danmarks radio og alle mulige som på en eller anden måde er støttet af det offentlige skal have arbejdsklausuler og det er et brud med den danske model det kan man ikke komme komme uden om det kan man ikke bortforklare på nogen

som er imod bekæmpelsen af social dumping men det er som om forslagsstillerne kommer til at glemme og det vidner debatten også lidt om at vi jo i danmark faktisk er verdensberømte for den danske

på arbejdsmarkedet og en model som virker rigtig godt og som vi kan være rigtig stolte af men forudsætningen for den danske model og for at den danske model virker

tør overlade indflydelse og ansvar til arbejdsmarkedets parter

det gør vi jo men det betyder at vi er varsomme med at lovgive og vi har lovfæstet en del regler på

vi har gjort det i samråd med parterne her har vi i fællesskab vurderet at der var behov for lovgivning for at sikre de ansattes sundhed og sikkerhed

har vi altså en flot tradition for at disse ordnes mellem fagforeningerne på den ene side og arbejdsgiverne på den anden side

samtidig parternes pligt at sikre at disse forhold overholdes sådan ønsker vi også at det skal være i fremtiden både fordi det er den mindst bureaukratiske måde og fordi vi mener det er den mest effektive måde at regulere løn og arbejdsforhold på i danmark

også på sigt den mest effektive måde at forhindre social dumping på laver vi en masse komplicerede regler underminerer vi ikke bare den danske model nej vi risikerer også at det er de store virksomheder og kun dem som

reglerne og som uden for store meromkostninger kan håndtere det ekstra bureaukrati som vil følge med så får vi altså en situation hvor de små virksomheder ikke kan klare sig i konkurrencen med de store når der skal bydes på offentlige opgaver og samtidig risikerer vi at stille danske virksomheder ringere end deres udenlandske konkurrenter og begge dele kan i sidste ende

som vil betyde at mindre virksomheder bliver udkonkurreret fordi

at kædeansvar vil gøre at mindre virksomheder kan gå konkurs fordi de har leverandører som måske ikke betaler deres moms

tømrermester som skal hæfte for en af de leverandører det mener vi simpelt hen ikke er rimeligt og det har nu gennem hundrede år været god skik at det er arbejdsmarkedets parter som laver aftalerne

en grund til at vi ikke har en mindsteløn i danmark

mindsteløn lige nøjagtig ikke et redskab man kan bruge til at overbyde hinanden

der kunne komme i spil fra herre finn sørensen og enhedslistens side

at hæve mindstelønnen og så kunne man tiltrække nogle flere

sker det er det vi sikrer med det her men det vil man ikke så skal der være fri konkurrence på lønnen også i den forstand at den løndumping som vi

i offentlige kontrakter skal have lov at finde sted det er selvmodsigende

gerne vil bekæmpe social dumping og så anerkende at der er den politiske forskel og at vi bare ikke er enige i de løsningsmodeller som enhedslisten skitserer længere er den

det andet at vi har fået meget klarhed synes jeg

for og imod og det er altid godt det er jo bare endnu et skridt på den vej der før eller siden vil ende med at folketinget bliver nødt til at sikre at skatteydernes penge ikke kan misbruges til at understøtte social dumping og det er jo kernen i den her sag punktum mere er der ikke i det så hvorfor skal det være så svært har vi et problem her

nødt til at stille sig selv det spørgsmål ja det har vi fagbevægelsen oplyser det er byggeriets fagforening

at fyrre procent af de sager de har om løndumping vedrører offentlige kontrakter mere dokumentation tror jeg ikke vi behøver at hive frem lige i en forholdsvis begrænset taletid ellers kan man gå ind på 3fs hjemmeside eller på den side der hedder underbetaltdk

der vil man få syn for sagen derfor burde det jo være en smal sag at blive enige om at de krav der gælder for staten og for en række statslige virksomheder

også skal gælde for alle andre offentlige myndigheder og virksomheder men det er der så et flertal imod i den her sag

jeg erkender at det er gået fremad med kommunernes anvendelse af arbejdsklausuler det skyldes nok ikke mindst de debatter som en række fagforeninger og nogle partier i folketinget har rejst men trods mange års debatter er der stadig masser af kommuner nemlig cirka halvdelen der hænger i bremsen det fremgår jo klart af kls egen rapport som det så tog næsten trekvart år at få vristet ud af dem kun fem og tredive procent af kommunerne bruger altid arbejdsklausuler for vi er vel forhåbentlig enige om at det ikke kun skal gælde for byggeopgaver men for alle former for tjenesteydelser de færreste kommuner det er cirka en fjerdedel øver kontrol med

om kontrakten bliver overholdt kun cirka halvdelen benytter sig af det kædeansvar der skal til for at håndhæve den kun tredive procent sikrer sig at de kan bruge økonomiske sanktioner over for entreprenører og leverandører hvis de ikke overholder kontrakten og kun lidt over tres procent bruger ministeriets udmærkede cirkulære om det her spørgsmål så det burde dokumentere at der er behov for at vi går mere effektivt til værks så vi når i mål med et princip som alle siger de er enige om

et indgreb i det kommunale selvstyre herregud skal man le eller skal man græde det argument kommer fra en regering og fra et folketingsflertal der udøver et sandt budgettyranni over for kommunerne med økonomiske sanktioner hvis de

budgetter og regnskaber som de skal det argument kommer fra en regering og

folketingsflertal der gennem lov tvinger kommunerne til tvangsprivatisering

såkaldte fritvalgsordninger det argument kommer fra en regering der detailregulerer kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet helt ud i det absurde med en samlet lov og cirkulæresamling på cirka tredivetusind sider om hvordan kommunerne skal gebærde sig

i beskæftigelsespolitikken så skal vi le eller græde over det argument med indgreb i det kommunale selvstyre vi kan jo nævne hundredvis af andre eksempler på lovgivning hvor folketinget enten delt eller i enighed detailregulerer regioner og kommuners adfærd så hvorfor ikke lige her når det drejer sig om skattekronernes anvendelse

gode løn og arbejdsvilkår det tredje argument det er et indgreb i den danske model argumentet lyder at hvis vi

lovgivning til at pålægge kommunerne og regionerne at de skal bruge de her arbejdsklausuler så skal vi også lovgive om lønnens størrelse det er et indgreb i den danske model og det vil vi ikke og derfor vil vi ikke være med til det det er jo en herlig cirkelslutning man har fået lavet der men undskyld det hænger altså ikke sammen hvorfor er det et indgreb i den danske model hvis vi ved lov pålægger regioner og kommuner at bruge arbejdsklausuler men det er ikke et indgreb i den danske model når vi pålægger staten og statslige virksomheder at de skal gøre det der står intet i ilo konventionen eller i den danske bekendtgørelse om den at der skal stilles krav om ganske bestemte løn og arbejdsvilkår ministeriets cirkulære anbefaler jo selv at man henviser til de mest repræsentative overenskomster og vi må da formode at når parterne har indgået overenskomst er

fordi de har den fornødne klarhed i forhold til

en opfattelse af at det skulle være i strid med den danske model hvis vi gennemførte enhedslistens forslag her i dag det er tværtimod sådan at lo og ftf ønsker at det bliver obligatorisk for alle offentlige myndigheder at anvende arbejdsklausuler i henhold til den her konvention vi taler om de to organisationer forholder sig ikke til om det skal ske gennem lovgivning eller gennem en form for aftale imellem myndighederne fagbevægelsen og regeringen eller hvordan det nu skal skrues sammen men de er af den opfattelse at det skal være obligatorisk

i hvert fald ikke af den opfattelse at det skulle være et indgreb i den danske model hvis man gennemfører det på den måde som enhedslisten foreslår her bagved det hele rumsterer jo argumentet om eu

hvis vi laver noget lovgivning så skal vi også lovgive om lønnens størrelse men det argument har ministeren jo selv skudt ned gennem det svar jeg har fået på mit spørgsmål en

her bekræfter ministeren

pålægger regioner og kommuner at bruge de bestemmelser der ligger i ilo konventionen så skal vi også lovgive om lønnens størrelse og at lønnens størrelse så skal være i overensstemmelse med det her udstationeringsdirektiv der jo dikterer at vi til udenlandske tjenesteydere ikke må stille krav om mere end mindsteløn og overtidsbetaling der findes ingen domme der siger det det er noget man opfinder fordi det er en bekvem undskyldning for ikke at støtte det her forslag det kommer ikke bag på mig at venstre

stykket sætter de arbejdsgivernes ret til at dumpe lønnen højere end at det offentlige lever op til at være en god rollemodel

jeg må afvise påstanden om at det her forslag

skulle gå ud over de små virksomheder

hvis vi indfører de her regler og også det vi skal snakke om om lidt

det vil nemlig forhindre at der kan komme udenlandske virksomheder hertil og dumpe lønnen for

så skal de overholde det overenskomstmæssige niveau vi har i danmark ligesom det vil forhindre de undskyld mig ordet fuskerfirmaer danske virksomheder som meget gerne importerer billig østeuropæisk arbejdskraft for at kunne dumpe lønnen det er jo det vi sikrer ved at gennemføre sådan et forslag

men det er ikke så underligt at de borgerlige går imod det med venstre i spidsen med dansk folkeparti som

at der skal kunne konkurreres på lønnen sådan som det rent faktisk foregår ligesom venstre jo også har

forslag om et indgreb i konfliktretten så arbejdsgiverne frit kan shoppe rundt og tage den billigste overenskomst uden at fagbevægelsen kan gøre noget som helst ved det så kunne man jo undre sig

en lille smule over at de radikale er med på det hold

lave nogle gode aftaler om social dumping og de har også været med til at pålægge

de her arbejdsklausuler så hvorfor vil man ikke gå hele vejen men det er jo beskæmmende at socialdemokraterne ikke vil være med de burde da om nogen gå i spidsen sammen med os andre for at få slået det her søm i fordi det vil være et af de mest effektive redskaber i kampen mod social dumping vi overhovedet kan tage i anvendelse og det er jo så endnu mere skæmmende at socialdemokraterne ikke vil støtte forslaget fra lo og ftf om at det skal være obligatorisk for regioner og kommuner at

på et tidligere tidspunkt at det

bevare det flertal vi har nu ved det kommende folketingsvalg fordi det ville være et klart signal til de mange faglige aktivister der bar den her regering ind i regeringskontorerne ved sidste folketingsvalg at man lever op til sine løfter om at bekæmpe social dumping effektivt her er muligheden for at tage et skarpt redskab i anvendelse

det tror jeg virkelig i selv ville blive glade for socialdemokrater hvad dansk folkepartis forslag angår støtter vi

også det vi mener bare at vores forslag viser hvordan det kan gøres

det ville også være fint at få forpligtet regeringen på at gøre det cirkulære de selv har lavet for

stat og statslige virksomheder

et tilsvarende beløb jeg mener at den konkurrence som elektronikvirksomheder i danmark er oppe imod den lønkonkurrence de

er langt langt hårdere end den som byggebranchen er oppe imod

hvorfor det kun skulle gælde for statslige områder og ikke regionale og kommunale

der i konventionen står

forbindelse er det sådan at vi opfatter regioner og kommuner som offentlige myndigheder i

at kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler i bygge og anlægskontrakter efter retningslinjerne i dette dette cirkulære uanset kontraktens størrelse samt i

derfor var det jo nærliggende at sige hvorfor så ikke tage skridtet fuldt ud for at få det hele med

for regioner og kommuner

har ministeren så ikke tænkt sig vi har hørt meget om at det er et indgreb

danske model og at det er et indgreb i parternes selvbestemmelse

det er ok hvis det er på statens område der må man

så går det ud over kommunernes selvbestemmelse og så er det som herre finn sørensen sagde

rigtig mange andre områder hvor der bliver lavet lovgivning der går ud over kommunernes selvbestemmelse

vi jo ændret holdning

det her igennem tiden som udviklingen har været hvor vi

der kommer mere og mere social dumping til landet og derfor var det et nødvendigt skridt at sige

alle offentlige områder i hvert fald

mere besværligt på det private arbejdsmarked men det offentlige er til

der ligger konventionen som danmark ratificerede i nitten

fem og halvtreds så det var jo ligetil men

er en masse forklaringer på hvorfor man ikke kan gøre

det har vi hørt adskillige gange og det har vi også hørt i dag

skal laves arbejdsklausuler så hører vi at det

lo i hvert fald vidste hvad

være et indgreb i den danske model

altid taget for givet og det går jeg da også ud fra at de

skulle indføres men men det kan godt være at der er sket nogle misforståelser og

det ikke er et indgreb i den danske model når

vi har kunnet se at der sker en stor tilstrømning af billig arbejdskraft især fra østeuropa

arbejdsklausuler som det ligger i konventionen en mulighed

det cirkulære som ministeren har aftalt hvor

bruges på bygge og anlægskontrakter

få alle sammen med ad frivillighedens vej det

er flertal for hverken dansk folkepartis eller enhedslistens forslag men tak til sf og også

forhold til hvad hvad der sker hvis der lige pludselig sker et endnu større misbrug

godt være at tiden var moden til det alligevel

lige nu og her virker det som om det i hvert fald er for tidligt

at tro på at det kan gennemføres der er i hvert fald ikke udsigt til at det bliver i år måske heller ikke næste år

sluttet

det er en god debat

at når det gælder udenlandske virksomheder og deres ansatte

er de velkomne i danmark men danske regler skal overholdes og den danske arbejdsmarkedsmodel skal respekteres heldigvis er vi i den situation at langt de fleste virksomheder overholder de regler

det bliver lidt en repetition men jeg synes heller ikke at det kan siges

den indsats vi laver med fælles myndighedsindsats når det gælder arbejdstilsynet skat og politiet har vist sig at være effektfuld

alt det har vist sig at gå i den rigtige retning og det er godt

også lidt glad ved at det er lykkedes mig her inden for de seneste uger og måneder at

med henholdsvis polen litauen og letland om bedre myndighedssamarbejde netop med det formål at modvirke social dumping

et begrundet håb om at der også er en aftale undervejs med slovakiet det er så lige præcis de lande vi har flest repræsentanter fra så det er også en afgørende ting når det så gælder kædeansvaret

det danske arbejdsmarked vi er enige i at

ikke enige i at kædeansvar

det samlet set vil medføre øget usikkerhed og det vil også

øgede administrative byrder for virksomhederne

indsatsen hvis der skal bruges kædeansvar

tilfældet med de kommuner der har valgt at bruge kædeansvar i forbindelse med håndhævelse af arbejdsklausuler kædeansvar i forhold til løn og overenskomstforhold baserer sig ikke på og harmonerer

som bekendt ikke tradition for at vi

i forhold til løn det er jo et synspunkt som

de skal stå for reguleringen af løn og ansættelsesvilkår i danmark

arbejdsretlige afgørelser det er jo det forslaget går ud på det er jeg glad for at vi lige kan få præciseret og så savner jeg jo stadig væk

får vi vel den lange grundige forklaring på hvorfor det skulle være sådan at når man gennemfører det her bliver man også nødt til at lovgive om lønnens størrelse den forklaring har vi sådan set stadig ikke fået det er jo nogle luftige vurderinger af eu ret eller et eller andet andet mystisk men det har vi så til gode

mere vidtgående end vi har set tidligere her pålægges hovedentreprenører og hovedleverandører et ansvar over for både underentreprenørers og underleverandørers brud på forpligtelser over for myndigheder lønarbejdere og det fagretlige og civilretlige systems afgørelse om disse spørgsmål venstre er selvfølgelig imod social dumping det er vigtigt at personer ansættes under gode vilkår og får en fair og ordentlig betaling for det arbejde de udfører det er der ingen tvivl om men i dag har vi også instanser som kan varetage problemerne når en overenskomst ikke følges eller der er dårlige arbejdsforhold eksemplet om metroselskabet som bliver fremhævet i beslutningsforslaget viser jo netop at vores system virker sagen blev løst og de to og tyve million kroner er betalt via det gældende fagretlige system

også af den overbevisning at løsningen på problemet

social dumping ikke er lovgivning venstre ønsker at fastholde og respektere den danske model hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn og arbejdsvilkår hvis vi vælger at lovgive om krav om kædeansvar vil vi risikere at vi piller ved den danske model og det er vi ikke interesseret i hos venstre samtidig betyder beslutningsforslaget at især mindre virksomheder får et overordentlig overordentlig stort ansvar for at kigge deres leverandører

en urimelig byrde for de små og mellemstore virksomheder venstre ønsker ikke at pålægge dansk erhvervsliv nye og unødvendige byrder og derfor bør man tænke sig grundigt om inden man påvirker virksomhedernes lovgivning på et område hvor vi traditionelt set ikke blander os fra lovgivernes side venstre kan derfor ikke stemme for beslutningsforslaget om at indføre kædeansvar da vi mener at vi har et system som kan tage de

ønsker venstre ikke at ændre ved den danske model social dumping skal bekæmpes og vi skal hele tiden være opmærksomme på at alle personer arbejder under gode forhold i danmark men lovgivning er ikke svaret undskyld formand det blev vist lidt langt

er der grund til at kvittere enhedslisten for at tage kampen op imod den her uskik på det område er der ikke meget der skiller os ad og man må sige at enhedslisten og regeringen sammen med sf har nået rigtig mange gode og flotte resultater i de seneste år i forhold til lige præcis den kamp

handler det jo om en generel lov om at indføre kædeansvar bredt set

både i forhold til arbejdsmiljø skat og løn og i forhold til det fag og civilretlige system allerede i dag er

kommuner der frivilligt har valgt at bruge kædeansvar i forbindelse med håndhævelsen af deres arbejdsklausuler som var centrum for den seneste debat socialdemokraternes holdning er at det er rigtig fint hvis man lokalt

statslig arbejdsgiver når vi sender ting ud med

men

ikke støtte forslaget

kunne man også gøre og det har vi også tidligere været inde på i et mere vidtgående forslag som vi tidligere har haft vi har valgt i det her forslag at bygge på et forslag fra

vi erkender at hvis man skal

er det langt mere kompliceret end hvis vi taler om løn og arbejdsvilkår

så det var bare lige for at rette den misforståelse ellers

bliver det jo gentagelser af den den tidligere debat jeg skal bare lige spørge ordføreren om én ting

de ting vi i forvejen beslutter herinde altså de ting der er lovgivningsbestemt men hvad de ting der er overenskomstbestemt i dag

i forbindelse med udvalgsarbejdet og jeg synes også at vi skal se på hvad

om man kan blive helt klog på

rokke nogen steder vedrørende det her

hvordan er stillingen der hvor langt går man ned i rækken har man et ansvar hele vejen ned eller hvordan og hvorledes det synes jeg ikke lige at

det det vi har sagt tidligere

have en afklaring i udvalgsarbejdet

men vi er klar til

være at herre finn sørensen lige kan klargøre

om det direkte er deres forslag men

at kædeansvaret gælder hele vejen ned igennem kæden af underleverandører og underentreprenører

også for hvad der sker i yderste led og hvis man ikke gør det så mister det jo

så vil der altid være et sted hvor løndumpingen

kan foregå hvor arbejderne ikke kan få deres rettigheder og hvor skatteyderne ikke kan få deres penge i form af ordentlige lovlige skatteindbetalinger så det er rigtigt opfattet at det er hele vejen ned igennem kæden og så skal jeg bare høre ordføreren om det er et problem

og det er den vi har tænkt på hvor man kan gå direkte til hovedentreprenøren men det er bestemt værd at diskutere hvordan

og der findes forskellige ordninger i en række eu lande som vi kan kigge på

lave en beretning om eller hvordan vi nu kan arbejde videre med det så

fordi det betyder at hovedentreprenøren vil tænke sig om to gange inden han entrerer med et

firma som ikke er helt fint i kanten jeg tror i øvrigt at hvis man indfører kædeansvar

at der vil blive flere danske firmaer i øvrigt også mindre håndværksfirmaer som vil blive brugt til det her arbejde

der nok vil være en tendens til at de danske firmaer sådan

har mere ordnede forhold end man har i visse

er at det under alle omstændigheder er en god idé med et kædeansvar for så vidt angår manglende betaling af skat moms og bøder det kan være bøder efter arbejdsmiljøloven som det også bliver nævnt i forslaget og det kan være bøder for manglende tilmelding til rut registeret

der mener vi også at det er en god idé

gøre det igennem sådan et kædeansvar som beskrevet her men sf ved selvfølgelig godt at der er der er blevet lavet en aftale eller et forslag af organisationen

hvor man opererer med en model med hensyn til løn hvor man skal opkræve et bidrag fra alle danske arbejdsgivere det vil sige at også de ærlige arbejdsgivere skal betale for de uærlige arbejdsgivere det er jo et

nok ikke er så god en idé at gøre det på den måde det er jo mere rimeligt

form for lovgivning og sf har ikke i det her øjeblik taget stilling til hvordan vi vil forholde os til et sådant eventuelt forslag så det vil vi gøre på det tidspunkt hvor det foreligger men det der står fast er

vil være en fremragende idé at lave et kædeansvar for så vidt angår manglende betaling af skat moms og

det vil have et godt forebyggende sigte uanset hvordan den der løndiskussion ender så vi støtter altså enhedslistens

lavet aftaler for nylig med polen og letland vedrørende social dumping at

firmaer der kommer hertil som er udstationerede firmaer efter eus regler er det jo et krav at man skal have en eksisterende virksomhed i det hjemland man kommer fra

der har der været en stor træghed i systemet med hensyn til

polen og andre lande leverede de oplysninger som de danske myndigheder har brug for for at kunne konstatere

hilser vi det med stor glæde i sf at beskæftigelsesministeren har lavet aftaler med nogle af de her lande

være en god informationsgang når de danske myndigheder

der også vil blive lavet aftaler med nogle flere lande sådan som ministeren nævnte det her fra

ordføreren kom ind på det her forslag der ligger fra

industri og så videre det vil jeg sådan set ikke forholde mig til lige i dag

eller er det kun den del af det der handler om kædeansvaret for skat og moms og sociale bidrag

vil spørge for at få fuld klarhed over det er ordføreren enig i at det også

med hensyn til lønspørgsmålet støtter sf

enhedslistens forslag også for så vidt angår løn sådan som det ser ud i dag idet vi er enige om at de lønkrav som en hovedentreprenør skal

hvis en underentreprenør løber fra regningen er de lønkrav hvor der er en fagretslig eller arbejdsretslig afgørelse som siger at der er et lønkrav det er det som det drejer sig om det er i hvert fald vores opfattelse men når jeg

hænger det sammen med at hvis der på et tidspunkt kommer et forslag til en anden model

i stil med det som man tilsyneladende arbejder med

organisationerne og måske også politisk så vil vi tage stilling til den model når den foreligger men som det ser ud i dag støtter vi det også på det punkt

at man vil både blæse og have mel i munden på samme tid man vil på den ene side have private overenskomster som man selv aftaler

været tanken indtil videre gælder for dem som har tilsluttet sig dem

alligevel have politikernes hjælp til at udbrede dem så de gælder for alle i hvert fald for alle udlændinge der måtte driste sig til at komme til danmark og tilbyde et fornuftigt produkt til en fornuftig pris

absurd at fagbevægelsen beder politikerne om at udbrede overenskomsterne til alle mennesker når der er overenskomstforhandlinger kommer fagbevægelsen helt op i det røde felt hvis der er så meget som én politiker der kommer med et enkelt pip om hvad sådan en overenskomst for eksempel kunne indeholde i forhold til at sikre dansk konkurrenceevne og så videre så bliver man sur men man vil åbenbart gerne have de samme politikere til at udbrede de her overenskomster for alle

bestemme over indholdet men man vil have politikerne til at udbrede dem til alle

at ønsket om

er et udtryk for at man er bange for international konkurrence og det skal vi ikke være vi skal i danmark ikke være bange for den konkurrence som er mellem danmark

det er noget som vi skal tage til os det er noget som vi skal være dygtige nok til at få noget godt ud af og det kan vi godt i danmark uden at indføre alle mulige

fiffige løsninger på hvordan vi kommer konkurrencen til livs

de lønmodtagere som er udsat for langt langt den hårdeste

sådan set er dem der brokker sig mindst

tænke på den lønkonkurrence som lønmodtagere i virksomheder som danfoss og

andre fremstillingsvirksomheder er udsat for den er langt langt hårdere end den som lønmodtagere i

eksempel byggebranchen er udsat for

er hele den her diskussion vel et udtryk for at grænserne for hvad der er konkurrenceudsat og hvad der ligesom er hjemmemarked

det er der ingen tvivl om vi ser at der kommer flere udenlandske virksomheder og lønmodtagere til danmark og udbyder forskellige services og produkter og det mener vi i liberal alliance er en god ting vi mener faktisk det er godt

brancher fordi vi kan konstatere at vi har meget høje omkostninger ved at bygge i danmark

vi synes helt grundlæggende at vi skal støtte op om den danske model som tilsiger at løn og arbejdsforhold er noget som aftales mellem arbejdsmarkedets parter og det er noget som

og det vil det her lovforslag være et opgør

skulle være problematisk at der var nogle andre der solgte det samme produkt til en

ikke noget vi problematiserer på alle andre områder der synes vi

er en god ting at der er konkurrence

nej jeg kan heller ikke bekræfte at det ikke skulle

at der faktisk i sådan en opgavefordelingskæde kan være problemer for eksempel når vi vil være sikre på at vand varme og sanitet er i orden i sådan et byggeri når det bliver afleveret og også en årrække efter fordi det er dyrt at reparere eller at elektricitet

i orden i sådan et byggeri som man afleverer så har

mulighed for at gøre underentreprenører ansvarlige og der findes et ret udbredt system hvor hovedentreprenøren under alle omstændigheder sørger for at have seriøse firmaer til at lave den slags ting jeg siger det blot fordi det jo er en mærkelig skelnen der er

det vil blive langt dyrere at få bygget ting det er det ene

man er jo nødt til hvis man har ansvaret at sikre sig at man så også kan betale i sidste ende og det vil betyde at man enten skal forsikre sig eller lægge noget kapital til side som i øvrigt

nødt til at holde lang tid fordi sådan

være en masse penge som ikke vil være ude at arbejde

vil være ude at arbejde i samfundet hvor det skabe ny vækst og beskæftigelse det er den ene ene ting den anden ting

overholdt det vil sige at fagbevægelsen vil underminere sin egen rolle som dem der sikrer

der er overenskomster på virksomhederne og at

i virkeligheden er i fagbevægelsens interesse

at fagbevægelsen er relativt stærk i danmark i forhold til i andre lande

at vi netop lader det være op til arbejdsmarkedets parter og ikke op til

eller at et byggeri skal afleveres til tiden så skal jeg

den underliggende entreprenør eller dem der er under ham

lange retssager bagefter det har vi jo kendt

få bygget huse hvor kvaliteten er i orden

det tekniske er i orden og tidsplanerne er i orden

kan man ikke se det som en helhed sådan at alle ting skal være i orden når vi bygger huse

rigtigt nok er mellem enhedslisten og liberal alliance og også flere andre partier fornemmer jeg lige præcis når det handler om løn og arbejdsforhold ligger det altså i den danske model at det er noget som arbejdsmarkedets parter står for hvorimod

offentlige myndigheder som kommer ud hvis det er sådan at der er problemer på det område

oprettet rut registeret som alle udenlandske virksomheder skal være registreret i hvis de skal

selv om vi har sympati for tanken bag

så mener vi ikke at det er den rigtige løsning der foreslås vi konservative ønsker at værne om den danske model og det her forslag udfordrer ligesom de to forrige forslag netop den danske model

er det og skal det fortsat være arbejdsmarkedets parter

enes om at fastlægge løn og arbejdsvilkår derudover synes det noget vanskeligt at gennemskue de økonomiske og juridiske konsekvenser af forslaget hvis man nu som privatperson

offentlig myndighed pludselig kan komme til at hænge på en kæmperegning fordi

vil det jo afholde alle fra at få lavet opgaver fremover og rigtig meget aktivitet i

hvem vil som privatperson bygge et nyt hus hvilken kommune vil sende en opgave i udbud

får rigtig travlt og de får rigtig travlt vil være advokatfirmaer for der vil blive årelange tovtrækkerier og kampe

håndværksmesteren på den regning og ender med at gå konkurs

at tage levebrødet ud af munden på de små håndværksmestre vi ønsker faktisk at der bliver skabt flere arbejdspladser vi ønsker at styrke det danske erhvervsliv ikke at svække

tjenesteydelse kan gøres økonomisk ansvarlig for hvad der er sket længere nede i kæden hele vejen ned i sidste led i kæden det er såmænd det

det vil have den virkning at det vil være en konkurrencefordel for alle de virksomheder der har orden i papirerne alle de virksomheder der betaler deres skat og deres moms og deres sociale bidrag

den løn som de nu har aftalt med deres ansatte det vil være en konkurrencefordel for de virksomheder og det er tror jeg hovedparten af små danske håndværksvirksomheder

det vil være en stor konkurrencefordel for dem for det vil jo betyde

ville alle hovedentreprenører jo tænke sig om mere end én gang når de hyrede

underentreprenører så ville de jo sikre sig i kontrakterne gennem for eksempel en garantistillelse at der var dækning

orden i papirerne det er jo det det hele går ud på en generel lov om kædeansvar

vil da håbe at den her argumentation kan overbevise fru mai mercado fordi jeg har svaret på hendes bekymringer

er det jo man kan få den mistanke som også gør sig gældende i forhold til andre af de ordførere der

der skal som liberal alliances herre joachim b olsens siger

være fri konkurrence også frihed til unfair konkurrence hvor man ikke betaler skat og ikke betaler en ordentlig løn eller ikke betaler den løn

det er jo ikke så indviklet i byggeriet har man faktisk allerede udviklet en god model for hvordan man

som hovedleverandør

urimelige tab der findes nemlig i byggeriet noget man kalder byggeriets garantiordning tror jeg

hvor det er en forudsætning for

få en entreprise af en vis størrelse at man så som leverandør eller entreprenør stiller en garantisum en bankgaranti der så løbende kan afskrives i takt med

samme model kan man jo indføre i forhold til et kædeansvar der også drejer sig om løn og skat og sociale bidrag så det er såmænd ikke så indviklet

nogle ordninger har man jo i en række andre eu lande og det har altså åbenbart ikke voldt de helt store slagsmål

nå frem til det så hvorfor skal det være så svært herhjemme så er der diskussionen igen

om at så bliver det et indgreb i den danske model det er jo en eller anden konstruktion man har

være med at være med til det det står klart beskrevet i forslaget

den løn der nu er aftalt med

der er ingen som helst grund til at lovgive om

rigtig har brugt det men det ligger jo ligesom

i ministerens argumentation i hvert fald måske også i socialdemokraternes at det her godt kan give nogle problemer i forhold til eu retten

den socialdemokratiske ordfører ville i hvert fald ikke svare klart på spørgsmålet

indføre et kædeansvar der er så beskrevet en meget begrænset form for kædeansvar i det her håndhævelsesdirektiv som ikke

men samtidig står der jo i direktivet

anvende mere vidtgående ordninger end den

som er beskrevet i det der direktiv ordninger som også gælder i andre brancher så der er ingen problemer det er sådan set bare om at komme

op imod et par hundrede millioner kroner

alle disse penge nu kommer ind igen kommer alle de bøder

der er et kædeansvar jo et rigtig effektivt middel til det

jo fagbevægelsens problemer med at få inddrevet de tilgodehavender som de har fagbevægelsen i byggeriet oplyser at de har tredive

kroner til gode hos udenlandske virksomheder fra fagretlige sager penge som de sandsynligvis aldrig nogen sinde ser

administrative omkostninger for fagbevægelsen for at få drevet de penge hjem

så til allerallersidst noget som jo også er vigtigt ved det

det jo blive et rigtig effektivt værn mod sort arbejde nok det mest

vil føre til at man skiller fårene fra bukkene på det danske arbejdsmarked og det vil være en kæmpe konkurrencefordel for alle de virksomheder der har orden i sagerne og derfor er vi heller ikke stødt på nogen protester

håndværksvirksomheder som især den borgerlige fløj skubber

vise at den pågældende ikke er dømt efter straffeloven for en række nærmere bestemte straffelovsovertrædelser herunder seksualforbrydelser beslutningsforslaget er inspireret af børneattesterne sådanne attester er det lovpligtigt for idrætsforeninger spejderklubber daginstitutioner med videre at indhente det skal de gøre inden de ansætter eller beskæftiger personer der skal have direkte kontakt med eller fast færdes blandt børn under femten år og som har mulighed for at opnå direkte kontakt til dem regeringen er fuldstændig enig med forslagsstillerne i hvor vigtigt det er at forebygge at blandt andet udviklingshæmmede udsættes for seksualforbrydelser eller andre straffelovsovertrædelser af ansatte på boformerne

bag forslaget er er både sympatisk og vigtig men ser vi på forslaget må vi konstatere at det er uklart på en lang række punkter hertil kommer at det er uklart om den skitserede løsning står mål med problemets omfang vi har spurgt

kl og de har oplyst at de ikke indsamler oplysninger på det her område kl har desuden ikke umiddelbart kendskab til konkrete eksempler på ansatte som er tidligere dømt for straffelovsovertrædelser alle de uklare

elementer skal ses i lyset af at man allerede i dag kan indhente eller

bede om samtykke til at indhente straffeattester og at vi med tilsynsreformen har fået et redskab til at sikre ledelsesmæssigt fokus på at arbejde målrettet med at forhindre overgreb i botilbud

kan regeringen ikke støtte forslaget beslutningsforslaget er som sagt på en række punkter uklart derfor ved vi ikke hvor omfattende det egentlig er df lægger op til forhandling om at forslaget ikke kun omfatter seksualforbrydelser men eventuelt også for eksempel vold og tyveri så vi ved ikke hvad en voksenattest

egentlig skal omfatte det fremgår heller ikke hvor længe df forestiller sig at oplysningerne skal stå på voksenattesten

en kortere periode eller for eksempel til den registrerede fylder firs år det fremgår heller ikke om forslaget omfatter personer der allerede er ansat og arbejder med målgruppen eller om det alene tager sigte på nye ansættelser hvis forslaget omfatter personer der allerede er ansat vil det aktualisere en række ansættelsesretlige problemstillinger for eksempel hvilke ansættelsesretlige konsekvenser det skal have hvis en

ansat nægter at give samtykke til at voksenattesten kan indhentes det fremgår heller ikke om forslaget omfatter eventuelle frivillige der fast færdes blandt beboerne og hjælper beboerne men som ikke får løn for indsatsen

jeg også bemærket at df ikke i beslutningsforslaget har anvist hvordan det skal finansieres så det er også uklart alle uklarhederne skal ses i lyset af at regeringen for det første allerede har taget initiativer der bidrager til at forhindre

og andre overgreb initiativerne i tilsynsreformen der trådte i kraft i to tusind og fjorten skal bidrage til at sikre at personale i de boformer der

tilsynet ikke begår overgreb mod målgruppen socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af tilbud ud fra en vurdering af om døgntilbuddet har den fornødne kvalitet kvaliteten vurderes på baggrund af en samlet vurdering af en række temaer som er konkretiseret i kvalitetskriterier et af kriterierne er at tilbuddet forebygger overgreb herunder både fysisk og psykisk og seksuel vold mellem borgere i tilbuddet overgreb fra borgere mod medarbejdere og overgreb fra medarbejdere mod borgere godkendelsen er en betingelse for at døgntilbuddet kan indgå i den kommunale forsyning den målgruppe som der er tale om i beslutningsforslaget er svage borgere og netop derfor

er det helt rigtigt at vi med tilsynet har skærpet fokus hos lederne af døgntilbud på at forebygge vold mellem alle borgere og medarbejdere det er et ansvar lederne

tilsynet bliver målt på for mig at se er tilsynet og kvalitetsarbejdet et rigtig godt instrument til at arbejde målrettet med at forhindre overgreb i dagligdagen tilbuddene skal have fokus på at forhindre vold hver dag og ikke kun lejlighedsvis i forbindelse med ansættelse af personale det er for det andet allerede en

mulighed at indhente straffeattester reglerne vedrørende kriminalregisteret og straffeattester hører til under justitsministeriet

skulle udvikles nye typer af straffeattester og nye sagsgange hos både offentlige og private arbejdsgivere det her skal også ses i lyset af

har talt for at afbureaukratisere

vil jeg gerne gøre opmærksom på at med de regler vi har for private og offentlige straffeattester i dag kan man se en afgørelse i en vis periode reglerne er udtryk for en balance mellem på den ene side hensynet til blandt andet borgerne og på den anden side den resocialiseringsmulighed vi som samfund bør give personer der har udstået en straf skal for eksempel et tyveri begået i ungdommen for mange år siden forhindre en person der har udstået sin straf og

en anden livsbane i at arbejde med mennesker med handicap mange år senere justitsministeriet har oplyst

der i justitsministeriet i øjeblikket foregår et arbejde med mere generelt at se på hvilken rolle straffeattesterne bør spille i fremtiden og om den nævnte balance i forhold til resocialisering bør justeres jeg synes at det er den rigtige måde at håndtere de ideer på som beslutningsforslaget er et udtryk for frem for at skabe flere forskellige straffeattesttesttyper til diverse særområder og hvor der skal gælde særlige regler for indhentelse og anvendelse afslutningsvis vil jeg gentage at regeringen er fuldstændig enig i intentionen med forslaget men det er allerede i dag muligt at indhente eller bede om samtykke til at indhente straffeattester vi har med socialtilsynet fokus på at forhindre overgreb og der foregår

et arbejde i justitsministeriet med mere generelt at se på hvilken rolle straffeattesterne bør spille i fremtiden det er derfor meget uklart om forslaget som tilmed medfører bureaukrati står mål med problemstillingen

netop det at der ikke er nogen der ved rigtig meget om det her er jo også fordi der sikkert er et stort

man sige mørketal på det her område

hvad mener ministeren der skal ske hvis der

plejepersonale der begår et overgreb nu er det jo sådan i dag at man kan få frakendt

indtil fem år hvor man ikke kan arbejde med mennesker men det kan man jo så efterfølgende også hvis man har begået seksuelle overgreb eller andet hvad mener

er enig i intentionerne i forslaget

at det er muligt allerede på alle mulige andre områder at indhente straffeattester både for private og offentlige

synes også et eller andet sted at jeg redegjorde for hvor bureaukratisk det her

der er tjent med det her handler jo ikke om at vi ikke tager det alvorligt

er det en politimæssig sag og så ved jeg jo at de rette myndigheder selvfølgelig tager sig af den sag

hvad der skal ske med de mennesker som allerede er ansat

til at høre venstres holdning til de mennesker

mig rigtig meget til men men det betyder jo ikke at man ikke bifalder intentionen og

er det en politimæssig opgave og justitsministeriet er rent faktisk

området omkring attester

for en række nærmere bestemte bestemmelser afgrænsningen af disse skal ske efter forhandlinger med folketingets partier altså er der lagt op til en åben drøftelse

ønsker der skal med baggrunden er jo

altså har en viden om at der sker seksuelle overgreb mod udviklingshæmmede og mod mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og derfor er det for os en rimelig tanke

en lighed mellem de helt kendte børneattester

voksenområdet for mennesker der har

ser meget positivt på forslaget

gerne vi synes det skal være en logisk følge

attester på børneområdet og ja vi vil gerne være talerør for også at lave en

sætte et værn op så vi er sikre på at vi i hvert fald ansætter nogle der

vil få fjernet den mistanke der kan

hvis der foregår et overgreb et krav om voksenattester handler

om mere end selve attesterne det sender jo et signal til de ansvarlige ledere om at være opmærksomme på hvad det er der foregår og hvilken adfærd der er på stedet vi mener

det er vigtigt at man tager det ansvar meget alvorligt når man i det daglige arbejde leder bosteder og institutioner

man er opmærksom på at tingene fungerer godt virkeligheden er at selv om man gør indhentelse af voksenattester

ikke kan lave en vandtæt garanti men vi kan i hvert fald være sikre på at eventuelle krænkere ikke har en chance for at få ansættelse

udviklingshæmmede vi skal jo tænke på at krænkere ikke starter

med at stå i et register altså der skal

de kan blive registreret alligevel har vi den overbevisning at det er bedre at man har afleveret en ren straffeattest når man får ansættelse og dermed kommer vi stille og roligt ind på at vi ved hvordan området er

hvor vi kan lave et sagligt arbejde om

vi oplever at der er en situation i danmark hvad gør vi så vi kan ikke gøre noget i dag vi kan ansætte vedkommende i en anden

være et øje der vil ane at noget er sket mig bekendt er der lavet en anonym registrering og jeg kan jo så sige at det da er bekymrende hvis der

det øjeblik man runder de atten

er man i voksenområdet og så bliver man overhovedet ikke sikret

det det

her i dag en række principielle spørgsmål og en hel række usikkerhedsmomenter som ministeren jo også har været inde på institutioner kommuner og regioner der står for driften af botilbud til udviklingshæmmede mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har i dag ansvaret for at sikre beboerne tryghed i hverdagen det er en del af den etik der indgår i de uddannelser der berettiger til ansættelse i

det er min erfaring at institutionerne og tilbuddene i høj grad er

i den her sammenhæng forslaget retter sig mod institutioner bofællesskaber og lignende det er altså et meget bredt spektrum man ønsker

skal gælde for i rigtig mange af de her tilbud for ikke at sige dem alle

status som opholdende sig i eget hjem hvad er det så for nogle regler der er

venstres ordfører gjorde rede for for et øjeblik siden at alle mennesker jo bliver myndige hvordan vil man så sikre hensynet til at

til myndighedsloven vil man gå så vidt at man vil skride til umyndiggørelse for at beskytte en borger mod eventuelle alliancer som omverdenen finder upassende det siger sig selv at man skal værne om mennesker der ikke selv kan sikre sig dette men

og vi skal også sikre at gruppen kan bevare rettigheder til egne valg egne valg skal naturligvis bygge på ligeværdighed

bekendt med

en etik på de institutioner der findes rundtomkring og der er i høj grad en bevidsthed om at man selvfølgelig skal sikre ligeværdighed på det her område så jeg kan ikke få øje på andet end at man igen er ude

mavefornemmelsen og jeg synes ikke det er godt nok at lave lovgivning på mavefornemmelser eller hvad der er foregået

respektere at udviklingshæmmede jo også bliver voksne og kan foretage egne valg men det skal selvfølgelig hvile på ligeværdighed og det er det fru karina adsbøl igen går ind og får sat et lille spørgsmålstegn ved

der nok er noget snask at hente

fysiske og psykiske funktionsnedsættelser på institutioner bofællesskaber og lignende steder efter samtykke skal aflevere en voksenattest der viser at den pågældende ikke er dømt efter straffeloven for en række nærmere bestemte bestemmelser afgrænsningen har vi ønsket skal ske i forhandling med folketingets partier det er dansk folkepartis opfattelse at det er vigtigt at forebygge at der sker seksuelle overgreb mod udviklingshæmmede samt mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser derfor skal der i lighed med de kendte børneattester indføres voksenattester for personer der arbejder med udviklingshæmmede og med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser dansk

og opefter der skal arbejde i bofællesskaber institutioner og lignende steder og vi mener også

kan tage udgangspunkt i børneattesten eksempelvis kan det være relevant at lade domme for vold voldtægt seksuelle overgreb og tyveri være omfattet af en voksenattest

åbne over for en forhandling om det nærmere indhold af voksenattesten det er hensigten at det her skal beskytte nogle af dem der er mest udsatte i vores samfund og vi vil gerne drøfte det

med folketingets partier og selvfølgelig også

og ændringer i serviceloven som ikke bliver til noget i denne samling og derfor kan vi eventuelt anvende de midler der bliver afsat til finansiering af dette

nu har ministeriets folk jo efter sigende kontaktet flere af ordførerne på dette beslutningsforslag

men her fra talerstolen vil jeg så sige at ministeren eller ministeriets folk ikke har kontaktet mig for at drøfte dette vigtige emne eller finde løsninger i fællesskab jeg håber alle mine kollegaer i folketinget kan se vigtigheden i at forebygge

finde løsninger for de mest udsatte i samfundet samtidig vil jeg orientere ordførerne om et spørgsmål

to hundrede og fire og firs fra folketingets retsudvalg vil ministeren redegøre for hvorvidt ansættelse på institutioner bofællesskaber og lignende steder med udviklingshæmmede og med mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser forudsætter fremlæggelse af

straffeattest efter samtykke

om behandling af personoplysninger i det centrale kriminalregister kriminalregister fastsat nærmere regler om blandt andet udstedelse af straffeattester disse regler vedrører imidlertid ikke spørgsmålet om i hvilke situationer for eksempel en arbejdsgiver stiller krav om at der fremlægges en straffeattest justitsministeriet er således ikke bekendt med hvorvidt ansættelse på institutioner med videre som nævnt i spørgsmålet forudsætter fremlæggelse af en straffeattest derfor ser jeg at der er grundlag for at øge fokus på denne problemstilling og jeg ser også frem til at vi får en god behandling af det her

samtidig benytte lejligheden

at takke venstre for at de er positivt indstillet over for det her jeg står her med en række sager som jeg er bekendt med i forhold til de her overskridelser

det her i danmark og det kunne vi jo godt ønske

udviklingshæmmede og som er socialt og

er i større risiko for at lide et overgreb og jeg kunne egentlig godt læse

i forhold til det her der har været en overtrædelse

var ansat som social og sundhedshjælper har haft samleje og anden kønslig

omgang med en forudrettet der er beboer på institutionen tiltalte er så også blevet dømt for det

kun skal være frataget retten

arbejde inden for faget i tre år

jeg er selv uddannet som social og sundhedsassistent

hetz mod personalet eller andet det er simpelt hen en hjælp også til dem

på arbejde hver dag men også i forhold til at forebygge at der sker overgreb og andet mod dem der

jeg vil gerne have at fru karina adsbøl delagtiggør os i

den viden stammer fra der gør at det er så nødvendigt

måske er seks år indeni og vi ved bare at mennesker der har et handicap

fysisk funktionsnedsættelse er ekstra udsatte og det synes jeg da orla hav skulle tage en snak om med dem der netop ved noget om udviklingshæmmede blandt andet lev

meget bredt spektrum plus at det er et område hvor der er rigtig rigtig mange følelser

pårørende og de beboere der er tale om og jeg synes ikke man rammer skiven og underbygger

jeg vil gerne høre hvad det er for nogle undersøgelser man bygger

det handler om at dem der er mest udsatte i samfundet skal beskyttes mod overgreb jeg ved godt at der er rigtig rigtig mange der gør et kæmpestort stykke arbejde der er dygtige pædagoger der er dygtige socialassistenter og social og sundhedshjælpere vi har nogle rigtig dygtige personaler men indimellem

en gråzone og der er også et mørketal på det her område for det er

lidt tabubelagt og det er lidt svært at tale om

personer selvfølgelig for en domstol og det kan være nødvendigt at se på ledelse tilsyn og organisering af den pågældende institution eller bosted den slags

er udtryk for hvis den er begrundet

selvfølgelig forfølge den og det skal vi i så tilfælde gøre i respekt for de mange

ansatte som arbejder med udviklingshæmmede

skal have lagt yderligere viden fakta og begrundede formodninger frem for at kunne støtte

må være for et menneske som ikke har kompetencerne til selv at kunne sige fra at

en situation hvor man risikerer et overgreb derfor er det selvfølgelig uhyre vigtigt at vi drøfter hvordan vi undgår at der finder overgreb sted

det allervigtigste er at diskutere hvordan vi forebygger overgreb jeg mener at de vigtigste redskaber i den sammenhæng er at kigge på

meget langsigtede indsats vi ved at mange af dem der begår overgreb ofte selv

relevante uddannelse til at kunne varetage det job de har og også til at kunne spotte hvis der skulle være nogle tegn på overgreb den indsats er den allerallervigtigste for mig jeg synes også det er

der ligger fra dansk folkeparti som flere har været inde på

er det højst uklart hvad det er der skal være omfattet af det her

om hvad det er for nogle overtrædelser af straffeloven

for eksempel tyveri er nævnt

er blevet dømt for butikstyveri

der står ikke noget om klagemuligheder i den her sammenhæng der står ikke noget om en nærmere afgrænsning af området alle de her uklarheder gør tilsammen

det var dengang en stor del af diskussionen fordi det jo blev meget omfattende at

blive udstedt nye bekendtgørelser de

her beslutningsforslag det var i høj grad vores

heller ikke støtte beslutningsforslaget endelig synes

der er jo ikke nødvendigvis en sikkerhed for at

begået et overgreb

er registreret i ens straffeattest og

man ikke kan fange via en attest

indsats som vi skal have det synes jeg er vigtigt at have med men altså summa summarum

i beslutningsforslaget

er en

at det er en falsk tryghed jeg synes alligevel at det giver et klokkeklart signal i forhold til børneattesterne og det ville det også gøre i forhold til voksenattesterne

det det kan vi ikke stemme for men vi vil gerne diskutere videre hvordan vi kan arbejde med det her område jeg har peget på nogle ting jeg synes er vigtige det handler om den uddannelse der er for vores personale det handler om de normeringer vi har det handler også om i det hele taget hvordan vi arbejder med at forebygge seksuelle overgreb altså for eksempel i forhold til at forebygge at en der selv er blevet krænket bliver krænker senere senere så selvfølgelig skal vi løbende diskutere hvordan

forebygge at der sker krænkelser det synes jeg er uhyre vigtigt og det vil vi meget gerne være med til at diskutere videre

forslagsstillerne vil lade for

liberal alliance ser vi frem til de videre forhandlinger hvis dette beslutningsforslag skulle blive vedtaget og skal udmøntes i et lovforslag jeg skal så hilse fra de konservative og sige at

tusind og et om emnet en stor del af de seksuelle overgreb på mennesker med handicap begås i de udsattes egne omgivelser på bostedet dagtilbuddet eller andre steder i langt

fleste tilfælde er gerningsmanden én

kender i forvejen og overgrebene

overgreb tyveri og lignende men man skal også

i den sammenhæng være opmærksom på straffelovens

er der mulighed for at fradømme retten til at udøve et erhverv såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen disse bestemmelser anvendes efter sigende i mindre omfang over for personer der har begået visse strafbare handlinger

berigelseskriminalitet hvor en medarbejder stjæler fra en beboer på et bosted

at den dømte ikke må påtage sig arbejde inden for området

arbejde inden for området igen der er tre vigtige bemærkninger til det eksisterende regelsæt det er at

livsvarig

justitsministeriet er ikke bekendt med

jeg synes at disse forhold

forslaget en attest herunder ikke mindst arbejdsgiverens pligt til at indhente den

kunne styrke forebyggelsen af denne type overgreb med videre

derfor vil jeg også henvise til

to tusind og et seksuelle overgreb på mennesker med handicap

udviklingshæmmede antages at være særlig risiko dels på grund af karakteren af deres funktionsnedsættelser dels på grund af rammerne for deres

findes ingen egentlige undersøgelser men berlingske

overveje om andre straffelovsovertrædelser end seksuelle overgreb skal med i attesten det skal man så se

eksempelvis bør alle tilfælde hvor tyveri er

ansatte i denne type tilbud og institutioner måske vedtages men måske

begået i andre sammenhænge det er jo en balancegang

jeg ønsker at drøfte med de andre ordførere vi har ikke set et stort antal af de her sager

sagerne fordeler sig på to hovedkategorier

seksuelle overgreb dels tyveri

i begge typer sager idømmes gerningsmanden foruden fængsel eller bøde også den såkaldte rettighedsfrakendelse som indebærer at

man ikke kan arbejde inden for området

vores forslag tænker jeg også at vi

skal man simpelt hen have frataget retten til at arbejde med de mest udsatte i vores samfund for bestandig desuden tænker jeg også at vores forslag vil øge sandsynligheden for at

tjekke attester og indhente

tror ikke det sker alle steder i dag jeg har tidligere arbejdet som social og sundhedshjælper og social og sundhedsassistent også i hjemmeplejen og har set og hørt om

privat hjemmepleje eller andet derfor synes jeg

synes vi skal tage hånd om det men jeg vil samtidig gerne takke hele blå blok liberal alliance venstre og konservative for at støtte

og mene at vi skal handle og gøre noget på det her område og også tage drøftelsen i socialudvalget så vi kan finde ud af hvilke kriterier der skal være med i

er ikke for at mistænkeliggøre personalet personale er jeg også selv og har tidligere været

sagt ved jeg at rigtig mange mennesker gør et kæmpestort stykke arbejde men det her

handler simpelt hen om det forebyggende

mennesker som bor på en institution skal udsættes for overgreb eller lignende tak for ordet og tak for debatten i

beslutningsforslaget med at der er en forøgelse af de sundhedsmæssige risici for børn af forældre der er i familie med hinanden og med at forslaget vil fremme integrationen jeg anerkender

der kan være sundhedsfaglige udfordringer forbundet med kæde fætter kusine ægteskaber og fætter kusine ægteskaber i det hele taget i den forbindelse vil jeg gerne understrege at regeringen naturligvis er enig i at man for børnenes skyld altid bør forsøge at minimere de sundhedsmæssige risici

herunder fætre og kusiner får børn sammen er der for barnet forøgede sundhedsmæssige risici men hvis man kigger faktuelt på

sundhedsmyndighederne har oplyst at der alene er tale om en relativt set lille forøgelse af de sundhedsmæssige

være en tilsvarende forøgelse af de sundhedsmæssige risici

når barnet bliver til ved reagensglasbefrugtning eller

en kvinde i fyrrerne bliver gravid sundhedsmyndighederne har oplyst at den gennemsnitlige risiko ved at få børn i et

medfører at man bør fraråde forplantningen man bør i stedet sørge for

god oplysning god rådgivning og god svangreomsorg det handler altså om at sikre sundhedsfaglige oplysninger og hjælp til de fætre og kusiner der ønsker at indgå

ægteskab og få børn sammen når alt det er sagt vil et forbud også være svært at regulere da der vil være en stor risiko for omgåelse

med fødselsattester dåbsattester eller lignende at dokumentere over for vielsesmyndigheden at man ikke er er fætter og kusine og det vil være endnu vanskeligere at dokumentere at ens forældre ikke er fætter og kusine det er regeringens opfattelse at alle borgere i danmark har krav på at nyde de samme basale rettigheder

selv at vælge sin ægtefælle derfor er det regeringens holdning at hvis fætre og kusiner vælger at blive gift med hinanden og planlægger at få børn

er muligt for at sikre at de træffer deres beslutning på et oplyst sundhedsfagligt grundlag det vil sige at de kender den risiko der er forbundet med at få børn med blodsbeslægtede

ikke statens opgave at sætte ind med et forbud her folk skal selv have lov til at vælge men jeg ser det klart som en statslig opgave at sørge for at der er tale om et oplyst eget valg og det må og skal nås ved oplysning og forebyggelse via sundhedsvæsenet det frie valg er vigtigt når man indgår ægteskab og de danske ægteskabsmyndigheder skal allerede i dag sikre at der ikke er tale om indgåelse af tvangsægteskab når vi så vender os mod en specifik gruppe og taler integration og i den forbindelse om kampen mod tvangsægteskaber social kontrol og andre æresrelaterede konflikter

til at sikre at ingen gifter sig mod sin vilje og det er netop her at den virkelig integrationsindsats på dette område ligger for skal vi effektivt modvirke tvangsægteskaber og social kontrol skal vi have ændret det

ender med ufrivillige ægteskaber og

som helst tvivl om at regeringen vil disse forældede forældede traditioner til livs men et forbud mod kæde fætter kusine ægteskaber vil ikke styrke integrationen eller indsatsen mod social kontrol et forbud

den angivne begrundelse risikerer at fastholde nogle i den opfattelse at det danske samfund særlig ønsker at begrænse rettighederne for nydanskere når vi siger at unge udsat for tvangsægteskab

må det vel også gå den anden vej at vi ikke skal regulere hvem folk skal gifte sig med de sundhedsmæssige risici for børn af forældre der er kæde fætter kusine ægtefæller skal således håndteres ved oplysning og forebyggelse når man gifter sig skal det ske

et oplyst eget valg så vi skal forebygge og holdningsbearbejde

en del gange det er det lange seje træk

men vi er godt på vej et forbud vil heller ikke styrke integrationen eller hindre tvangsægteskaber på den baggrund kan regeringen ikke støtte

at få at vide om ikke ministeren mener at det at det er et problem hvis det er at det finder sted i flere generationer for én ting er selvfølgelig at man én gang i en generation gifter sig

sted i generation efter generation mener ministeren så ikke at så er der nok noget om snakken om at der er tale om et arrangeret ægteskab eller nogle der er blevet presset

det behøver ikke altid at være tvangsægteskaber men vi ved også per erfaring

de fætter kusine ægteskaber som jeg tror man

med at sige det lange seje træk der skal til vi har rigtig mange planer på det her område vi har vores nationale strategier på det her område og vi kan også se at det hjælper ud over det

jo også forbudt at blive tvangsgift det står sådan

i lovgivningen så hvis vi skal det til livs

rent faktisk det den måde som man skal løse

kan det jo også godt være i nogle situationer at det kan være

nogle personer vokser op i hvis man i generation efter generation bliver gift

en god udvikling når vi taler om integration efter ministerens opfattelse eller er det noget vi bør gøre mere for at forhindre

at det sker i generation efter generation

det er problematisk at man bliver ved med

skulle tvinge sine børn til at gifte sig

som børnene ikke har lyst til at gifte sig med

udmærket godt arbejdet for at bekæmpe netop tvangsægteskaber i

set også fætter kusine ægteskaber der er indblandet i den tvang min erfaring siger mig så også bare at hvis vi skal det her til livs

vores opfattelse også mange områder hvor vi kan sætte ind i venstre foreslår vi jo blandt andet et styrket

integrationsprogram med en nedsat ydelse som stiger i takt med evnen til at integrere sig i det danske samfund vi deler jo også dansk folkepartis syn på tvangsægteskaber vi har sammen lavet fire og tyve årsreglen hvilket vi jo blev takket for ikke kun i den danske befolkning men også i vide indvandrerkredse når det så kommer til

nu tog udgangspunkt i at det væsentlige og det væsentligste væsentligste her var at undgå risikoen for medfødte sygdomme

fald selv forstået det sådan at den dokumenterede risiko er dobbelt så stor om end fortsat lille ved fætter kusine børn uanset led set i forhold til børn af

beslægtede så hvis det er det med sygdommene der er argumentationen bag forslaget burde forbuddet vel egentlig også gælde alle fætter kusine ægteskaber generelt og altså i alle led uanset

tredje eller fjerde for det andet andet

ægteskabelige forhold sådan

og i mine ører lyder det ikke

helt realistisk at gennemføre den form for

det vil formentlig også være noget administrativt tungt så på den baggrund

desværre over for herre martin henriksen konkludere at vi i venstre ikke kan

det

andre steder som har udtalt sig om det her

andelen af tosprogede elever på københavns specialskoler for handicappede er markant højere end på de almindelige folkeskoler derfor ønsker lars aslan rasmussen

forbud mod fætter kusine ægteskaber han siger så og jeg citerer fra artiklen man ved godt altså hos indvandrerfamilierne at der er en risiko

er en risiko man tager og der mener jeg at vi som samfund må gøre op om det er børns rettigheder eller ældgamle familietraditioner

i et forsøg på at råbe politikerne på christiansborg op men man må forstå at det råb

socialdemokratiske folketingsgruppe

at man helt afviser at lave lovgivning

en holdningskamp og jeg tror at noget af det vi blevet klogere på i danmark og det var så dér hvor jeg malede med den lidt bredere pensel

der er det her samfunds grundlæggende værdier vi skal tage klart afstand

nej det gør det da så sandelig ikke og jeg tror herre martin

mønstre for hvordan man gifter sig dem ønsker vi at vende

var min pointe med at sige ja den grundlæggende vestlige værdi

har ret til at bestemme over sin egen krop ønsker vi at folk

vi ved godt der er problemer med det og det er netop fordi vi godt ved at der er problemer med det

i forhold til lige præcis nogle af de her områder altså i forhold til æresrelaterede konflikter herunder også det med den sociale kontrol

huske at sige hvad jeg ikke fik sagt første gang jeg havde ordet nemlig at det her

alle mulige tænkelige måder som socialdemokraterne ønsker at bekæmpe det her på

ole hækkerup ikke at man kun kan komme et vist stykke ved at tale om ting og komme

er nogle som man ikke kan nå fordi

fast i nogle traditioner som på mange måder er i konflikt med de traditioner som

kan ikke nå alle

alle der kommer hertil som er her i landet og som

ole hækkerup siger at de skal rette ind altså så

så laver man en lang række andre ting eksempelvis det

vi kan gøre i forhold til æresrelaterede konflikter og hvad det er vi kan gøre i forhold til social kontrol glimrende så kommer herre martin henriksen med et forslag der

siger kan vi ikke gøre mere i forhold til lovgivningsdelen hvis man så

til nogle sundhedsfaglige problemer så har vi altså nogle tilsvarende tilfælde der giver anledning til de samme sundhedsfaglige problemer ministeren nævnte det med kvinder der var

spørgsmålet om reagensglasbefrugtning som

ministeren nævnte så siger jeg bare bliver det ikke en lillebitte smule problematisk hvis vi går ind og siger

anerkender vi at der kan være sundhedsfaglige og integrationsmæssige problemer forbundet med kæde fætter kusine ægteskaber sundhedsstyrelsen har fremvist at fætter kusine forbindelser medfører en statistisk øget risiko for dødfødsel spædbarnsdød og medfødte misdannelser hvor der er en fordobling af risikoen i forhold til børn hvis forældre ikke er beslægtede men der er tale om en meget lille forøgelse som overordnet svarer til andre situationer hvor moren for eksempel har sukkersyge og i sådanne situationer anses det jo for fuldt ud acceptabelt at få et barn så hvis vi skal forbyde fætter kusine ægteskaber med argumentet om at det er sundhedsfarligt bør vi også forbyde mødre med sukkersyge at få børn og det tror jeg ikke der er nogen i denne sal der er interesseret i vi mener egentlig at alle borgere i danmark har krav på at nyde de samme basale rettigheder herunder også retten til selv at vælge sin ægtefælle det skal heller ikke være statens opgave at bestemme hvem man må gifte sig med og få børn med staten bør

snarere medvirke til at beslutningen om at indgå et fætter kusine ægteskab bygger på et oplyst valg så de ved hvad der er af sundhedsmæssige risici man bør derfor i højere grad se på hvordan sundhedsvæsenet kan bidrage til at oplyse

de sundhedsfaglige problemer i forhold til den integrationsmæssige problemstilling er vi da enige i at der kan være fare for at fætter kusine ægteskaber kan være udtryk for social kontrol og tvangsægteskaber men der findes allerede initiativer som forsøger at forebygge dette i regeringens nationale strategi findes der allerede målrettede indsatser som tager kampen op mod social kontrol for at sikre at ingen gifter sig mod egen vilje med disse forebyggende indsatser sender vi

signal om at tvangsægteskaber er helt uacceptabelt vi tror ikke på at et forbud vil kunne styrke integrationen eller indsatsen mod social kontrol men snarere skubbe nydanskere længere væk fra det danske samfund og de danske værdier det vil fastholde nogle i den opfattelse at det danske samfund vil begrænse nydanskeres rettigheder

skabe et større dem og os som vi ikke kommer særlig langt med i forhold til integrationen desuden vil det også være svært at dokumentere hvem der er fætter og kusine så forbuddet vil nemt kunne omgås

større kløft mellem nydanskere og det danske samfund af disse grunde mener vi ikke at forbuddet er nogen god løsning

været inde på være sundhedsfaglige problemer forbundet med med både kæde fætter kusine ægteskaber og

fører til at man får børn det er ikke ægteskabet i sig selv der er nogen sundhedsfaglige risici ved

er så alligevel kun tale om en relativt lille forøgelse af de sundhedsmæssige

flere andre har påpeget vil være til stede i andre situationer for eksempel hvis barnet er blevet til ved ved reagensglasbefrugtning

forbyde mennesker at få børn

nogle risici bør man altid håndtere ved

oplysning og information så folk selv træffer et velovervejet valg det tror jeg egentlig også at dansk folkeparti mener

dansk folkeparti foreslår at vi skal ud i en lang overvejelse om om man må få børn hvis man har sukkersyge

dansk folkeparti mener at man godt må

ud på et forbud mod ægteskab og ikke det at få børn sammen hvilket man jo som bekendt godt kan selv om man ikke er blevet gift

der heller ikke noget ulovligt i og derfor er det jo lidt svært at tro på at det er de sundhedsmæssige argumenter der er bærende i det her forslag

i bemærkningerne nævner

forslagsstillerne nemlig så også bekymringen for at det kan være udtryk for tvangsægteskab eller meget stærk social kontrol hvis der er en familie hvor man i flere generationer i træk indgår

tage en diskussion om tvangsægteskaber hvornår de opstår hvordan vi

at spotte det tidligere som bekendt

er desværre ikke så nemt at det kan fikses med et forbud

tvang man må ikke tvinge folk til ting ej heller at blive gift

socialministeren i samråd netop om social kontrol herunder også tvangsægteskaber vi drøftede en

meget lang strategi regeringen har og hvor de har taget initiativer mod tvang og social kontrol i familierelationer

hvor der kommer flere og flere henvendelser hvilket jo er positivt fordi der

der er krisecentre der mangler nogle pladser men

det diskuterer vi også med ministeren alle de ting er

med vold der er problemer med psykisk terror og trusler der er problemer med

som også nogle gange bunder i bestemte kulturelle baggrunde det mener jeg vi skal tage alvorligt

jeg mener dog ikke at det her forslag kan gøre

ville opnå så forstår jeg ikke hvorfor det er kæde fætter kusine ægteskaber

fætter kusine ægteskaber generelt vi taler om så i virkeligheden

forslag som i højere grad kunne bidrage til en konstruktiv diskussion om hvad vi kan gøre mere end der allerede bliver gjort for at forhindre tvangsægteskaber og streng social kontrol

på egentlige data antages at forslaget vedrører en ret lille gruppe personer nu er forslaget dog bragt op og vi giver det derfor også nogle ord med på vejen

forslaget med behovet for at bløde op i nogle af de kulturnormer som i visse tilfælde præger integrationen af familier med indvandrerbaggrund og mens det er rigtigt at meget få danskere i dag ægter deres fætre eller kusiner er der dog ingen tvivl om at fætter kusine ægteskaber tidligere var ganske udbredt også i det vestlige europa charles darwin og albert einstein var begge gift med deres kusine og hvis vi kigger under hjemlige himmelstrøg er det almindeligt kendt at for eksempel arveprins knud var gift med sin kusine arveprinsesse caroline mathilde interesserer man sig oven i købet lidt for slægtsforskning vil de fleste og sikkert også mange i denne forsamling kunne finde fætter kusine ægteskaber

i afgrænsede indvandrerkredse adskiller sig således ikke væsentligt fra det der få generationer tilbage havde stor og accepteret udbredelse herhjemme det er rigtigt og velkendt at der eksisterer en øget risiko for at fætter kusine forældre føder misdannede børn man regner med at risikoen er dobbelt så stor når forældrene er fætter og kusine

når forældrene ikke er i familie med hinanden det kan lyde voldsomt men langt størstedelen af fætter kusine par vil føde sunde og raske børn samtidig er det værd at bemærke at risikoen for misdannelser som følge af fætter kusine samliv er markant mindre end risikoen er i et ubeslægtet forhold hvis moderen har sukkersyge eller hvor befrugtningen er sket ved

alligevel anser vi sikkert alle graviditet og fødsel som fuldt ud acceptable valg i de nævnte eksempler

en række overvejelser om hvordan deres forslag i praksis skal kunne gennemføres modellen fremstår ikke meget klar det nævnes bla at kommende ægtefolk skal underskrive en tro og love erklæring om at de ikke selv er børn af forældre der er fætter og kusine at cpr registeret skal rumme mulighed for at myndighederne kan kontrollere hvorvidt forældre til ægtende er fætter og kusine og at par der vil giftes selv må dokumentere manglende slægtskab over for myndighederne i liberal alliances ører lyder det meget som mere overvågning tungere bureaukrati og svært kontrollable ordninger med problematiske retssikkerhedskonsekvenser til følge når vi summerer op er der ingen af dansk

argumenter der er rigtig overbevisende i liberal alliance kan vi derfor ikke støtte forslaget vi vil hellere fastholde den frihed der gælder i dag og så i øvrigt satse på at

forslag men ikke desto mindre mener vi altså i dansk folkeparti at fætter kusine ægteskaber i flere generationer skal forbydes sådan at fætter kusine ægteskaber kun skal være tilladt

baggrunden for forslaget er at der eksisterer en øget risiko for at fætter kusine forældre føder misdannede børn og at der er behov for at bløde op på nogle af de kulturnormer som i visse tilfælde præger integrationen af familier med indvandrerbaggrund i negativ retning

anerkender at der også kan argumenteres for et generelt forbud også i første led men vi ønsker ikke at ramme de ganske få tilfælde hvor der indgås fætter kusine ægteskab en enkelt gang i en familie

snittet i beslutningsforslaget lagt ved andet led dertil kommer at der i de tilfælde hvor fætter kusine ægteskaber finder sted i generation efter generation

visse indvandrerfamilier og deres børn fastholdes i af nogle kulturelle normer og sociale kontrolsystemer som efter dansk

opfattelse er skadelige for dem selv og for integrationsprocessen tidligere har sundhedsstyrelsen

i et svar til folketinget at det betragtes som indiskutabelt at fætter kusine forbindelser medfører en statistisk øget risiko for dødfødsler spædbarnsdød medfødte misdannelser og sandsynligvis også død inden voksenalderen som en grov tommelfingerregel kan det af tallene udledes at der samlet set er tale om en fordobling af risikoen i forhold til børn som har ubeslægtede forældre

at bryde kæden af fætter kusine ægteskaber der finder sted i slægtled efter slægtled blandt andet henset til den øgede risiko for at barnet får en medfødt sygdom eller et handicap men jo også henset til som

spørgsmål jeg har stillet til de forskellige ordførere

at det er udtryk for en manglende integration i det danske samfund når man i generation efter generation

vi har meget meget svært ved at tro på at det i alle tilfælde

ved at tro på at det sådan i langt overvejende grad er tilfældet er sådan at de gifter sig frivilligt der tror vi altså at der er

et socialt pres fra nærmiljøet og fra familien og vi mener faktisk at det her forslag hvis det blev vedtaget ville være en hjælpende hånd til nogle af de mennesker som er udsat for

vandet som følge af kystnedbrydning vi så blandt andet her tilbage for ikke længe siden at der var store skader rundt omkring i landet og derfor er det

venstre rimeligt at man i kommunerne får mulighed for at fritage

for at betale grundskyld hvis vedkommendes grund er forsvundet som følge af netop kystnedbrydning så med de få men

en ejendom helt eller delvis for grundskyld i det omfang grunden eller dele af grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning på grund af for eksempel storm i dag er det sådan at grundejeren risikerer at skulle betale fuld grundskyld for en grund i og indtil cirka to år efter grunden er forsvundet eller væsentlig formindsket som følge af kystnedbrydning i dansk folkeparti har vi aldrig syntes at det er rimeligt at grundejere der er ramt af kystnedbrydning skal betale fuld grundskyld i og op til to år efter en ændring af grundens størrelse på grund af

inden der kommer en ny vurdering af grunden vi mener at hvis grunden er skyllet i havet

bør man med med det samme få fjernet sin værdi på grunden det giver ikke mening at grundejeren indtil i dag skal betale grundskyld for en grund som helt eller delvis er skyllet i havet forslaget skal virke med tilbagevirkende kraft fra første januar to tusind og femten

for eksempel nordjylland der blev ramt af storme og grundreducering først på året også får mulighed for at blive fritaget for at betale grundskyld dansk folkeparti mener dog at dette forslag

vi er forundrede over at det kun skal være en af mulighederne for at kommunalbestyrelsen kan

fritage disse grunde for grundskyld

vi mener at der burde være en selvfølgelighed i at blive fritaget for grundskyld

nordjylland ved nørlev strand er skyllet i havet og derfor vil vi også komme med et ændringsforslag der beskriver dette ønske således at man som en selvfølge bliver fritaget for grundskyld for en hel eller delvis nedstyrtning af grunden selv om grunden måske kun er delvis forsvundet

anser vi at resten af grunden har en elendig værdi da denne jo også vil fare i havet under en kommende storm og man bør derfor fritages for al grundskyld med det samme forslaget er som dansk folkeparti ser det det allermindste man overhovedet kan komme med med af tiltag vi er i dansk folkeparti meget skuffede over at kystdirektoratet og regeringen med miljøministeren i spidsen gang på gang har afvist de former for kystsikring som grundejerne rundtom i landet har bedt om i årevis og i nogle tilfælde oven i købet selv tilbudt at betale uanset om det har drejet sig om en hård kystsikring eller om det har været med poul jakobsens

drænrørsløsning for at sikre kysterne

har svaret fra kystdirektoratet og

sandfodring sandfodringsløsningen er som at tisse i bukserne og kun en meget kort

man smider altså pengene direkte i havet dansk folkeparti vil hermed gerne opfordre regeringen til endnu en gang at tage fat om problemet med kystsikring og ikke have berøringsangst

eller sikring med utraditionelle virkemidler som for eksempel poul jakobsens rørdæmning som har vist sig at virke nogle steder men kystdirektoratet har desværre sagt nej til det hollandske firma

tilbud om at kystsikre store dele af den jyske vestkyst med disse

hvad traditionel sikring koster samt at firmaet havde lov til at holde øje med kysten må man kun gribe ind hvis kysten rykker rykker tilbage hvis dæmninger ikke skulle virke efter hensigten

på trods af at to uafhængige eksperter tilbage i to tusind og otte har konkluderet at denne sikring virker vi mener i dansk folkeparti at vi gang på gang ser at kystdirektoratets egne løsninger i hvert fald ikke virker

ud over denne lille håndsrækning som dette forslag er

ønsker vi i dansk folkeparti at vi sikrer vores kyster bedre

grunde der styrter i havet som vi for tiden ser

ting snarest igen og dansk folkeparti vil som sagt gerne have et ændringsforslag til dette lovforslag således

ejendomme er ramt af kystnedbrydning det skyldes at der er en forsinkelse fra grundværdiens nedsættelse til den får virkning for grundskylden med forslaget lægger vi op til at kommunalbestyrelsen umiddelbart efter kystnedbrydningen kan fritage ejendommen for grundskylden kommunalbestyrelsens beslutning vil så gælde indtil

der foreligger en ny ejendomsvurdering fra socialdemokratisk side finder vi det kun rimeligt at grundejere med det samme kan fritages for grundskyld hvis deres grund har været ramt af kystnedbrydning der er i det hele taget noget mærkeligt i

at man kan miste en grund til havet og så stadig væk betale grundskyld vi mener heller ikke det er rimeligt at man skal betale fuld grundskyld i op til to år af en grund som ikke længere eksisterer stormen egon der rasede tilbage i januar medførte at flere sommerhuse er skredet ned eller hænger ud over kanten ligesom vi ved at der er flere sommerhuse og grunde der er i farezonen for at styrte ned under kommende storme det er derfor helt på sin plads at vi nu retter lovgivningen til så vi kan gøre noget ved problemet socialdemokraterne støtter derfor lovforslaget og da de radikales ordfører desværre ikke har mulighed for at være til stede her i aften har jeg lovet at meddele på deres vegne

kan fritage borgere fra at betale grundskyld hvis deres grund er styrtet i havet

da gerne når ministeren kommer herop høre hvorfor regeringen mener at det kun skal være en mulighed for kommunerne at holde op med at

en pligt for kommunerne at sørge for at holde op med at beskatte grunde som ikke eksisterer længere

som flere af ordførerne har været inde på i dag forekommer det jo urimeligt at kommunen ikke har mulighed for

fritage borgere for at betale grundskyld hvis deres grund er

i havet som følge af kystnedbrydning og derfor

opfattelse at det burde vi med det samme kigge på

alligevel er mystisk at det er sådan men det er altså

indtil vi får vedtaget det her lovforslag

gjort op med den her indlysende urimelighed at fordi

skulle betale fuld grundskyld af en ejendom i op til cirka to år efter at ejendommen er

alle partiers opfattelse at det alligevel er besynderligt

jeg er derfor meget fortrøstningsfuld over for at

kommunerne da de selv har rejst den her problemstilling vil kunne administrere

til fulde jeg har været på besøg i kommunerne og ved selvsyn set de udfordringer som en hård storm kan medføre og

når vi oplever at der er en uhensigtsmæssighed i lovgivningen så skrider vi hurtigt til handling og sikrer at borgerne får en mere mere fair behandling jeg glæder mig over at så mange bakker op og vil vil

større udredningsarbejde i gang i regi af kystdirektoratet som vil give mulighed for at man kan diskutere præcis de spørgsmål som

været på de kanter og hørt lidt til problemstillingerne at det

alle former for kystsikring har konsekvenser laver man hård kystsikring et sted

har det tilsyneladende konsekvenser et andet sted og derfor skal man tænke sig rigtig godt om

har gjort opmærksom på det vi er helt trygge ved at de vil administrere

og behandle deres borgere ordentligt det er et kommunalt anliggende

folketinget har givet kommunerne lov til at opkræve grundskyld hos borgerne og så er det jeg ikke helt forstår hvorfor folketinget ikke laver loven om sådan at der står at kommunerne ikke længere kan opkræve grundskyld hvis grunden er styrtet i havet hvorfor skal der være den mulighed for at opkræve grundskyld hvis der lige så godt i lovgivningen kunne stå at det det selvfølgelig ikke gælder for grunde der

ud at finde sig et job svarende til en stilling som eksempelvis gymnasielærer eller advokatfuldmægtig hvis de bare vil have tusind kroner ekstra

har hele trehundrede og tredivetusind danskere i dag en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde og selv når den skattereform som regeringen sammen med

stadig væk være omkring en kvart million danskere for hvem der er en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde godt fyrretusind mennesker får mindre end tusind kroner

mens en gruppe på næsten attentusind direkte taber penge ved at arbejde det strider efter vores opfattelse mod al sund fornuft og

for at hjælpe denne gruppe og for at øge tilskyndelsen til i det hele taget at finde sig et job

vil sikre at der altid kommer til at være en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde

skabt de rigtige rammer så vi kan få rykket flere væk fra den passive forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet i stedet for at fastholde folk på offentlig forsørgelse og i passivitet

overraskelse at regeringen er optaget af

jo heller ikke nogen hemmelighed at

opstå fortsætter vi gerne i det spor vi lagde med skattereformen fra to tusind og tolv

at der er en økonomisk gevinst ved at være i job frem for at være på offentlig forsørgelse

i takt med at skattereformen bliver fuldt indfaset

bliver den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse styrket yderligere skattereformen styrker ikke mindst de økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse for personer der har en forholdsvis svag tilskyndelse i

skyldes at lempelserne i skattereformen er målrettet

og mellemindkomsterne med skattereformen bliver beskæftigelsesfradraget næsten fordoblet og det bliver mere end tredoblet for enlige forsørgere den afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne der er en del af reformen bidrager også til at styrke den

tilskyndelse som eksempel på de positive effekter af reformen kan jeg nævne at gruppen med en såkaldt nettokompensationsgrad over firs procent bliver reduceret markant fra trehundrede og seksogtredivetusind personer i to tusind og elleve til tohundrede og niogfyrretusind personer når skattereformen er fuldt indfaset nettokompensationsgrader har fyldt en hel del i debatten om økonomiske incitamenter til beskæftigelse og det lyder måske lidt som

økonomvolapyk men det er altså alligevel et ganske enkelt udtryk for hvor meget den disponible indkomst man har som overførselsmodtager

af den disponible indkomst man har hvis man er beskæftiget personer med en nettokompensationsgrad over for eksempel firs procent eller halvfems procent siges normalt at have en relativt svag økonomisk tilskyndelse til at være i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst og de her grupper er altså dem der bliver markant mindre jeg skal ikke lægge skjul på at jeg synes synes det er glædeligt når vi nu styrker de økonomiske incitamenter for jo stærkere de økonomiske incitamenter til beskæftigelse er jo flere vil der også være i job og derfor

vi hele tiden overvejer hvordan man kan styrke dem men der skal være balance i tingene en yderligere styrkelse af de økonomiske incitamenter skal ske på en socialt afbalanceret måde vi skal også som politikere passe lidt på

får et alt for ensidigt fokus på økonomiske incitamenter et fokus der efter min mening ofte præger oplægget

ikke det eneste der afgør om en person er i beskæftigelse eller ej andre forhold spiller også ind i tv avisen her klokken atten tredive kunne man mens man sad og ventede på

i dag har glædet os over nye beskæftigelsestal der viser at det nu to og tyve måneder i træk er gået fremad med beskæftigelsen i den private sektor og da svejseren løftede masken for at udtale sig til

økonomiske incitamenter der gør om folk har lyst til at tage et arbejde det gælder altså blandt andet tilfredsstillelsen ved at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet fællesskabet med arbejdskolleger

som politikere alene fokuserer på den økonomiske gevinst risikerer vi jo at vi efterlader det indtryk

sige nej til et job hvis man synes at den økonomiske gevinst er for lille men det er jo ikke okay vi har indrettet vores samfund på en måde hvor vi har en høj kompensationsgrad at hvor til gengæld alle har ret og pligt til at forsørge sig selv hvis de kan og det gælder uanset hvad de har af mulighed for at få overførselsindkomst og andre offentlige ydelser

derfor vi har rådighedsforpligtelsen i dagpenge og kontanthjælpssystemet og det er derfor at rådighedsreglerne også skal håndhæves effektivt og konsekvent

et bærende princip i hele den måde vi har opbygget velfærdssamfundet på man skal også huske at selv om en ledig kun har en lille økonomisk gevinst ved at komme i job her og nu

få foden inden for arbejdsmarkedet jo åbne nye muligheder med et større netværk på arbejdsmarkedet og mere erhvervserfaring i bagagen

ofte være muligt at få et nyt og bedre lønnet job

det er endnu en grund til at vi i debatten ikke bør legitimere

for arbejdsmarkedet hvis man synes at den økonomiske gevinst ved at tage et arbejde bare er for lille når det gælder fremadrettede initiativer der kan bringe flere i arbejde kan man også med fordel anlægge et bredere perspektiv end det der er anlagt med dagens forespørgsel den økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse frem for at modtage for eksempel dagpenge eller kontanthjælp er bestemt en relevant brik men det er kun en brik blandt flere vi kan rykke på når det gælder bestræbelsen om

i de kommende år vil vi se at beskæftigelsen stiger i takt med at den række af reformer der er iværksat bliver fuldt indfaset det gælder udover skattereformen blandt andet reformer af tilbagetrækning førtidspension fleksjob su system og international rekruttering en af de helt store opgaver jeg ser for os i de kommende år er derfor også at følge op på om de mange reformer der allerede er gennemført også får den effekt som vi havde regnet med

nødvendigt gribe ind og justere på tingene hvis der er elementer der ikke ser ud til at virke efter hensigten om det løbende arbejde med at

på reformerne kvalificerer som et initiativ i sig selv

kan man få lov til at diskutere men under alle omstændigheder må man ikke undervurdere betydningen af at vi rent faktisk følger op på de initiativer vi har sat i søen regeringen har fremlagt en ambitiøs reformdagsorden som vi løbende følger op på og arbejdet er ikke gjort med de reformer vi allerede har gennemført derfor synes jeg også vi fortsat skal afsøge og overveje mulighederne for at gennemføre nye initiativer

gerne invitere til debat og dialog om er jo ikke nogen grund til at sidde og holde på de gode ideer har man nye tanker der kan bidrage til en øget beskæftigelse

det jo bare at lægge dem åbent og frit frem til diskussion så

de krav vi stiller vores krav er at det ikke er forslag for forslagenes egen skyld de skal være konkrete vi skal være sikre på at de virker efter hensigten og så skal de være socialt afbalancerede og fuldt

det er vigtigt at man animerer til at man gør sig umage i alle livets faser og at man så også kan imødese

er på arbejdsmarkedet det er vigtigt at vi har så mange som muligt på arbejdsmarkedet

at vi har nogle rammer og nogle systemer

gør sig umage for at få det arbejde som der er flytter sig lidt længere for det end hvad man ellers måske havde villet

det kan vi konstatere at der åbenbart er et overvejende flertal af danskere som er enige med os i hvis man ellers skal tro den måling som jyllands posten bragte her forleden dag det tror jeg egentlig er er helt naturligt at danskerne

har det sådan der skal være en gevinst ved at gøre en forskel

et ordsprog der siger at arbejdet bærer lønnen i sig selv og det var

også om at komme op om morgenen og have noget relevant at stå op til komme hen på arbejdspladsen have et socialt fællesskab både på arbejdspladsen men måske også i fritiden men problemet er bare at ordsproget ikke virker tilstrækkeligt i virkelighedens verden når man søger efter arbejdskraft

så er situationen den at man sjældent får ansøgere i hvert fald ikke danske ansøgere det gælder inden for fødevarebranchen det gælder hotel og restaurationsbranchen det gælder en stribe områder når man søger efter arbejdskraft inden for lavtlønsområderne

får man sjældent ret mange om nogen danske ansøgere

forskellige grunde knap og nap ottehundredetusind i den erhvervsaktive alder er

det koster samfundet i omegnen af en hundrede og tre og halvfjerds milliard kroner om året og paradokset er også til at få øje på vi har i øjeblikket godt fyrretusind udlændinge typisk fra østeuropa som er i arbejde i danmark for manges vedkommende er det lavtlønsarbejde det er ufaglært arbejde og samtidig har vi lige i underkanten men tæt på det samme tal fyrretusind danskere på kontanthjælp for hvem den eneste udfordring er

ikke har et arbejde det synes vi er et paradoks som man skal have gjort noget ved

hvis man sammenligner hvordan situationen er i danmark

de fem og en halv erhvervsaktive til at deles om den byrde

er det attraktivt at tage et arbejde flytte så langt gå efter de arbejdspladser der er

vi har jo heldigvis og godt for det et velfungerende arbejdsmarked der er en god jobrotation udskiftning fleksibilitet og så videre der er jobåbninger

syttentusind personer betaler rent faktisk for at arbejde det er selvfølgelig prisværdigt men er det fair er det rimeligt

og tredivetusind har ifølge økonomi

det man kalder en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde

regeringen i to tusind og tre og tyve

og halvtredstusind for hvem der er en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde det synes vi at vi godt kan gøre bedre og desværre må vi jo konstatere at regeringen på trods af skattereformen har gjort det mere attraktivt at være uden for arbejdsmarkedet i den forstand at man fjernede kontanthjælpsloftet man har fjernet to hundrede og fem og tyve timersreglen man har givet kontanthjælpsmodtagere ret til mere ferie og så har man fjernet starthjælpen det har alt sammen betydet at eksempelvis en familie på kontanthjælp har fået i omegnen af tre tusind kroner mere om måneden en flygtningefamilie har fået et løft i sit sit rådighedsbeløb på omkring titusind kroner om måneden

vi ønsker i venstre en jobreform en jobreform som skal gøre forskellen mellem at være på arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet større vi ønsker at der skal lægges et loft over hvor meget man samlet set kan få i offentlig ydelse og så ønsker vi at lette skatten for små arbejdsindkomster

for at gøre gevinsten større ved at arbejde vi skal have flere indtægter til vores fælles velfærdssamfund og vi peger på den her model som en måde til at få flere af de omkring ottehundredetusind

i den erhvervsaktive alder ind på arbejdsmarkedet som i dag er uden for arbejdsfællesskabet hver gang vi får flyttet bare en person på kontanthjælp ind på arbejdsmarkedet giver det samfundsøkonomien et plus på

kroner foruden den sociale gevinst der ligger til den enkelte

gjort noget ved og det håber vi også debatten her vil afspejle uanset hvordan i øvrigt et valgresultat måtte komme til at se ud

arbejde sammen og komme videre i den retning på den baggrund skal jeg på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

folketinget konstaterer at der ifølge finansministeriet i et svar til finansudvalget den syvogtyvende november

er syttentusinde og syvhundrede personer der ville få mere til rådighed ved at være på offentlig forsørgelse end ved at arbejde folketinget konstaterer endvidere at der ifølge økonomi og indenrigsministeriet fortsat er

og halvtredstusind danskere som kun har en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde når regeringens skattereform er fuldt indfaset i år to tusind og tre og tyve folketinget opfordrer derfor regeringen til at tage initiativer der vil sikre at der altid er en økonomisk gevinst ved at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse folketinget opfordrer ligeledes regeringen til at kigge på den samlede ydelse som en familie kan modtage i offentlige ydelser herunder overveje indførelsen af

prisværdigt at der er nogle der faktisk arbejder til trods for at det koster dem penge det synes vi bare ikke er fair vi vil gerne give dem

ved andre sociale ydelser børnepenge

der skal gives en skattelettelse til dem

lavtlønsgruppen altså dem som har de lave indkomster for netop at give dem en gevinst og dermed også animere til at flere kommer fra

til aktiv beskæftigelse

forleden dag en dialog hernede i salen med finansministeren og der spurgte jeg til hvordan socialdemokraterne og regeringen så på deres forslag til dagpenge

kom finansministeren med et udtryk der hed det tror

vi kommer nærmere vi har lagt en retning vi

at man får for lidt ud af det når man er på arbejdsmarkedet altså har de små indkomster det set derfor vi

til gengæld giver man en skattelettelse til dem som er i arbejde eller kommer i arbejde

og halvtredstusind mennesker for hvem der stadig er en ringe økonomisk tilskyndelse til at

to tusind og tre og tyve når vi har indfaset skattereformen

det synes vi sådan set

noget ved og det håber jeg også at socialdemokraterne er enige med mig i vi har så peget på én model det er jo

kan bruges men vi synes bare det den retning som er den rigtige

regeringen havde et forslag til dagpengeændringer

til dagpengeændringer

svaret det at det kunne man ikke komme ind på man havde ikke engang et forslag

hundrede procent i detaljer det mener vi heller ikke det bør være det skal der

er klar over men vi har defineret den retning vi gerne vil

kan få i offentlige ydelser mod til gengæld at sænke skatten for dem som er

gjort større det er den retning vi gerne vil i det synes vi er rimeligt og rimelig fair

gav udtryk for og jeg citerer direkte det handler om at gøre noget så målrettet som muligt for dem med de små arbejdsindkomster og nøglen til den her tænkning

få et svar på om venstre vil bruge mere end fem og halvtreds milliard kroner på at sikre at det kan betale sig at arbejde og betyder det at venstres politik trods forsikringer om det modsatte ikke kan sikre at det altid kan betale

rum for at man kan sænke skatten

er på arbejdsmarkedet og tager nogle af de lavtlønsjob de ufaglærte jobs som der desværre er alt for mange

ikke har et arbejde til gengæld kan vi så se at der er

godt fyrretusind typisk østeuropæere som er i danmark og som tager de jobs

det forhold vi gerne vil gøre anderledes og det er den retning vi har peget på med

at man hvis

hvis eneste udfordring selv der kan være mange andre udfordringer

sænker skatten for dem som kommer ind på arbejdsmarkedet sådan at gevinsten simpelt

og danskere på en og samme tid eller også må venstre jo anden forklaring på hvordan

ikke ved skattelettelser eller noget som helst andet for så ville det forlængst være sket fordi

for de fyrretusind at tage det arbejde og de har pligt til at gøre det på den måde kan man ikke finde på yderligere redskaber som reelt tvangsflytter fyrretusind mennesker

det var for attraktivt ikke at søge jobbet

også dertil lægge at der selvfølgelig er omkostninger forbundet med det man skal have transportudgifter man skal også op om morgenen

flere danskere der søgte de jobs og så tror

stille nogle spørgsmål og så kan ordføreren sige sige ja eller nej

der var under vk regeringen

ufaglært lavtlønnet arbejder fem og tredive kroner

meget eller lidt jeg synes det er at gøre grin med folk at man siger jamen bare fordi du får en lille smule mere så

ikke nogen forskel det synes jeg det er

jeg synes i øvrigt også at det er en udfordring for vores samfundsøkonomi både økonomisk og socialt at man er i den situation at der

afhænger selvfølgelig af hvordan styrkeforholdet ser ud efter et folketingsvalg for vi har ikke nogen fornemmelse af at vi har et flertal for det i dag men vi håber selvfølgelig

efter et valg men pointen er bare

og så kan vi jo se hvordan der kan blive

hundrede og tretten der

de mennesker som står lige på kanten at man giver dem en gevinst at man giver dem en større gulerod

derhen hvor jobbet er selv om det måske er lidt langt væk eller det måske ikke lige

et kontanthjælpsloft fordi det er det det drejer sig om det drejer sig om det det drejer sig de andre ydelser man kan få vi har været rundt om dem indtil flere gange

samtidig at sige kan vi dog ikke få en lille smule større gevinst

vores skattereform lad os gå videre ad den vej ved at sænke skatten på de små indkomster det vil venstre rigtig gerne

at det radikale venstre gerne vil de taler vist om topskatten men mon ikke de kan overtales til at starte i bunden

så kan vi diskutere hvor meget og hvordan vi gør det

bare en kommission vi har ikke sagt at den reform som vi selv står fadder til er mejslet i granit men kan man da få en fornemmelse

hvad det er de radikale eller regeringen vil nej

her problem foreslår højere boligskat og lavere topskat velbekomme og god fornøjelse

vis lige referere de svar som vi har fået fra økonomi

dag er trehundrede og tredivetusind for hvem der er en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde deri er ikke engang indregnet omkostninger til transport efter vores fælles skattereform er indfaset er der en kvart million det er ikke godt nok vi skal videre

få en forklaring eller i hvert fald et bud på hvor meget

jo blandt andet af hvordan et flertal kommer til at se ud efter et folketingsvalg for

før et folketingsvalg så kom gerne med det folketingsvalg så hurtigt som muligt men pointen er

synes vi blot det er vigtigt at man får en gevinst når man går ind på arbejdsmarkedet

animeres til at folk der gør den indsats at komme ind på arbejdsmarkedet og dygtiggør sig og gør sig umage får en gevinst

ligger i vores dna at sådan skal det være

i socialdemokraternes det er lige meget og

alt muligt andet end økonomien jamen fair nok så er vi ikke enige om det men sådan synes venstre bare det skal være

man mener mener man noget nej men mener ingenting

et valg siger her kan vi se en udfordring det vil vi gerne prioritere

her retning vi gerne vil gå hvor langt vi kan gå i den retning

enormt tal som heldigvis

om end i beskedent omfang er for nedadgående med den skattereform som venstre har været med til at gennemføre sammen med regeringen vi kan forstå at der er andre i regeringen som ønsker noget helt andet altså de radikale ønsker topskattelettelser det ønsker vi så ikke at prioritere i første omgang vi udelukker det ikke men vi

prioritere skatten i bunden fordi vi kan se det gør forskellen

at være indenfor større det er sådan set det vi har peget på hvor meget vi kan komme igennem med afhænger blandt andet af hvordan folketinget bliver sammensat efter et valg

og det vil vi gerne lægge et loft over for

samtidig at gøre det mere økonomisk attraktivt for det kontanthjælpspar

nogle forslag eller en retning eller noget som kunne gøre den her udfordring mindre det har man ikke fra

bliver sat spørgsmålstegn ved de tryghedsskabende faktorer der gør

fair over for de vælgere der skal til stemmeurnerne at man så entydigt har læsset opgaverne over på de svageste skuldre i den her sammenhæng er det ikke mere fair at give dem

over hvor meget man samlet set kan få i offentlig ydelse mod til gengæld at lette skatten og netop som herre orla hav peger på gøre det mere attraktivt at komme ind på arbejdsmarkedet give dem en bedre chance for at komme ind på arbejdsmarkedet det synes vi er rimeligt

og når vores skattereform er fuldt indfaset vil der ikke være en eneste kontanthjælpsmodtager som ikke har en gevinst ved at komme i arbejde vi har prioriteret mennesker med almindelige indkomster når vi har kunnet give skattelettelser vi har prioriteret at hæve beskæftigelsesfradraget særlig for enlige forsørgere

givet målrettede skattelettelser ved at forhøje fradraget for faglige kontingenter det har faktisk været en kamp imod venstre der ikke har villet have de her ting men resultatet taler for sig selv i dag kan det bedre betale sig at arbejde

mens herre lars løkke rasmussen var statsminister

at gøre det mere attraktivt at arbejde og på samme tid at bringe børn ud af regulær fattigdom ved at afskaffe venstres fattigdomsydelser det er en bedrift vi kan være stolte af synes vi selv vi siger også klart at hvis man overhovedet kan arbejde

skal man arbejde og man har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet hvis man vil have

vi har ført en politik derefter men det skal selvfølgelig også være sådan i danmark at bliver man arbejdsløs skal man kunne regne med at der er tryghed for en selv og ens

skal det være i det danmark vi kender venstre ønsker en anden vej man angriber det sociale sikkerhedsnet og hvilken vej det så konkret er tør venstre ikke fortælle danskerne præcist om før der skal være valg

de to tusind og halvfjerds gange er altså også det antal gange venstre har undladt at svare konkret på hvad det moderne kontanthjælpsloft egentlig skal indeholde det er alligevel lidt af en bedrift

haft store forventninger til i dag for når nu venstre selv valgte at indkalde til dagens debat oprindelig skulle det faktisk have været en hasteforespørgsel efter venstres mening

at venstre ærligt og redeligt ville svare på hvad et moderne kontanthjælpsloft konkret skulle indeholde

har vi ikke fået nogen svar vi har hørt på mere taltrylleri fra venstre og har til gengæld fået nogle nye interessante koncepter ind i debatten findes der efter i dag et forslag fra venstre om et dagpengeloft

også på de her områder og vil sætte et loft på det er faktisk hvad man må udlede af herre jacob jensens optræden på talerstolen tidligere

var det man ville og så ligesom stoppe debatten her hvis man er indkalder

i hvert fald det er forbløffende ringe og dårligt forberedt og

vi har hørt at det moderne kontanthjælpsloft kan sikre at det altid kan betale sig at arbejde det må siges at være noget af en overdrivelse kigger man i venstres finanslovsforslag

med al respekt gør det ikke meget til eller fra for dagpengemodtagernes incitament til at tage et arbejde

måske også indføre et loft over dagpenge og ydelser i relation til det hvorfor er det at venstre nægter at fremlægge sit kontanthjælpsloft det kan skyldes at venstre simpelt hen har slået et for stort brød op for det moderne kontanthjælpsloft er måske nutidig dansk politiks største bluffnummer det kan ikke sikre at det for altid og for alle kan betale sig at arbejde her og nu det kan ikke sikre at skatten kan lettes mærkbart i bunden det vil til gengæld sikre at vi igen går i retning af at flere børn vokser op i fattigdom

venstres ønske måske ikke så meget at det skal kunne betale sig at arbejde

men at det skal være et større problem at blive arbejdsløs

når man angriber det sociale sikkerhedsnet som venstre gør

også til et større pres på lønningerne og lige præcis derfor vil venstre måske ikke konkretisere sit moderne kontanthjælpsloft sandheden er at hvis man vil indfri sit løfte om at det altid skal kunne betale sig at arbejde så skal partiet igen skære i dagpengene fordi det næsten udelukkende er dagpengeberettigede som vel at mærke for langt de flestes vedkommende er i job der her og nu indgår i den gruppe der

at arbejde så skal man sikre det

skal man gøre som venstres venner i cepos siger så skal dagpengene beskæres med omkring ti procent som socialdemokrat kan

en vej vi ønsker at betræde tværtimod vi ønsker et dagpengesystem hvor færre

hvor vi sikrer at flere kommer i arbejde til en ordentlig løn og hvor vi fokuserer eventuelle skattelettelser mod de mennesker som har de laveste lønninger for os bliver svaret aldrig ensidigt at udhule det sociale sikkerhedsnet

bare at man kommer til de jobsamtaler

og siger at man sådan set kun er der fordi man har fået besked på det af sin jobkonsulent så får man ikke et arbejde men man står til rådighed for arbejdsmarkedet så rådighedsreglerne kan ikke bruges til så meget kan herre jesper petersen bekræfte at danmarks statistik har stillet spørgsmål til ledige i danmark i en arbejdskraftundersøgelse og at tredive procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke kan svare ja til alle disse tre spørgsmål at de er villige til at tiltræde inden for fjorten dage at de har søgt job inden for de seneste fire uger eller at de i det hele taget ønsker at arbejde en tredjedel at de jobparate kan ikke svare ja til de tre

i landet og det gælder især for venstre der har mange af dem der ikke håndhæver rådighedsreglerne ordentligt så må man jo sige til dem at de skal passe deres arbejde for selvfølgelig skal rådighedsreglerne håndhæves man skal stå til rådighed hvis man vil have ret til offentlige ydelser men jeg synes faktisk at det er lidt en provokation

der blev fyret mens de borgerlige her i landet sidst havde magten og nu er på kontanthjælp og som gerne vil have et arbejde

faktisk også har et økonomisk incitament til det

bare kan hæve kontanthjælp uden at det har nogen konsekvenser og det

men der behøver de ikke over for arbejdsgiveren at se ud som nogle der virkelig ønsker at arbejde og dog kan de alligevel fremstå som nogle der står til rådighed for arbejdsmarkedet

at miste deres job men jeg synes det er meget fint at herre ole birk olesen angriber den her debat på den måde at han slet ikke vil diskutere det økonomiske incitament fordi han åbenbart er enig med os i at det går den rigtige vej og at der for den almindelige kontanthjælpsmodtager i danmark er et endog stærkt økonomisk incitament til at komme i arbejde det gider herre ole birk olesen slet ikke

om håndhævelsen af dem er okay der bliver problematiseret det snakker vi gerne om selvfølgelig skal de håndhæves ordentligt og det kan vi så lade indgå i diskussioner og det politiske arbejde herfra også over for venstres borgmestre der kritiserer

og halvtredstusind mennesker for hvem der er en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde synes herre jesper petersen det er rimeligt

jesper petersen vil videre men kunne han sige lidt om hvad det er han gerne vil videre med i den her sammenhæng

de velstillede ikke for de lavtlønnede og den betyder sammen med flere andre ting vi har gjort at tilskyndelsen til at komme i arbejde stiger og er bedre nu end den var da herre lars løkke rasmussen var statsminister og hvert år den

januar frem til to tusind og to og tyve vil beskæftigelsesfradraget vokse lidt mere som følge af den skattereform vi har aftalt så det vil gå i den retning for hvert år der går

som ikke har en økonomisk gevinst på de her cirka tusind kroner om måneden ved

at komme i arbejde så vi er tilbage ved spørgsmålet om at det er dagpengene herre jacob jensen og venstre må ændre på og skære i hvis det her for alvor skal rykke sig og det har været en interessant ting at få frem i debatten i dag

vil ikke rigtig sige hvad man selv mener jeg spørger helt stilfærdigt og konkret hvad er det socialdemokraterne ønsker sig skal ske hvis der

skal ske noget i den her retning ud over det som vi

forringet mulighederne man har fjernet to hundrede og fem og tyve timersreglen kontanthjælpsloft

så man vil stille i stedet for ikke noget man vil videre

et enkelt forslag til hvad han gerne ser skal til for at vi kan komme videre i den retning vi dog trods alt i fællesskab på skatteområdet lagde ud her for

i skattereformen så man ville noget stik modsat det venstre siger her i folketingssalen i aften og end det herre jacob jensen lige har har sagt i det her spørgsmål for min skyld må man gerne komme frem til at vi kan give flere lettelser i skatten for lavtlønnede men jeg har bare ikke pengene med mig og derfor vil jeg ikke stå og love det til gengæld

råd til en vækst i den offentlige sektor på de her nul procent godt tyve milliard kroner mere til vores fælles velfærd end venstre har samtidig med at vi laver de her forbedringer på beskæftigelsesfradraget og det det er en god og afbalanceret

også glad for at det ikke sker på den måde som venstre lægger op til og som herre rené christensens parti dansk folkeparti lagde stemmer til før sidste valg hvor man indførte en række særlig lave ydelser der gjorde at

miste deres arbejde tag bare tiden omkring finanskrisen hvor der var ethundredetusind danskere der mistede deres job i den private sektor mens herre lars løkke rasmussen var statsminister

er kommet tilbage i arbejde og lige så meget som jeg synes at de skal have en økonomisk gevinst når de knokler synes jeg også at de skal kunne klare sig og forsørge deres børn når de har været så uheldige at miste deres arbejde

på arbejdsmarkedet den balance skal der være og lige præcis fordi vi ikke vil ramme

vi ikke med på alle mulige ensidige nedskæringer af de offentlige ydelser

nogen der bliver særlig rige af den det er svært at få enderne til at nå sammen men vi har jo også eksempler på særlig hvis man

at konkurrere med og så har vi da en udfordring

som helt umiddelbart er i en situation hvor de ikke får nogen gevinst ved at være i arbejde

består næsten udelukkende

men det er jo dem som venstre lægger op til at ramme og dem som herre rené christensen og hans parti tidligere har været med til at ramme

om de her dagpengemodtagere har en tilskyndelse til at arbejde så med den undskyldning at man er meget optaget af noget med kontanthjælpsmodtagerne

varmer man lige så langsomt op til et generelt angreb på det sociale sikkerhedsnet

nu rejser formanden sig så nu skal jeg standse men jeg synes ikke det gav mening hvad herre rené christensen

hvad der skal gøres men jeg noterede mig og jeg vil sige egentlig med glæde

jesper petersen talte rigtig varmt for skattelettelser og faktisk gjorde det til

er skyld i at nu sker der noget når det gælder beskæftigelsesfradraget

man må vælge mellem skattelettelser eller velfærd man kan ikke få begge dele socialdemokratiet var jo imod skattelettelser

jesper petersen er det ikke rigtigt at socialdemokratiet

til valg på skattelettelser det var jo kun fordi vi var nogle der blev ved med år efter år at arbejde for skattelettelser i det her samfund så det bedre kan betale sig at arbejde at socialdemokratiet endelig gik med til det så der blev en aftale om skattelettelser

slet ikke socialdemokratiets politik socialdemokratiet

at herre lars barfoed skal sætte det flueben gennemført regeringen her gik til valg på at

danskere skulle have en en skattelettelse og det er er gennemført

bagefter skal benytte mig af printeren der er lige herude i

min tale fordi den jo meget præcis handlede om hvordan vi vil sikre et ordentligt socialt sikkerhedsnet og derfor ikke er med på nedskæringer af kontanthjælp og dagpenge osv

og hvad der ellers kommer frem af forslag fra højre side af folketinget

tilfredse med at vi har kunnet lave en skattereform hvor

danskere får broderparten af den lettelse der er gennemført samtidig har vi så en diskussion om nulvækst eller ej hvor vi jo faktisk demonstrerer her at vi godt kan sørge for at

danskere har lidt mere ud af deres arbejdsindsats

er råd til at lave forbedringer for udvalgte velfærdsområder

lave flere skattelettelser til de mest velstillede ikke i bunden det

bedre kan betale sig at arbejde og så få et samfund hvor der bliver mere lighed men det ender med et samfund der bliver mere rigt så det også

bedre samfund for dem der har mindst

socialdemokratiet ønsker skattelettelser selv om vi i det konservative folkeparti altid er blevet hånet af socialdemokraterne for

går socialdemokratiet ind for flere skattelettelser

gennemføre en skattereform der letter skatten for lavtlønnede lønmodtagere og det vil fortsætte hvert år første januar

også fremadrettet ja jeg synes at det er godt når man kan lave en skattereform der har en god fornuftig finansiering

jo godt og det er ikke noget nybrud som herre lars barfoed

lars barfoed har været her længere end mig men han må huske dårligt fordi det at kunne gavne almindelige lønmodtagere på den måde også ved at man skal betale mindre i skat

men de penge findes altså ikke som fru lisbeth bech poulsen taler om og jeg synes det er flot at stille sig op på et tidspunkt hvor vi også er meget tæt ved et valg og give vælgerne indtryk af at man har penge til at lave lette skatten for tre tusind kr når de penge faktisk ikke findes skulle de komme en dag

vi snakke om det det kunne også være de skulle bruges til bedre velfærd men det

penge der er der så lad os tage det når når pengene er der indtil da

var et som var skabt af herre claus claus hjort frederiksen og fru inger støjberg i en

og at det det overhovedet ikke havde fokus på at skaffe folk i job men ene og alene havde fokus på at jage dem der

var på overførsel eller på dagpenge hvorimod vi nu har skabt et system

få folk i job men også at skabe nogle flere job

der faktisk er en reel mulighed for at man kan komme ud at lave noget hvis man har de hvad skal

er særlig rart at se på at man fra borgerlig side skælder ud på nogle mennesker der er på kontanthjælp og som

ganske få kompetencer og som er i konkurrence med nogle fra andre lande som har mere uddannelse end dem

det handler om at give de her mennesker i danmark der er arbejdsløse flere chancer på arbejdsmarkedet give dem noget mere uddannelse så antyder man at de i virkeligheden

kan kigge på dem der er på passiv forsørgelse der må vi sige i forhold til nogle af de ting der har været sagt

genindføre starthjælpen der er ingen tvivl om at det at man har fjernet starthjælpen

at vi har oplevet den her massive tilstrømning til danmark

til øgede integrationsudgifter i to tusind og femten i to tusind og elleve havde vi en økonomi der hed to

det vi gerne vil

på hvordan vi skaffer en mulighed for at dem som er på arbejdsmarkedet også får mere ud af det derfor vil vi gerne være med til at kigge

se på at vi ikke har de her tilfælde og vi anerkender at det ikke er den enkelte ydelse men det er de samlede ydelser der gør at der er enkeltstående familier

store indkomster hvor der er en ringe tilskyndelse til at komme på arbejdsmarkedet for at jeg ikke skal se at

lægge et loft over dagpengene

og vi er helt åbne over for den diskussion det har også været fremme om

tidlige forløb og lavere i det senere forløb og så videre og så videre den diskussion glæder vi os rigtig meget til at tage man kan selvfølgelig

skal have en højere ydelse i den ene ende hvis man så allerede har lagt et loft over

love nogle høje ydelser hvis man efterfølgende trækker dem ned med et loft

en del af det her dagpengesystemet er utrolig vigtigt for det danske arbejdsmarked hvis vi ikke har et dagpengesystem som medlemmerne ønsker

fagbevægelsen som vil være helt anderledes vi vil opleve at man vil

lave overenskomster hvor der skal være en års opsigelse og så videre

fleksibelt arbejdsmarked og derfor er vores dagpengesystem utrolig vigtigt

vi mener faktisk også i forhold til skattelettelserne når man kan se på den måde den her regering har valgt at prioritere midlerne på

og man står ikke med et rådighedsbeløb der er større end det

så er det jo ikke menneskene der er noget i vejen med så er det jo systemet der er noget i vejen med jeg står

arbejderbevægelsens erhvervsråd og de bekræfter jo at vi står i den her situation

der altså er nogle der går på arbejde hver dag uden at have en økonomisk tilskyndelse til det

genindfører kontanthjælpsloftet

kontanthjælp og har rigtig svært ved at komme derind der må man bare sige

bruges til at de her kontanthjælpsmodtagere kom tættere på arbejdsmarkedet vi har en

man jo fået det her med aktivitetsparate og ikke aktivitetsparate

er flyttet ned i boksen der hedder ikke aktivitetsparate den bliver øget og øget og det er også derfor vi nogle gange ser at ledighedstallene falder

jeg

vælgerne vil at vi får et andet flertal at vi også kan få venstre til

gå i den retning som vi gerne vil og vi ønsker ikke at skære i den enkelte ydelse

er at

får lagt boligtilskud varmetilskud friplads og så videre og så videre oveni særlig hvor der er to på kontanthjælp så er det meget meget vanskeligt for den ene part

folk uden for arbejdsmarkedet og så kan man jo snakke om børnefamilier hvor vi fastholder forældrene væk fra arbejdsmarkedet og er

den

på den ene

af dem er på dagpenge og der mener vi at man har set helt rigtigt men man har ikke kigget ret meget på kontanthjælpsmodtagerne endnu

det for tilbud de får det vi kan se når man

ud på kommunernes økonomi og de budgetter

det håber vi selvfølgelig at reformen

faglærte den samme øvelse mangler vi stadig væk

skal man ikke tage fejl af men vi har en stor opgave hvis vi ikke skal undskyld mig udtrykket

godt tænke mig at dansk folkeparti kom med et svar til alle de der mennesker der virkelig ryster lidt i bukserne over det som dansk

jo passende få nogle østeuropæere til at hente de papkasser det er jo den situation vi står i det her handler jo om begge dele er ordføreren ikke enig i at det er problematisk at der er nogle der hver morgen står op og går på arbejde uden at få noget ud af det

nogle som tager penge med på arbejde

har til sig selv og så står dansk folkeparti og siger om de ikke gerne vil

i arbejde men de ved jo ikke hvad de har at se frem til med dansk folkeparti så giv os dog et svar hvad vil det betyde hvor mange

penge vil de her mennesker have til sig selv

betale sig at tage et job så har vi altså et system der gør at vi fastholder voksne mennesker uden for arbejdsmarkedet og så kan vi snakke om social arv og alt muligt andet det plejer socialdemokratiet

sociale arv her siger man så at vi skal fastholde nogle ydelser som gør at de her forældre ikke vælger at komme på arbejdsmarkedet

de allersvageste familier tvinges til at tage deres børn ud af den socialisering der sker i en børneinstitution

til at ske med de børn vil det være bedre for børnene at være uden for det fællesskab er en børnehave

jo være konsekvensen hvis det er at man ikke får tilskud til det længere man ikke har fripladsen hvordan vil det indvirke i forhold til den

omkostninger der kan være at komme til og fra job

med det regime folk uden for arbejdsmarkedet

jo ikke have et system der fastholder folk

i beskæftigelse det vil vi gerne

der er to veje til det eller ikke to veje der er

samtidig med at der selvfølgelig skal kigges på

er for nogle regelsæt der er og hvad det er for et skattesystem der er

altså flere parametre i det her jeg synes

fastholde folk på passiv forsørgelse

skære i den enkeltes kontanthjælp

få et netværk så jeg måske kan avancere til et andet job det gælder den unge det gælder også den unge familiefar som har mistet sit job på grund

det virkelig det billede som dansk folkeparti

undergrave de her familiers muligheder yderligere

så igen vi mener slet ikke at folk jubler over

være på kontanthjælp kontanthjælpen er en lav ydelse i danmark det er svært at leve for en enkelt kontanthjælp men der er tilfælde og det viser

hvor det ikke kan betale sig at tage et lavtlønsjob

det kan vi ikke være bekendt hverken over for den ledige men så sandelig heller ikke over for den store gruppe som er ude på arbejdsmarkedet det bliver vi

altid skal kunne betale sig at arbejde

enige i vi mener sådan set også at det for langt langt de fleste mennesker så absolut kan betale sig at arbejde og vi har jo netop med skattereformen fra to tusind og tolv gjort en hel del for at de økonomiske incitamenter til at tage et arbejde vokser ikke mindst for blandt andet de enlige forsørgere der ellers er en gruppe som det kan være meget svært at flytte fra arbejdsløshed til beskæftigelse

vi har også den holdning at værdien af et job er meget mere end den lønningscheck man får det at have et job er vejen til frihed

man herre i sit eget liv og kan træffe sine egne valg derfor er et job meget mere værd end de økonomiske midler det udløser mange mennesker finder en væsentlig del af deres identitet i deres job man finder venskaber i sit job med kollegaerne og man holder sin viden og sin kunnen ved lige

det er som bekendt også nemmere at finde sig et endnu bedre job og måske et endnu bedre lønnet job hvis man allerede er i job

vores samfund er baseret på at alle der kan bidrager og at fællesskabet tager sig af dem der ikke kan forsørge sig selv det er en grundlovsfæstet ret vi har som borgere i danmark og som jeg synes vi kan være stolte af der er ikke mange lande der kan mønstre noget tilsvarende

er det derfor også en selvstændig værdi at niveauet for offentlig forsørgelse på kontanthjælp er tilstrækkeligt til at man kan leve et værdigt liv og holde sine børn ude af fattigdom derfor afskaffede vi fattigdomsydelserne i form af starthjælp og kontanthjælpsloft som noget af det første efter at vi overtog regeringsmagten i to tusind og elleve og derfor har vi intet ønske om at skære i overførslerne ved at genindføre fattigdomsydelserne

jeg synes også det er vigtigt at nævne at der jo til vores samfunds rettigheder og pligter hører at hvis der findes ledige job skal man tage dem uanset om man er på dagpenge eller på kontanthjælp og derfor kan ingen takke nej til et job med henvisning til at den økonomiske gevinst er for lille

vi anerkender selvfølgelig at økonomiske incitamenter spiller en rolle i menneskers liv og det er derfor regeringen har gennemført reformer der øger incitamentet og det er også derfor at vi i radikale venstre har et ønske om at sænke skatten på arbejde yderligere for alle grupper

vi peger blandt andet på at man som et led i finansieringen kan afskaffe skatterabatten for boligejere det at få flere i arbejde skaber nemlig en helt anden værdi for samfundet end det at tjene på værdistigningen i sit hus

vi ønsker at endnu flere mennesker kommer i arbejde men det er reformvejen vi skal vælge derhen ikke den vej der beskærer råderummet for dem der i forvejen har

den radikale ordfører ikke kan bekræfte at regeringens egne tal viser at flere kommer i arbejde hvis det bedre kan betale sig altså hvis man letter skatten for folk i arbejde eller hvis man omvendt sænker ydelsen

der ikke er i arbejde så viser regeringens egne tal at så kommer flere i arbejde og dermed viser regeringens egne tal jo også at det har betydning hvor meget lyst man selv har til at arbejde og at der er mennesker i dag som får mere lyst til at komme i arbejde hvis den økonomiske tilskyndelse til det stiger og at rådighedsreglerne således ikke kan

boliger som har virket siden to tusind og et og som fortsat vil udhule det der er at gøre godt med i vores samfund det er det vi foreslår fordi vi tror på at det har en gevinst at sænke skatten på arbejde

kontanthjælp om dagpenge

hænger sammen med lønniveauet i danmark

resten af af niveauet for lønnen

rykker det andet også vi har fra andre lande som england og som tyskland

hver tiende i england

de er i fuldtidsbeskæftigelse

ydelserne hverken kontanthjælp eller dagpenge

på beskæftigelsesfradraget

får en ekstra gevinst ved at arbejde

en lønmodtager der får tohundrede og halvfemstusind

moderne kontanthjælpsloft

her i aften i salen selv om vi har brugt mange timer på det efterhånden

firs million kroner til statskassen eller fem og tredive kroner

vi vil finansiere et øget beskæftigelsesfradrag med en afgift på finansielle transaktioner det nogle kalder en finansskat eller en ftt

allerede nu skal tilslutte sig de elleve eu lande med tyskland og angela merkel i spidsen

at indføre en finansskat det er kun rimeligt at også finanssektoren bidrager til fællesskabet

via en finansskat mellem syv og otte milliard

giver meget mere mening at indføre en mikroskat på den mest skadelige form for spekulation i finanssystemet og til gengæld betale mindre i skat af lønindkomst af arbejde

selv set vi har nogle udfordringer med som vi tit diskuterer her i salen men til gengæld bør vi beskatte de ting som vi helst

det hvad ambitionen er og hvorfor sf synes at det er en god idé

jeg deler sådan set synspunktet vi kan så diskutere finansieringen men jeg deler synspunktet om at det

det vil animere flere til at komme ind på arbejdsmarkedet og det også vil give et godt signal til dem som har

ikke får mere ud af det økonomisk men vi ser sådan på det at arbejdspladserne skal være der at

inden for nogle brancher kan vi godt begynde at se at vi mangler arbejdskraft og

nogle af de håndværkere vi kommer til at mangle

en erhvervsuddannelsesreform

vi helt enige

finanskrisen da det buldrede af sted havde vi stort set

var nasserøve eller er dovne

nogen forskel om den her økonomi

der er på kontanthjælp ønsker at arbejde

de ikke har nogen uddannelse eller hvad det nu kan være men langt langt de fleste mennesker

sige var at vores udgangspunkt er at langt langt de fleste

hun var fattig sagde sf men da man fik tallene frem konstaterede man at selv om hun var under et kontanthjælpsloft så var hun ikke

men hun var jo repræsentativ for folk i samme situation enlige forsørgere med et barn og alligevel var hun ikke fattig andre i samme situation havde samme ydelser og de var således heller ikke fattige nu hører vi så igen at hvis man indfører et kontanthjælpsloft vil man igen gøre folk fattige hvad er sfs holdning bliver man fattig

at være underlagt et kontanthjælpsloft ligesom carina var det

diskutere med herre ole birk olesen helt generelt

er fattige hvis de bliver underlagt

hvis du har svært ved at få enderne til at mødes når det er jul

har svært ved at få enderne til at mødes

alle de ting som vi andre måske synes er ret naturlige vi kan jo se at der år for år bliver flere og flere der står i kø til at få julehjælp så kort sagt

ikke vil gå ind i carinadiskussionen er at jeg synes det er en lille smule smagløst

blive ved med at slå plat på en enkeltperson men jeg vil gerne diskutere med herre ole birk olesen helt generelt om folk der er på kontanthjælp

samme situation som carina og underlagt et kontanthjælpsloft så mener sf

der gået tre år og så kan folk ikke så godt huske carinas tal og så videre så kan vi igen begynde at sige fra sfs side at nu er man igen fattig hvis man har de samme penge som carina er det det

i danmark fordi der er friplads

er forskellige ydelser fordi vi ikke synes det skal gå ud over børnene at forældrene har svært ved at finde et arbejde

og jeg synes som folketingsmedlem hvor vi jo tjener

der er meget meget langt ned til det niveau som du får

som kontanthjælpsmodtager specielt hvis man bliver ramt af et kontanthjælpsloft

er du fattig i danmark hvis du har svært ved

motivation som nogle antyder men mangel på arbejdspladser det kan altid betale sig at arbejde en nettogevinst på tusind kroner om måneden ved lønarbejde har stor værdi fordi den forøger

købekraften med seks en halv procent eller tre og tredive kroner om dagen til grønsager og børnenes fritidsaktiviteter

laveste overenskomstmæssige løn hvem i alverden siger at en arbejdsløs skal gå fra arbejdsløshed og ud til den laveste overenskomstmæssige løn det har jeg personligt aldrig

giver jo da altid noget ekstra en løngevinst på tusind kroner er meget mere værd end beløbet for hertil kommer jo via overenskomsten pension den sjette ferieuge betalt uddannelse løn under barsel og så

en forøgelse af værdien på mindst fem og tyve

som skal lægges oveni og som alle økonomer glemmer at lægge oveni man kan vel ikke forvente at arbejdsløse altid går ud efter et stykke arbejde på ikkeoverenskomstdækkede arbejdspladser det ville jeg

venstres kontanthjælp vil kun gøre folk fattigere og børnefamilierne bliver hårdt ramt af et kontanthjælpsloft når kontanthjælpen reduceres med mange tusind kroner

kommer til fødselsdage og idrætsklubber er det dem vi hjælper eller straffer det siger jo næsten sig selv venstre vil ikke sætte tal på

men det vil deres venner som betaler valgkampen nemlig dansk arbejdsgiverforening de vil sænke ydelserne for førtidspensionister og folk på sygedagpenge med fire tusind fem kroner om måneden helt absurd tror dansk arbejdsgiverforening at folk rejser sig fra en rullestol og at arbejdsgivere står i kø for at tilbyde dem arbejde hvis det sker intet kunne være mere menneskefjendsk eller urealistisk rådighedsreglerne i sig selv gør at vi skal tage arbejde ellers mister vi ydelsen og jeg blev ret ophidset over at høre ole birk olesen fra liberal alliances beskrivelse af arbejdsløse med en erfaring på mere end tyve år blandt arbejdsløse

vildt verdensfjern beskrivelse man hører fra liberal alliance den må have stået i en eller anden gammel støvet bog på et universitet andet kan ikke lade sig gøre

men almindelige arbejdere kan finde arbejdsglæde selv ved ufaglært arbejde

gode kollegaer og glæde ved at kunne forsørge sig selv vi hader som arbejdere at være afhængige af offentlige kasser utidig kontrol mistænkeliggørelse og dyneløfteri det er en del af vores dna som arbejdere men det er også en del af vores dna at vi ikke vil finde os i at blive mistænkeliggjort som dovne som nogle der ikke gider arbejde jeg vil personligt og det

noget af mit dna ikke tage ethvert stykke arbejde på enhver betingelse så er det sagt der skal være en overenskomst og sikkerhed og sundhed skal være i orden ellers bør vi ikke tage arbejdet venstres kampagne handler om noget helt andet nemlig at dagpengene skal forringes så arbejdsløse er mere sultne efter ethvert job på enhver betingelse

så står mange udenlandske arbejdere på

og mange arbejdsløse danskere på den anden side af fabrikken ja så kan man presse lønnen i virksomhederne og det er jo egentlig målet med kampagnen

det bør vendes på hovedet arbejdsgiverne må oppe sig være attraktive for de arbejdsløse arbejdsløse er til rådighed for arbejdsmarkedet tiden er inde til at vi siger til arbejdsmarkedet og især arbejdsgiverne se så at blive til rådighed for de arbejdsløse det er blevet alt alt for let bare at kræve ind

og råbe ovre i hjørnet sammen med de borgerlige dansk byggeri fortsatte i dag lige for nogle timer siden forlangte de at bygningsarbejdere skal stå til rådighed i hele danmark det betyder at en bygningsarbejder hjemme fra silkeborg skal kunne rejse til rødby hver eneste dag til et midlertidigt job han har en syg kone

fjernsynet og fortalte om det hvem skal passe hans børn skal de sælge huset eller hvad skal der ske hvor er grænsen for anstændighed jeg synes det sidste er at arbejdsgiverne

når de har ledige job som mindstemål må lægge dem ud så alle ledige kan se jobbene på jobnet i annoncer i a kasser og jobcentre og ikke kun hos bureauer og agenter i udlandet så kunne vi få et reelt billede og så er problemet jo altså stadig væk at der mangler job til de arbejdsløse

det vi må koncentrere kræfterne om

at regeringen ved økonomiministeren her fra talerstolen siger at man er åben over for yderligere tiltag som kan nedbringe antallet af danskere som kun har ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde

og halvtredstusind til tooghalvfemstusind så man må sige at det er noget der rykker det rykker rigtig meget

er jo tal fra økonomiministeriet så jeg ved at ministeren

med et problem det er faktisk så

og tredivetusind selvstændige i danmark

kommer ned på en årsindkomst efter skat som ligger under det niveau de ville have

lukkede deres selvstændige virksomhed og i stedet søgte om kontanthjælp der er syv

i danmark oveni som ville have fordel af at opsige deres deltidsjob og i stedet søge om kontanthjælp de ville simpelt hen få flere penge efter skat hvis de ikke arbejdede deltids

er også tal fra økonomiministeriet

folk der arbejder deltids og folk der arbejder

de kunne jo bare arbejde fuld tid eller de kunne lade være

egen virksomhed med risiko for en lav indkomst til at starte med det er også fuldstændig rigtigt men der er nu altså noget mærkeligt i det hvis det er skatten

for så at dele pengene ud som opkræves i skat til nogle andre som slet ikke arbejder

end dem som betaler skatten sådan bør det ikke være og det vil vores forslag om ingen skat af de første syv tusind kroner også i høj grad råde bod på

gøre for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet når man gerne vil have dagpenge eller kontanthjælp men som alle ved

ikke tvinge folk til at udvise stort engagement i en jobsamtale

godt tvinge folk til at gå til en jobsamtale men man kan ikke tvinge folk til under jobsamtalen at give udtryk for at de rigtig gerne vil have det der job man kan heller ikke

syg når der er gået en uge med den begrundelse at nu har de altså lige fået ondt

når de får folk sendt ud i arbejde fra det lokale jobcenter

til at gøre sig umage med at beholde det job nogle gange kan ligge på et lille sted det betyder ikke

det betyder jo det som jeg har sagt tidligere i dag tallet viser at en tredjedel eller tredive procent af de jobklare kontanthjælpmodtagere reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet

det skal vi selvfølgelig gøre noget ved og det har vi

det kunne måske være rart at have i hvert fald til senere i debatten hvor meget det koster altså syv tusind

millioner på arbejdsmarkedet i danmark jeg kan næsten

koste i det hele det er mit ene spørgsmål

men det ligner alligevel jeg har noteret mig at her inden for det sidste stykke tid har liberal alliance

så kunne jeg godt tænke mig at spørge ordføreren om det er et udtryk for den sats

kunne forestille sig at alle på kontanthjælp

også et beløb man godt kan finde hvis man synes det er rigtig vigtigt og vi synes det er rigtig vigtigt så spørger

ønsker som sats for kontanthjælp

tusind og fem og tyve plan som finansministeren har gennemregnet fremsendt det forslag at den ungeydelse som tidligere gjaldt

også skal gælde for folk over tredive år så udvidelsen af ungeydelsen

det er ikke vores politik med et kontanthjælpsloft

som er lagt frem i vores to tusind og fem og tyve plan

vi da villige til at gøre noget andet for at sikre at det kan betale sig at arbejde og det kunne for eksempel være et kontanthjælpsloft i stil med det som gjaldt før to tusind og elleve hvor den her regering kom til men men det

vi har et større problem med at der er familier i danmark hvor både mor og far er på kontanthjælp igennem årtier og måske endda et helt liv og hvor børn vokser op i de familier uden at få en opfattelse af at man skal arbejde for at forsørge sig selv det er et kæmpe socialt problem som to hundrede

liberal alliances politik er dagpengeperioden skal forkortes

hvor der

ikke garantere at vi efter et valg ikke vil synes at dagpengekommissionen kommer med gode forslag som vi også vil tage afsæt i til formulering af politik men lige nu har

det vil være dejligt hvis vi kan lave en dagpengereform der giver et øget arbejdsudbud på mellem ti til femten

joachim b olsen sagde sådan her

ikke kan sættes et præcist tal tal på kan ordføreren så

om arbejdsudbuddet ved en dagpengereform ifølge liberal alliance

som liberal alliance overvejer altså at sænke dagpengene med ti

kontanthjælp nej selvfølgelig gør de ikke det altså lukker deres virksomhed

de tænker da også på at klare sig selv ligesom arbejderen gør hvad er meningen med den der mærkelige mistænkeliggørelse og teoretiske tilgang til virkeligheden eller kan virkeligheden slet ikke overdøve alle de her mærkelige statistikker som roder rundt i herre ole birk olsens hoved jeg vil gerne

hvis det er sådan at det ikke kan betale sig i nøjagtige kroner og

jeg tror det er herre christian juhl der er meget teoretisk i sin tilgang til det her

tallene fra danmarks statistik som viser at tredive procent af de jobparate kontanthjælpsmodtagere ikke

han har heller ikke set de utallige tv udsendelser der viser folk konkrete mennesker som ikke står til rådighed for et job som de får tilbudt i stedet har han bare sådan en påstand i sit hoved

at man bare skal sige ting rigtig mange gange og hvis en løgn gentages ofte nok så bliver den hos nogle mennesker en sandhed men herre christian juhl ved jo godt at der er mennesker som ikke ønsker at arbejde herre christian juhl har mødt dovne robert og

og han blev fyret i to tusind og tolv til august

er han uden arbejdsmarkedsydelse og den er som bekendt lille han må sælge sit hus han har søgt en tusind fem hundrede job fem hundrede job om året to om dagen hvis man tager hverdagene det er virkeligheden han er tilmeldt syv vikarbureauer hvad i alverden skal den mand gøre kan herre ole birk olesen ikke se at det er jobbene der mangler og ikke motivationen

hvor det ikke er normalt at kvinden er på arbejdsmarkedet hvor det måske i højere grad ses som et velfærdsgode hvis kvinden kan blive hjemme fra arbejdsmarkedet fordi sådan er kulturen så vil herre christian juhl jo også se at der for eksempel dér findes mennesker

venstre

vi vil beskære den anden del er skattepolitikken og der foreslår vi at der ikke skal betales indkomstskat af de første syv tusind

man tjener om måneden det vil give en øget forskel mellem at være i arbejde og ikke at være i arbejde på en tusind syv hundrede kroner om måneden til alle som er i arbejde

det der sådan kæder liberal alliances politik sammen

at hvis man nu sænker de ydelser nogen får hvis

har liberal alliance tænkt over det fænomen at der

forunderlige at lønniveauet også er

der i virkeligheden forener alle de her mange forskellige holdninger liberal alliance har

man dybest set synes det kunne være rigtig godt

hundrede og ti kroner nogle er ikke så hurtige nogle er ikke så disciplinerede og nogle er ikke så stabile og de mennesker som ikke kan gøre sig fortjent til

har vi jo i danmark bare valgt at parkere ude på en ydelse det ville dog være lykkeligere hvis de var i arbejde til hundrede kroner i timen end at de på kontanthjælp til titusinde og syvhundrede kroner om måneden hundrede kroner i timen er trods alt sekstentusind kroner om måneden så det ville da være bedre end kontanthjælp til

så ja ja det ville være godt hvis dem der ikke kan tjene en hundrede og ti

det skal kunne betale sig at arbejde så taler partiet om kontanthjælp

kunne betale sig at arbejde er i dagpengesystemet

til børsen med henvisning til sloganet om at det skal kunne betale sig at arbejde

så forstå det når jeg lige har forstået at

liberal alliance også har et forslag

hvad er liberal alliances politik så

lavere kontanthjælp

skal kunne betale sig at arbejde med en påstand om at det i dag ikke kan betale sig at arbejde

da ganske interessant at det som liberal alliance dermed ønsker at opnå

de lavestlønnede danskere

ifølge liberal alliance

kroner og formentlig også et stykke over for ellers ville vedkommende ikke kunne få en løn på en hundrede og tyve kroner i timen

selv om vi får folk i arbejde som kun er i stand til at arbejde for hundrede kroner i timen det er jo nogle andre mennesker det handler om og herre nikolaj villumsen synes herre nikolaj villumsen

om måneden end at være i job til hundrede kroner i timen hvis hundrede kroner i timen

lige præcis handlede om at det skulle kunne betale sig at arbejde for de her grupper jeg vil gerne sige tak til herre ole birk olesen

været så ærlig i debatten i dag for det er jo ganske klart og det ved herre ole birk olesen også at hvis kontanthjælpen sættes ned så kan de lavestlønnede også presses længere ned i løn det har vi nu

ganske klart fra liberal alliance

og heldigvis god debat som resulterer i at

med mao zedong og vi kom til at tale om lighed

gik ind for socialistisk markedsøkonomi og det var

mere ind for lige muligheder og så kom vi til at snakke lidt om det og så sagde han

studietur til et skandinavisk land ikke danmark men et andet skandinavisk land og

de studeret de der dagpengesystemer når folk var arbejdsløse

var gået for langt med hensyn til lighed

at man stort set fik lige så meget når man var arbejdsløs som hvis man var på arbejde og

i skandinavien i forhold til

mens jeg lyttede til den interessante debat vi har haft jeg synes jo det er vigtigt at vi

vi lever jo altså i en globaliseret verden og det er sådan at

hvis vi vil blive ved med at være et af de mest velstående lande i verden hvis vi vil have råd til at have en ordentlig offentlig sektor hvor vi kan sørge ordentligt for dem som ikke kan klare sig selv

ja så er vi nødt til at være dygtigere end de andre for der er altså global konkurrence og vi skal være konkurrencedygtige

derfor må vi også se på det forhold at vi

den største offentlige sektor i hele verden målt i forhold til befolkningstallet vi har vel de højeste skatter i hele verden

der er måske et par to europæiske lande tror

og det må jo give anledning til

om vi har indrettet danmark fornuftigt i

på lang sigt kan klare os om det kan betale sig at arbejde i danmark må være en af de ting vi så overvejer og det er jo det den her debat handler om kan det betale sig at arbejde skal vi gøre mere for at det kan betale sig at arbejde og det skal vi gøre

det er klart sådan

ikke har et arbejde og er erhvervsdygtige alder

men det skal altså også være sådan at der er en tilskyndelse til

derfor vi lavede kontanthjælpsloftet i sin tid i vk regeringen det gjorde vi fordi vi kunne se at der var nogle for hvem det ikke kunne betale sig at arbejde medmindre de i hvert fald gik direkte fra kontanthjælp til en meget meget høj indkomst som var urealistisk for de fleste derfor indførte vi kontanthjælpsloftet det var fornuftigt at gøre det og desværre

den her regering altså fjernet det

vi indførte også starthjælpen for at det bedre kunne betale sig for folk som kommer her til landet at få et arbejde at komme i arbejde hurtigt kommer her til landet så de kan bidrage til samfundets udvikling

i stand til at kunne klare sig selv og deres familie derfor vil vi gerne have det tilbage det er det det konservative folkeparti går efter man så går vi jo altså også efter at det i det hele taget bedre skal kunne betale sig at arbejde

der med at det skal kunne betale sig at arbejde og ja der er sådan for de fleste at der er en lille positiv forskel men det er jo ikke gjort med det det skal også bedre kunne betale sig at arbejde

mener vi sådan set at en forskel på tre tusind kroner vil være passende at sige at

være det skal da i hvert fald være sådan at man har tre tusind kroner mere om måneden hvis det er sådan at man

man ikke har et arbejde og det er jo ikke noget vi kan klare ved at vi bare regulerer på satserne i overførselsindkomster selvfølgelig ikke

være en fornuftig levestandard for

derfor er det ikke til at komme uden om at tale skatter skatter er noget af det vigtigste hvis vi skal skabe et samfund og det skal vi hvis vi skal skabe et danmark hvor det bedre kan betale sig at arbejde bedre betale sig at spare op

når man har et arbejde og bedre betale sig at investere skabe virksomheder tage den risiko det er at få folk i arbejde

og så fornemmer jeg på formanden

den konservative filosofi er

trækker trækker tæppet væk under folk og giver dem med kæppen skal de nok finde ud af at arbejde der vil jeg høre

den konservative ordfører vil toppe hele den her diskussion med

kommer ned på en års dagpenge den trettende juni

for gradvis at øge tilskyndelsen til at få et arbejde også fordi det er rimeligt nok at

i starten af en dagpengeperiode hvor der måske er en kortere ledighedsperiode

det var sådan set det som det gik

mener da bestemt at vi skal være åbne over for alt hvad der kan gøres for at styrke tilskyndelsen til at tage et arbejde og også belønne det at man tager et arbejde og ikke mindst belønne det at man gør en ekstra indsats det mener vi da bestemt at man skal og det er sikkert i den

det citat men jeg kan jo ikke vide hvilken sammenhæng det

og mindre i slutningen for gradvis at øge tilskyndelsen til at tage et arbejde og fordi

man har mest brug for at få en højere kompensation i starten hvis man så bliver ved med

haft tid til at forsøge at indrette sin økonomi og sin levevis efter den at man åbenbart desværre er ledig

folk som er ledige

faktisk bare en relativt begrænset del af det vi skal også se på en situation hvor vi forhåbentlig i de kommende år kan se at der er endnu færre der er ledige og hvor vi kan få et alvorligt problem med arbejdsudbuddet

kan gøre noget for at tilskynde flere til at blive hurtigere færdige med deres uddannelse så de hurtigere kommer ud på arbejdsmarkedet og kan vi i den anden ende gøre noget for at flere vælger at blive længere tid på arbejdsmarkedet

er skatterne egentlig for os det vigtigste instrument når vi taler om at øge arbejdsudbuddet for der bliver behov for at øge arbejdsudbuddet i de kommende år og derfor

skal vi finde instrumenter vi kan bruge til det og der kommer man ikke uden om at se på at sænke

i to tusind og ti skar den borgerlige

regering i dagpengene det har ikke medført at arbejdsløsheden er faldet væsentligt

er det der gør

går i arbejde er det dagpengenes størrelse og kontanthjælpens størrelse eller er det

tre tusind kroner ud af at gå fra arbejdsløshed

engang bliver arbejdsløs så vil jeg sige til jobcenteret ved i hvad jeg har fået et godt råd af en god ven i folketinget han siger at

er det ikke lidt bagvendt

det en åben dør og en invitation til alle arbejdsløse

den her gruppe på godt syttentusind mennesker som har et

gevinst ved

netop for at sikre at det altid kunne betale sig at tage et arbejde ikke mindst når vi havde

en familie hvor begge personer

at den ene skulle have en meget meget høj indkomst fra starten

at tage et arbejde derfor vil vi gerne gennemføre kontanthjælpsloftet for det skaber den situation for rigtig mange kontanthjælpsmodtagere

at tage et arbejde igen og det gør vi jo i øvrigt ikke kun på grund af økonomien i det vi gør det så sandelig også af moralske grunde for

det er altså ret og rimeligt at det kan betale sig at have arbejde frem for

glad for at jeg har ret i at herre jesper petersen altså har den information som han beder mig om

men ja det er jo rigtigt at skal vi ind og give alle de personer et incitament en tilskyndelse til at arbejde så er det netop sådan som jeg siger at skattelettelser er den vigtigste faktor og det er jo så det som socialdemokratiet

have en dårlig hukommelse med hensyn til socialdemokratiets politik da havde jeg så

har så siden fundet dokumentationen her hvor

fru helle thorning schmidt siger ved valget valget står mellem velfærd eller skattelettelser det sagde hun nu har jeg det her sort på hvidt så nu har jeg også et papir med svar på det jeg spurgte om

kan betale sig

det bedre kan betale sig at arbejde både for dem som ikke har noget arbejde men så sandelig også for dem

er i arbejde for hvem det gerne endnu bedre skulle kunne betale sig at arbejde for det skaber mere dynamik i samfundet

skabe den dynamik i det og dermed selvfølgelig også skabe bedre tilskyndelse i dagpengesystemet

hvad det udvalg der er nedsat kommer med af forslag til ændringer i dagpengesystemet og så må vi jo

gøres for at få et bedre dagpengesystem end det vi har i dag

han var konge i danmark og blev det efter det store bråvallaslag

måske også vil være folk bekendt

ikke blev rådighedstestet men visdomstestet i forhold til om hun kunne finde ud af at optræde hverken påklædt eller nøgen hverken mæt eller fastende

opfattelsen af at det det moderne kontanthjælpsloft er

en slags kraka test af

henstår helt i det uvisse hvad et sådant moderne kontanthjælpsloft består af

kunnet konstatere ved at lytte til herre jacob jensen

at det er lidt uklart om det er et kontanthjælpsloft eller det er et loft der gælder alle ydelsesmodtagere inklusive

til gengæld ved vi jo fra tidligere at det

hverken er boligydelser børnecheck eller andre ting der skal skæres i det er selve kontanthjælpsydelsen det er så til gengæld klart

på tale at skære i kontanthjælpsydelsen det er de andre ydelser der må holde for

forskellige politiske uenigheder det der bare bliver besynderligt er

at man så har et fælles forslag til vedtagelse

kigger på hvad det er man peger på i det her forslag til vedtagelse

jo først de berømte syttentusinde

man peger på der vil få mere til rådighed ved at være på offentlig forsørgelse end ved at være i arbejde

og derfor er de i sådan den store analytiske sammenhæng ikke så relevante men derfor har de jo alligevel fundet vej til

til vedtagelse og vi ved altså om dem at

folk der er kontanthjælpsmodtagere og at langt de fleste af dem

arbejde og derfor kan man sige at det

dagpengespørgsmålet mere interessant

der man skal hen hvis man for alvor vil gøre noget ved det og det kan vi jo forstå man er enige om

skal altid være en økonomisk gevinst ved et arbejde

kommer vi så frem til at

hvad det er partierne siger man peger så også på det her med de

og halvtredstusind danskere og det er måske så i en statistisk og analytisk sammenhæng et lidt mere interessant begreb nemlig dem der har en ringe økonomisk tilskyndelse til at arbejde når regeringens

man sige at dem der har det mest vidtgående forslag og flest ideer som vi hørte fra herre ole birk olesen

tager jeg ordførerens

skal i nul før det rigtig batter ifølge

flokken har lidt svært ved helt at nå i mål i forhold til det der er lagt frem i

sige at hvis det problem man stiller op her med de tohundrede og halvtredstusind eller de syttentusind skal løses med et kontanthjælpsloft

øgede jo dengang vi afskaffede det alene antallet af personer

under tusind kr med cirka fem hundrede personer så hvis det er

på en eller anden måde selv i en moderniseret form minder bare en lille smule om det gamle

flytter det altså helt marginalt på den problemstilling

økonomiske incitamenter selv om de jo er nok så vigtige hvor vi har taget et fælles skridt med en skattereform der er bredt forankret i folketinget og som gør at det i dag i højere grad

kan betale sig at arbejde men at vi jo også skal sørge for at vores beskæftigelsessystem bidrager til at få folk i arbejde derfor har vi også reformeret det og vil nøje følge op på hvordan det kommer til at fungere i fremtiden bliver rådigheden testet får man den beskæftigelsesindsats som gør at man nærmer sig et job i stedet for nyttesløs aktivering og ligegyldige kurser alle de her ting

frem til synes jeg at det bliver utrolig spændende om vi på et tidspunkt bliver klogere på hvad det egentlig er kontanthjælpsloftet i sin moderne form skal bidrage med hvad det indeholder hvad der skal skæres i

det vi med sikkerhed kan sige er at medmindre det fremstår i en helt

vil det ikke påvirke

vi har diskuteret her i dag væsentligt

det var jo det der var årsagen til at vi

fattigdomsydelserne altså starthjælpen to hundrede og fem og tyve timersreglen

balancen mellem den utrolig ringe effekt det havde på de spørgsmål vi har diskuteret i dag og så de enorme konsekvenser det havde for de enkelte der blev ramt i forhold til deres livsvilkår syntes at være helt skæv det er måske i virkeligheden så den klareste politiske forskel man kan se i dag

det nu er børneydelsen man vil skære i eller er fripladsen der skal holde for eller er kontanthjælpsydelsen og

vi ved at uanset om man tager det af den ene den anden eller den tredje kasse så betyder det bare ringere vilkår for dem der har det sværest i det her samfund

i forhold til statistikken at kigge på

med den skattereform vi har aftalt i fællesskab det der i hvert fald ikke er en vej for os er at tage penge fra dem der

skal løses på en måde som både er fuldt finansieret men som også er

gerne så at man gik ind og sænkede skatten i toppen altså topskatten og det skulle så finansieres ved at man skulle øge boligskatterne

en større indsats på arbejdsmarkedet herunder at komme i arbejde eller eller hvordan skal jeg forstå det forslag for normalt er det sådan

og der har det radikale venstre selvfølgelig også masser af ideer det hørte vi jo også fra

torsdag den tredivete april

usa frihandelsaftalen og konsekvenserne af det såkaldte investor stat tvistbilæggelsessystem

mange steder faktisk er det en voksende diskussion

der er rundtomkring i forhold til de meget vidtgående rettigheder der gives til investorer på bekostning af mulighederne for at lave demokratisk regulering i de nationale parlamenter en række nationale parlamenter er faktisk kommet med meget kritiske udtalelser om

det er blandt andet sket i holland og i frankrig og i det østrigske parlament har man

skal tages helt ud af

parlamentet drøfter lige nu hvilken holdning parlamentet skal have til aftalen i den forbindelse er en lang række udvalg kommet med meget kritik af isds isds mekanismen eksempelvis har beskæftigelsesudvalget miljøudvalget retsudvalget og udvalget for konstitutionelle anliggender anliggender alle krævet

tages helt ud af aftalen men kritikken

affødte ethundrede og halvtredstusind svar faktisk er det det største antal høringssvar europa kommissionen nogen sinde har modtaget af de svar krævede hele syv og halvfems

møder kritik det sker også herhjemme i danmark europaudvalget har i dag modtaget kritiske henvendelser fra blandt andet miljøorganisationen noah og afrika kontakt ligeledes har der fra den socialdemokratiske eu parlamentariker christel schaldemose og den socialdemokratiske folketingskandidat peter hummelgaard thomsen

grandt petersen har sågar været ude at kalde ttip en hån mod socialdemokratiske værdier sfs eu ordfører herre holger k nielsen

europæiske grønne parti været ude med et indlæg i jyllands posten i sidste måned hvor man erklærede sig som modstandere af

undergraver den citat demokratisk bestemte stramme regulering det er interessant

at der inden europaparlamentsvalget var erklæringer fra både de konservative fra dansk folkeparti fra sf og fra folkebevægelsen over for bladet notat om at man var imod

jeg mener det er vigtigt at vi tager de kritiske røster seriøst jeg mener det er vigtigt at vi får en grundig debat om konsekvenserne af vidtgående investorrettigheder for danmark og for vores muligheder for fremtidig regulering til gavn for mennesker og miljø jeg ser frem

hvad benytter man lejligheden til når det trækker sådan ud her med med tiden ja jeg talte

med embedsmændene fra udenrigsministeriet der sagde

sige noget sjovt om den debat

nu nævnte herre nikolaj villumsen jo at det vi skal tale om her

er mange der sidder derude og tænker på af de mange der nu sidder og overværer

ordning vi skal tale om i den nye frihandelsaftale mellem eu og

og så tænkte jeg hvad er forskellen på en giraf

en giraf ved man jo hvad er

så godt ske at det ikke udløser en øl men det var et forsøg på

at besvare forespørgslen

fire spørgsmål og så lave en lille afslutning jeg skal forsøge

for os at vi får en frihandelsaftale mellem eu og usa det er det af fire årsager for det første fordi

til gavn for danske virksomheder

det kommer til at give lavere priser på en lang række forbrugsvarer som er vigtige for danske

fordi det er vigtigt at få lavet

eu og for danmark i en tid hvor vi virkelig er

med andre markeder rundtomkring i verden og handelsaftaler der bliver indgået ikke mindst i sydamerika og i asien og endelig

mellem eu og usa fordi den skal være med til at sikre nogle høje standarder for verdenshandelen når det gælder bæredygtighed når det gælder arbejdstagerrettigheder og når det gælder miljøhensyn

det andet spørgsmål jeg vil besvare

er hvorfor er det så fornuftigt at der indgår en investeringsbeskyttelse i

helt nyt dyr i åbenbaringen som vi aldrig har set før jo det har vi den har vi set de sidste

vi har syv og tredive danske handelsaftaler hvor der indgår investeringsbeskyttelse

så det er jo sådan lidt besynderligt at det nu pludselig bliver gjort til en meget meget mærkelig ting at man har investeringsbeskyttelse i handelsaftaler men ikke desto mindre

jo det der sker og derfor tager vi diskussionen men hvorfor er det fornuftigt at der er investeringsbeskyttelse

vi skal sikre danske virksomheder og andre virksomheder mod blandt andet diskrimination og diskriminerende behandling på markeder og mod at deres investeringer på en eller anden måde kan blive eksproprieret det

sådan set hovedhensynet der ligger i sådan en aftale for dermed altså at sikre fair og lige konkurrencebetingelser for virksomhederne på de markeder

som en handelsaftale

det er vigtigt at når vi laver handelsaftaler gælder der lige vilkår for virksomheder i de lande som de omfatter det tredje spørgsmål er skal

til investorerne og beskyttelse af investorerne

for landenes ret til selv at lave regler og lave lovgivning og sætte højere standarder nej det skal det ikke og danmark og

vil aldrig acceptere en handelsaftale hvor en investeringsbeskyttelse vil blive indrettet på en sådan

det ligger også i kommissionens mandat kommissionen som forhandler

danmarks vegne at retten

balance mellem hensynet til staternes reguleringsret og virksomhedernes

erstatning så det rum skal

vi har også set som enhedslistens ordfører understregede at der har været en omfattende debat af præcis det her spørgsmål og der er jo kommet ethundrede og halvtredstusind henvendelser det er rigtigt til kommissionen

at syv og halvfems procent af dem eller noget i den stil er sådan noget hvor man på en hjemmeside og sat kryds i en rubrik og så er det røget ned til kommissionen dem kender vi jo godt men alligevel det er udtryk for en bekymring og den har kommissionen taget seriøst den tager jeg seriøst den ved jeg også

og det har altså ført til blandt andet det og den debat der har været med

at man nu arbejder med fire områder hvor man vil forbedre investeringsbeskyttelsen som jeg sagde det punkt 1 vi skal være fuldstændig klar på at retten til at regulere går forud for investeringsbeskyttelse punkt 2 sammensætningen

der afgør de her sager skal skal sikres sådan at de deltagere der er der de dommere som sidder

upartiske og også kan

nationale regeringer punkt 3

afgørelser ved nationale domstole og så den internationale

punkt 4 det skal undersøges om der kan etableres en form for appelinstans når man har fået en sag afgjort ved isds

har været rejst og det er altså konkrete forbedringer som der nu arbejdes med og som vi forventer

på den måde virker systemet altså også der har været en høring der er rejst en række bekymringer vi tager de bekymringer alvorligt vi gennemfører forbedringer det arbejder danmark for og på den baggrund

er meget meget vigtigt at vi samlet set i folketinget beslutter os for selvfølgelig at bekræfte vores engagement i en vigtig frihandelsaftale som betyder vækst og økonomisk fremgang også for danmark men der skal være en investeringsbeskyttelse i

handelsaftale som bygger på de principper som jeg har nævnt

jeg ser på den baggrund frem til en god

sag an mod stater som hævede mindstelønnen som ønskede at afvikle atomkraften og som eksempelvis ville ændre mærkningen på cigaretpakker faren er jo at danmark kan blive ramt af

søgsmål i fremtiden søgsmål hvor et selskab forfølger sin egen interesse på bekostning af en demokratisk beslutning i fællesskabets interesse det kunne være fordi vi i folketinget besluttede at forbyde et farligt stof i babylegetøj for

i alle offentlige udbud for at stoppe social dumping demokratiske beslutninger

gives virksomhederne frihed til at gå til særdomstole uden om vores nationale retssystemer for at varetage deres egne snævre virksomhedsinteresser over for bredere samfundsinteresser

mener vi at det her er en forkert vej

og såkaldt moderne tilgang til isds isds

kommissionen efter den store kritik i høringsprocessen er kommet op med men den her optimisme deles desværre ikke af eksperterne forrige fredag havde vi i folketingets europaudvalg sammen med de danske medlemmer af eu parlamentet et temamøde om eu usa frihandelsaftalen her fortalte forsker lauge n skovgaard poulsen

i aftalen mellem eu og canada ikke har forhindret de store problemer som andre lande tidligere har haft

er det moderne i det her tilfælde gammel vin på nye flasker som ikke vil forhindre at danmark kan blive mødt med store sagsanlæg

hvis de mener at demokratiske beslutninger

i folketinget betyder at der er et tab på deres forventede indtjening og at de derfor kræver erstatning lytter man til den offentlige debat

er tvingende nødvendig ja det er nærmest lidt uansvarligt

godt tillade mig at angribe et par af de myter som desværre florerer i debatten om isds isds for det første er der

udenlandske investorer gives jo nogle rettigheder som nationale virksomheder ikke har det er unfair konkurrence

altså man kan eksempelvis hvis man er investor tegne en forsikring på det private marked eller hos verdensbanken

om sagsanlæg mod danmark nogle gange bliver det fremhævet i debatten at vi allerede har en masse indgåede handelsaftaler med isds

ministeren blandt andet var inde på lige før det er rigtigt men de aftaler er aftaler som vi har med udviklingslandene og som enhver nok ved

der meget få investeringer fra udviklingslande i danmark

vi ikke blevet ramt af sagsanlæg det blev canada til gengæld da de indgik en frihandelsaftale kaldet nafta med usa og mexico dengang troede man i canada at det udelukkende ville være mexico der ville blive ramt af sådan nogle sagsanlæg fra multinationale amerikanske selskaber realiteten var

canada der blev ramt af disse

det er bemærkelsesværdigt at der ikke er eksempler på at investorer fra danmark eller eu har problemer i usa som kunne være blevet løst med en

ikke noget som jeg på nuværende tidspunkt har hørt om eller hørt frembragt i debatten altså er der ikke baggrund for at give de her meget vidtgående rettigheder til investorer endelig bliver det fremført at det er vigtigt

kunne indgå en aftale med kina at man har

aftale i den investeringsaftale der forhandles mellem eu og kina

men måske tværtimod en bekymring man kunne have

som jeg med formandens tilladelse ønsker

det lyder som følger forslag til vedtagelse idet folketinget henviser til

afgivelse af forhandlingsmandat til eu usa frihandelsaftalen der klargjorde at aftalen ikke

få en negativ indvirkning på miljø og forbrugerstandarder eller arbejdstagerrettigheder opfordres regeringen til at afvise

isds ordning skal indgå i aftalen

har betydet omfattende indskrænkning af staters ret til at regulere på alt fra miljø sundheds og forbrugerstandarder til skatteforhold og arbejdstagerrettigheder at den eneste måde man kan sikre

at kommissionens reformerede tilgang til investorbeskyttelse som fremlagt i

isds høringsprocessen ikke sikrer tilstrækkelig beskyttelse af statens ret

ordningen berettiget har frembragt betydelig kritik fra fagbevægelsen og miljø og forbrugerorganisationer på begge sider af atlanten såvel som fra toneangivende medlemslande

det er og selv om der ikke ligger nogen aftale med en klart defineret isds

kan herre nikolaj villumsen stå her i dag

nikolaj villumsen lige præcis hvad er

bare gerne bede herre nikolaj villumsen bekræfte her i dag

man har taget civilsamfundets bekymringer alvorligt

fratage nationalstaterne og eu

er også andre ting det skal imødekomme

på mødet vi havde om det her emne i i folketingets europaudvalg sagde

sikre os mod sagsanlæg fra multinationale selskaber der er trætte ikke af at blive eksproprieret men af at gå glip af den forventede indtjening de kunne

det der skaber bekymring for mig det skaber bekymring for mig at vi vil kunne blive mødt med

den svenske energigigant krævede erstatning fordi man havde besluttet at udfase atomkraften i tyskland jeg mener det er en demokratisk beslutning som man ikke skal have ret til at gennemføre

et multinationalt selskab men som man har ret til at træffe

eu hørt man imødekommer den kritik der er omkring isds og man har sagt at der er fire konkrete områder

ministeren også redegjorde for i sin tale i dag

ligger der ikke nogen fast isds isds som herre nikolaj villumsen kan stå og spille bold op ad

proces i gang og jeg synes at en ung mand som herre nikolaj villumsen skulle gå aktivt ind i processen og være med til at sikre at vi får beskyttet vores rettigheder her i det politiske danmark og i

reguleringen i europa og i nationalstaterne og sådan at det ikke er nogle udenlandske firmaer der skal komme og bestemme hvad reguleringen skal være her

betyder at vi inden for de sidste par uger har haft det ene udvalg efter det andet i eu parlamentet som har vedtaget

skal ud af handelsaftalen og jeg skulle hilse og sige

har flertal i de her her udvalg i eu parlamentet så situationen er jo den

med min kollega herre christian juhl fra enhedslisten

vi kan tage aktivt stilling og blande os i debatten

nikolaj villumsen lægger op til at den her bestemmelse fuldstændig skal udgå er det i ordførerens optik fuldstændig udelukket at udforme det her på en måde

både fra staters og virksomheders side kan lave en tvistbilæggelsesmekanisme som er til gavn for begge parter er der kun ét valg og det er at det skal ud

er blev lavet en aftale mellem usa og australien som ikke har en isds mekanisme fordi man fra australiens side sagde at det

ikke lyst til at have så selvfølgelig kan man indgå de her aftaler uden isds mekanisme det der er vigtigt at bemærke er at en isds mekanisme er en meget meget vidtgående rettighed

til investorer hvor det ikke bare

man kommer og eksproprierer dem men hvor man kan kræve penge for forventet indtjeningstab hvis man eksempelvis lovgiver om et eller andet her i folketinget

lave nogle større markeringer på cigaretpakkerne om at det var usundt at ryge på den baggrund har man været træt af

isds mekanisme i den aftale man senere hen lavede med usa

synes at man skal lære af de erfaringer som australierne har gjort

men hvis man i den juridiske formulering giver de her rettigheder til selskaber

selskaber de her rettigheder hvorfor give dem ret til at sagsøge staten danmark hvis de mener at de går glip af en forventet indtjening fordi vi forbedrer forholdene for forbrugere herhjemme eller for miljøet

det er ganske enkelt en rettighed jeg ikke har lyst til at give

være et ekstremt positivt skridt så ville vi være et parlament i rækken af andre parlamenter i europa

klarest har set det østrigske parlament vedtage at isds

mekanismen skal ud af eu usa frihandelsaftalen jeg håber at det

blive resultatet på baggrund af debatten i dag

jensen tidligere om at blande sig aktivt i debatten om at prøve

bidrage konstruktivt til den debat der foregår i europa lige nu at man

hvad man gerne vil altså der er en meget stor fare for at

hvad man gerne vil hvis man ikke siger det derfor er vores opfordring at vi i dag vedtager at vi ikke synes at der skal være en isds mekanisme i den her eu usa frihandelsaftale hvis vi ikke ønsker den skal være der

den eneste måde vi kan sikre at de her beskyttelsesniveauer i fremtiden

heldigvis andre der gør lige nu det har man gjort i det østrigske parlament man ønskede det

franske parlament hvorfor ikke vedtage det her i danmark ikke mindst på baggrund af at vi jo faktisk kan se at sf både i europa parlamentet og

at vi ønsker at det skal tages ud jeg forstår ganske enkelt ikke hvis sf ikke kan bakke op om det

så er det jo det vi skal have frem her i stedet for at diskutere hvad det egentlig er herre nikolaj villumsen startede med at sige

en fejl men lad mig lige få det opklaret at de ting som kommissionen nu efter høringen

kigge nærmere på de ting man vil beskytte yderligere

med i aftalen med canada sådan har jeg ikke forstået det jeg vil egentlig gerne lige have opklaret her om om vi

meddelelserne fra fra eu på samme

regler der har været i tidligere aftaler der har ført til at der kunne komme sådan nogle sagsanlæg som har skabt så stor debat fordi man har set at demokratiske beslutninger truffet i nationale parlamenter er blevet mødt med sagsanlæg fra selskaber der mente det gik ud over deres forventede indtjening

hvis vi i fremtidige folketingssamlinger får problemer med at kunne lovgive

hvis national lovgivning skulle gå ud over deres forventede indtjening

sige og så vil vi have lov til at regulere på præcis den måde i ved uden

eksperter og civilsamfund har den her bekymring

fra folketinget i dag at det ønsker vi at

økonomiske analyser at en aftale vil betyde vækst reallønstigninger

priser for forbrugerne og ikke mindst nye eksportarbejdspladser i såvel danmark som det øvrige eu og usa helt konkret venter man at aftalen kan øge eksporten med op mod fem og tyve milliard kroner og generere op til fjortentusind arbejdspladser i danmark det er jo job som vi nok blive enige om at vi

de her perspektiver er altså også vigtige at have med når vi debatterer problemstillingen om

som enhedslisten har indkaldt til

kommissionen har jo valgt at fastfryse den her del af forhandlingerne

en offentlig høring og vi anerkender som jeg sagde i mit spørgsmål til herre nikolaj villumsen før

ethundrede og halvtredstusind høringssvar det lyder jo af mange

besvarelser eller syv og halvfems procent var masseproducerede høringssvar fra interessegruppers elektroniske platforme alle sammen indeholdt de samme præfabrikerede negative svar jeg synes egentlig at det også giver lidt stof til eftertanke om hvordan man ønsker den politiske debat

og hvordan man påvirker den men noget af kritikken har også været saglig og den skal vi lytte til så derfor har

handelskommissær cecilia malmström arbejder med forskellige modeller for hvordan man kan gøre tvistløsningsmekanismen endnu bedre og mere

vi ved endnu ikke hvad kommissionen ender med at foreslå

det ved vi i den kommende uge så vidt jeg husker men i venstre bakker vi i hvert fald op om kommissærens foreløbige tanker om sikring af retten til at regulere

det være en god model hvis man inkluderer en artikel i teksten som netop præciserer at regeringerne er frie til at forfølge den offentlige politik og de kan vælge det beskyttelsesniveau de finder passende

det interessant at se på en klausul som siger at investorerne ikke er garanteret et konstant reguleringsniveau for det adresserer jo netop herre nikolaj villumsens bekymring det er sådan set kun sund fornuft

sagde for elleve måneder siden i venstre mener vi ikke at en tvistløsningsmekanisme i udgangspunktet bør give anledning til den helt store bekymring

debatten om investeringsbeskyttelse ender med at skygge for de mange fordele som sådan en frihandelsaftale mellem europa og usa kan give så lad mig endelig slå fast at nej virksomheder skal ikke presse nationale parlamenter til at indrette

lovgivning på en bestemt måde det gør de i øvrigt heller ikke og det er ikke underbygget ordentligt af de fyrre års historie vi har haft i danske aftaler med en isds

venstre bakker ikke op om enhedslistens kritik af at kommissionen ikke har lyttet til de bekymringer der er

vi meget tilfredse med at kommissionen arbejder på at problemstillingen vil blive direkte adresseret i aftaleteksten

ikke nogen grund til at frygte at en handelsaftale med investeringsbeskyttelse med en tvistbilæggelsesmekanisme vil betyde at vi som land bliver bombarderet med sagsanlæg hver gang vi indfører ny lovgivning som for eksempel har til hensigt at beskytte miljøet eller forbedre folkesundheden

mere bekymret over at vi nu ser flere eksempler på at politikere bliver bombarderet med automatiske spammails fra venstrefløjens medløbere

en tilgang har potentiale til at underminere hele den demokratiske politiske debat så lad os få forhandlet en aftale med usa som sikrer en rimelig balance mellem hensynet til at beskytte virksomheders investeringer og eus medlemslandes legitime ret til at udforme fremtidig lovgivning og som samtidig tager hensyn til miljø sundhed og forbrugerbeskyttelse det ser jeg som en overkommelig og realistisk opgave som ikke bør stå i vejen for vores overordnede interesse

formandens tilladelse skal jeg derfor læse

venstre socialdemokraterne dansk folkeparti radikale venstre socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti

herre nikolaj villumsen sige før at han ikke ville give virksomheder muligheden for at sagsøge stater nej hvor demokratisk

hvis man påfører nogen et tab skal vedkommende da have lov

vi medgiver også meget gerne at der er nogle dårlige erfaringer og lad os da endelig lære af de dårlige erfaringer

vi laver noget der imødegår den kritik

nu vil protestere over noget og råbe

man jo en underskriftindsamling det er helt naturligt

positivt udtryk i i min ordbog kunne vi

at finde et sprog som

i stedet for at spille klogere eller arrogant eller være sur på dem der

til at indgå i den type dialog som herre christian juhl tilsyneladende er fortaler for

jo tidligere her i salen beskæftiget os med med enhedslistens knap så gode venner fra goldman sachs de har da sikkert råd til at ansætte en masse mennesker

til at sende sådan nogle høringssvar mener herre christian juhl så at den der har flest penge til at ansætte flest mennesker

til at sende flest af de enslydende svar er den der skal høres mest

der kommer med et nogenlunde alsidigt og begavet input have lov til at blive

er som at sige nå det er bare sådan nogle så kan vi ikke diskutere

for nye særlige rettigheder eller er det okay med de rettigheder som de har i landene eller i eu kan de ikke bruge dem og er de ikke

og om at der er nogle problemer sågar i

angivet problemer hvorfor i alverden skal vi så have den hvis der

skal jeg hilse og sige lad os da være åbne lad os da lytte til de erfaringer man har gjort og sige lad os forbedre det her

lægger op til lad os lave en forbedret tvistbilæggelsesmekanisme så vi undgår de fejl man har lavet tidligere for os er det

ikke religiøst at have den her tvistbilæggelsesmekanisme med

med men vi vil ikke have at hele aftalen falder på gulvet

har allerede redegjort grundigt for

som socialdemokratisk ordfører vil jeg alligevel knytte en række kommentarer til spørgsmålet om investorbeskyttelse socialdemokraternes ønske med en handelsaftale er jo at vi skal bevare og forbedre velstand og velfærd i danmark

er det helt centralt at vi forbedrer rammerne for samhandel mellem eu og usa udfordringen er jo som landet ligger nu at der eksisterer barrierer for samhandel mellem eu og usa og nogle barrierer

er nødvendige mens andre barrierer er unødvendige de nødvendige barrierer

handler om at sikre retten til at opretholde og udvikle en lovgivning som værner om vores beskyttelsesniveau på miljø og sundhedsområderne og for forbrugerbeskyttelsen og beskyttelse af arbejdstagers rettigheder og de barrierer vil vi

og som ikke har betydning for beskyttelsesniveauet

der flittigt debatteres i europaudvalget og det er godt for vi skal nå i mål med en aftale som dels sikrer vores virksomheders investeringer i usa

dels sikrer at vi her i danmark og i eu sikrer vores regulering mod underminering

handelsaftalen derfor er det

kommissionen har lyttet til den skepsis der har været ytret og har sendt den del af handelsaftalen som vi diskuterer i dag nemlig investorbeskyttelsen i offentlig høring der er indkommet mange høringssvar og det er godt jeg skal ikke blande mig i diskussionen om hvordan de er

i den opfølgende rapport efter høringen konstaterer kommissionen at der er fire områder hvor der i forhold til modellen for den europæisk canadiske samhandelsaftale er behov for yderligere at arbejde

og præcisere noget for at finde tilfredsstillende løsninger på de centrale spørgsmål om investorbeskyttelsen de fire emner som kommissionen vil arbejde på at få præciseret er

at staters ret til at regulere ikke kan påvirkes eller indskrænkes gennem investorbeskyttelse

funktionsmåde sikres at

uafhængige af private

en balance mellem nationale domstole og en international investeringsvoldgift så demokratisk underskud elimineres

vi skal undersøge om der eventuelt kan oprettes en appelinstans hvor eventuelt fejlagtige afgørelser fra voldgiftstribunal kan blive behandlet i forlængelse af europa kommissionens grundige arbejde finder jeg det her forslag til vedtagelse som venstres ordfører læste op for kort tid siden ganske dækkende for den holdning der er i folketinget nemlig at folketinget udtrykker at der er brug for yderligere forbedringer i mekanismen i eus investeringsbeskyttelsesaftaler

hilser velkommen at der nu arbejdes intensivt med det med den skepsis der har været i den offentlige

er det vigtigt for mig at vi har et bredt flertal her i folketinget som lytter til

bekymringer og ønske om en handelsaftale til gavn for danmark til gavn for danske demokrati

til gavn for danske borgere også når

i vedtagelsesteksten som venstres ordfører læste op skriver vi nemlig og jeg citerer folketinget opfordrer regeringen til fortsat at arbejde aktivt for at sikre at civilsamfundets kritik af mekanismen imødekommes så denne respekterer eu og medlemslandenes ret til at opretholde og udvikle beskyttelsesniveauet på legitime politikområder som miljø sundhed forbrugerbeskyttelse

som socialdemokratisk ordfører ganske glad for

flere partier her i folketinget er blevet enige om og vi ser frem til at skabe en fortsat konsensus om og

henvendelse fra det internationale lo og fra forbundet

kom ud af aftalen gør det ikke indtryk på socialdemokraterne herhjemme at der er så meget kritik

amerikanske fagbevægelse på lige præcis det her

jo at demokratiet virker på den måde at handlekraftige politikere lytter og sørger for at få bragt reguleringen der hen hvor samfundet herunder socialdemokratiske politikere og fagbevægelsen i europa bedre kan spejle sig i den regulering der forhåbentlig ender med

fungerer rigtig godt vi har jo ikke nogen fast

der er ved at blive skabt noget

har fremsat her i dag fra mange partiers side at vi vil

sikkerhed for at de her fire ting

sikret sådan at vi får en

herre nikolaj villumsen at fordi der er nogle tidlige isds aftaler der ikke har

partout afvise den her i isds som vi

i det meste af mit voksne liv har vi set den proces i eu og hver gang har vi mistet rettigheder i det danske demokrati og derfor har jeg en helt naturlig skepsis når man ser store handledygtige ledere gøre det på den måde synes herre thomas jensen det er mærkeligt at man har en kritisk tilgang

jeg kan ikke forstå den tilgang som enhedslisten har

ikke ved hvor isdsen ender i sin

fire forbedringsområder

sig op i folketingssalen i danmark i dag og bare siger at det skal afvises og smides ud det kan jeg ikke forstå jeg troede at enhedslisten var et parti det plejer man

forbedringer men i den her sag

ikke forstå derfor må man jo bruge staternes og

det er det jeg slet ikke forstår hvad er det der gør at en socialdemokrat overhovedet har brug for en reguleringsmekanisme

være af danske virksomheder der kan have interesse i det her

danske virksomheder der opererer i usa de skal jo også have en beskyttelse på det marked og hvad kan det være for nogle virksomheder kan det for eksempel tænkes at det er de danske lønmodtageres pensionskasser der har en masse interesser og placerer en masse penge i usa

christian juhl ikke at det vil være på sin plads at de danske lønmodtagere også

sikkerhed for at de ikke kan blive diskrimineret eksproprieret på det amerikanske marked det synes jeg nu jeg arbejder for lønmodtagernes interesser og det

pædagog og der er mange pædagoger der læser den bog

en giraf har et stort hjerte og en giraf har også

at overblikket er ved at skride lidt specielt i for den her forespørgsel

synes jeg også at vi skal vise forståelse for de forhandlinger

der føres med henblik på at sikre en rigtig god aftale som også gavner dansk erhvervsliv og danske muligheder for at få flere beskæftiget jeg tror at venstres ordfører

de danske tal vurderer man at der kan komme op til fjortentusind nye jobs i danmark og i hele eu vurderer man faktisk at det er flere hundredetusinde jobs som kan skabes hvis man får en rigtig god frihandelsaftale jeg synes egentlig at

det her

det som jeg synes er det helt grundlæggende i det det er jo netop at vi præciserer at

er jo netop noget af det der er det grundlæggende i det her forslag til

indskrænkninger i det beskyttelsesniveau der er inden for de forskellige politikområder som også har været

miljø sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder der er en lang række steder hvor

jeg illustreres ganske fornuftigt og forstandigt så jeg synes måske at enhedslisten skulle

det synes jeg også vi skal have og jeg synes også at det der står i det her fælles

tage de briller på i stedet for og se

de borgere der bor her i landet det synes vi må være det grundlæggende

støtte det det forslag til vedtagelse som er blevet fremsat af herre jakob ellemann jensen fra venstre og det agter vi selvfølgelig

hvert

man giver mulighed for at give erstatning for at politikerne gennemfører nye regler så er det det samme som at give en forsikring mod demokrati på den baggrund udtalte han

magasinet notat at dansk folkeparti var imod en isds isds mekanisme en eu usa frihandelsaftale

er det morten messerschmidt der siger noget pjat eller er det ordføreren for dansk

været gældende i næsten tre år og den sociale dimension

er endnu ikke indfaset og de spørger stadig væk ved du hvad der sker fra eus side hvornår får vi det høringsorgan hvornår får vi de rettigheder vi skulle have som folkelige organisationer i vores land det kan jeg ikke svare dem på for jeg aner det ikke jeg har spurgt her og der og alle vegne

selv tænke over sine egne personlige erfaringer med eu for eksempel man bliver da noget

overstatslige organisationer af den art

som det blev sagt tidligere tale om at man har mulighed for at rejse eksempelvis de her voldgiftssager hvor det kører uden om det almindelige juridiske system uden om domstole osv

også være sådan at virksomhederne kan få lov til at få

prøvet deres klager hvis de mener de er

uretmæssigt behandlet i forskellige lande et af de andre lande som jeg ved herre christian juhl jo har stor interesse

at få deres midler som de har tjent lovligt i landet trukket ud af venezuela men det var ikke noget som hugo chávez var særlig modtagelig over for

det er jo sådan at forhandlingerne om en investerings og frihandelsaftale mellem eu og usa

kan godt forstå at spørgsmålet om isds

optager både civilsamfund og virksomheder det forstod kommissionen jo sådan set også og netop derfor blev forhandlingerne sat på standby på dette område mens der blev gennemført en offentlig høring der kom ethundrede og halvtredstusind høringssvar og

og femogfyrretusind var åbenbart meget enslydende men der var også meget nuancerede høringssvar som gjorde indtryk og som har fået den svenske kommissær cecilia malmström til at foreslå forskellige modeller som skal imødekomme den store kritik

udviklingsministeren men jeg skal også komme tilbage til dem når vi fra radikal side er positive over for en frihandelsaftale med usa

det jo fordi vi ønsker at forbedre mulighederne for samhandel mellem eu og usa samtidig med at vi sikrer at samhandelen foregår på baggrund af høje standarder for produkter og for bæredygtighed disse standarder får også betydning for globale standarder for handel det gælder også investorbeskyttelsen fordi det også er i danske virksomheders interesse at sikre sig imod diskriminerende behandling og få sikkerhed for sine investeringer

det gælder i usa men det gælder også i andre lande

samtidig har vi naturligvis også fra radikal side været optaget af at en aftale ikke må reducere vores beskyttelsesniveau eksempelvis på miljøområdet eller for den sags skyld undergrave vores frihed til fortsat at regulere både

de kritiske emner som kommissionen nu arbejder i dybden med er hvordan vi sikrer at staternes ret til at regulere ikke indskrænkes gennem

tyder på at man kan skrive den slags klausuler ind i aftalen og hvordan kan man

ja der kigges på udvalgte uafhængige voldgiftsdommere ligesom der kigges på appelmuligheder med en ensartet fortolkning på tværs af grænser

hvis der kan findes gode løsninger på disse emner så vi bevarer retten til at regulere samtidig med at investorerne sikres mod usaglig og diskriminerende behandling fra staternes side så tror jeg vi kan få en acceptabel aftale men det er naturligvis alt for tidligt at sige nu der udestår mange forhandlingerne og heldigvis er der mere åbenhed om forhandlingerne end der tidligere har været det ser ud til at kommissionens

vil fra radikal side

vi opfordrer regeringen til fortsat at arbejde aktivt for at sikre at civilsamfundets kritik af mekanismen imødekommes

respekterer eu og medlemslandenes ret til at opretholde og udvikle beskyttelsesniveauet på legitime politikområder som miljø sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder

vedtagelse som vi håber

bevare retten til at regulere når

vi har fået oplyst at man kan inkludere en klausul der siger at investorerne ikke er garanteret et konstant reguleringsniveau

imødekomme argumentet om at man kan sagsøge staterne når det lovgivningsmæssige miljø ændrer sig jeg er ikke jurist og slet ikke

jurakyndig men

der arbejdes for er jeg positiv over for og det er det jeg har forventninger til

systemer er fuldt berettiget

forhåbning om at det kan blive anderledes med den her her regulering

så er det jo fordi man faktisk adresserer lige præcis de kritikpunkter som civilsamfundet er kommet

i folketinget har haft men nu er det jo sådan at

at bilægge tvister på som er uafhængige af domstole og som altså kan gøres hurtigere og på et

hvordan virksomheder kan risikere at blive diskrimineret tror jeg da

at være diskrimination i forhold til amerikanske virksomheder i usa fordi vi jo har

gøre tingene på vores egen facon det er vel det der stadig væk skulle kunne retfærdiggøre en

hele problemstillingen der er rejst både

omfatter noget helt fundamentalt

man laver handelsaftaler netop det at de fordele der er ved frihandelsaftaler ikke må gå ud over miljø ikke må gå ud over forbrugerbeskyttelse ikke må gå ud over arbejdstagerrettigheder og og i det hele taget ikke føre til indskrænkninger af beskyttelsesniveauet det er jo noget mit parti altid har arbejdet for at

virkelig alvorlig fremdrift for tiden og så har vi diskuteret det og prøvet at arbejde med det alle de andre gange

handelsaftaler den her handelsaftale mellem eu og usa

så en af de store som er på vej lige nu før den kommer jo

stor frihandelsaftale mellem usa og

gerne gerne give udtryk for

meget mere omfattende wto aftale i stedet for de her regionale aftaler men nu er det jo altså der vi er og det er der vi så må arbejde jeg vil sige at

fra kommissionens side og derfor vil jeg også udtrykke ros til civilsamfundets engagement det bakker jeg fuldt og helt op om

vi skal forhandle og det er jo det vi diskuterer her

for et år siden om hvad vores forhandlingslinje var der lagde vi vægt på at vi skulle sikre at systemet fuldt ud kommer til at respektere eu og medlemslandenes ret til at opretholde og udvikle beskyttelsesniveauet på legitime politikområder som for eksempel miljø sundhed forbrugerbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder

det skal sikres at regeringernes mulighed for at levere eller understøtte offentlige tjenesteydelser ikke bliver svækket så vi har altså indrammet de områder

at man kan respektere de mange

at det også er vigtigt

have en tvistbilæggelsesmekanisme det er jo

en god idé i i omfattende handelsaftaler på forskellig vis og det er jo ikke en domstol som nogle har sagt men en

er det jo fordi

ikke ønsker at køb af amerikanske klausuler for eksempel bliver en hindring for

ønsker jo selvfølgelig ikke at landene forskelsbehandler når man er gået ind på at man har udbudssystemer som skal være åbne og den slags ting

isds mekanismer er blevet misbrugt og det er jo det vi vil sikre også med den forhandlingslinje som danmark fører

og det er jo på den måde vi så i givet fald også vil tage stilling til

men også herre holger k nielsen

vedtagelse som ikke kræver isds isds ud af aftalen

siger ordføreren for sf at kritik fra sf har haft en meget stor effekt hvis kritik fra sf har så stor effekt hvorfor så ikke vedtage en kritik

holger k nielsen som skrev et indlæg sammen med det grønne partis formand reinhard bütikofer for

markeres det tydeligt

og at vi ikke vil have at frihandelsforhandlinger bruges som undskyldning for at undergrave demokratisk bestemt stram regulering det er jo lige præcis det der står i det forslag til vedtagelse her i folketinget

derfor der er fuld overensstemmelse

danmark forhandler om og derfor synes jeg faktisk at enhedslisten i stedet for

hvordan er det danmark skal forhandle for at påvirke udviklingen der kan man jo sige at mange ting har rykket sig

forbrug miljø arbejderrettigheder og sådan

men det er jo en forligsmekanisme som som skal kunne bruges af virksomheder det er virksomheden der kan rejse en sag det vil sige at virksomheden

amerikansk klausuler men de kan da også til enhver tid

rejse en sag over for de andre ting hvordan kan man skelne i sådan en ret til

mellem den ene og den anden ting fordi vi nu har en særlig forkærlighed for de tre punkter i stedet for en køb

ikke kan bruges til det som enhedslisten er bange for

jo fuldstændig enig i at det ikke skal kunne bruges til men det jeg ikke kan forstå er at enhedslisten siger at vi så bare

at det at vi sender en minister

egentlig skulle ændre noget særligt i i verden på det her punkt

at lægge en strategi for hvordan vi tilfredsstiller de berettigede kritikpunkter

en mor som skulle fortælle sin datter hvad sådan en zebra er for en og så sagde hun

nogle gange vise sig at være helt anderledes end man

lige så morsom som ministeren her i den sene nattetime men det sagde

vi vi diskuterer isds

skal det jo ses i sammenhæng med den frihandelsaftale der i øvrigt

uden at vurdere det samlede aftalekompleks og vurdere om

indgå en sådan aftale eller om det ikke er og jeg skal

ærligt sige at for det konservative folkeparti at se

det som udgangspunkt klart en fordel

selv om jeg godt har set forskellige estimater

hvad det gavner os hverken i kroner og øre eller i arbejdspladser men der er jo ingen tvivl om at det for en lang række virksomheder måske især mindre virksomheder som har vanskeligheder ved at få den

også i den situation at det

jeg og det konservative folkeparti

indgået sådan en frihandelsaftale men det kommer selvfølgelig an på indholdet af aftalen både når det gælder

og andre elementer i det

er det så sådan at vi skal afvise en frihandelsaftale hvis der er en

det synes jeg er en lidt forkert

vi har den her debat hvor vi jo på mange måder i afsættet ser ens på at der er nogle ting der skal forbedres der er grund til nogle af de bekymringer der har været fremlagt i høringsprocessen men man kan jo ikke på forhånd sige at vi ikke vil have en frihandelsaftale hvis der er en

man må jo sige at kommissionen netop tager højde for nogle af de væsentligste bekymringer der er

også her i folketingssalen

at der kommer til at blive lagt en for stor begrænsning på landenes muligheder for at politikudvikle på væsentlige områder sundhed forbrugerbeskyttelse miljø og så videre det er jo det processen lige i øjeblikket går ud på altså at sikre at der er den mulighed for at at politikudvikle uden at investorer kan gøre gældende at så er det en

brudte forudsætninger i forhold til den aftale der blev indgået således at man kan få en erstatning i den sammenhæng

så vores anbefaling er jo at vi nu giver opbakning til de bestræbelser der er i forhandlingsforløbet

og det er også det vi siger til regeringen at regeringen i rådet skal understøtte og så må vi se hvordan det lander vi har i det konservative folkeparti på forhånd sagt at

synes vi det er en god aftale vi skal selvfølgelig se på indholdet af aftalen

skal ryddes af vejen inden vi kan sige at det er en god aftale der

mener at det er en klar fordel at vi får en handelsaftale alligevel

også forstår jeg selv om

der er en en mekanisme inde som ikke lever op til det som konservative er med til at kræve i aften det foruroliger mig en smule er det virkelig rigtigt forstået at selv om man ikke skulle komme i mål med de krav man stiller

det er jo én ting det er da højt spil at spille er

ud på at vi skal sikre den

at man kan gøre det til genstand for et sagsanlæg at vi for

har fået indført skrappere miljøforanstaltninger eller forbrugerforanstaltninger eller noget andet

må det jo være en samlet vurdering af aftalens komponenter der afgør om vi synes man skal støtte hele aftalekomplekset eller man ikke skal gøre det og det kan man jo ikke tage stilling til før man ser

og det er jo det jeg mener set med

er det tekniske handelshindringer set med vores øjne

er det måske miljø forbrugerhensyn eller

det der er galt er at der er problemer der kan opstå som er begge dele og så står vi dér og så taber vi til de multinationale og den der mekanisme og det er det jeg er mest nervøs for derfor mener jeg

juhl nu nævnte med social dumping og

vi jo slet ikke om er problemstillinger der vil være relevante før vi ser hvordan det endelige aftalekompleks bliver så lad os nu få understøttet den forhandlingslinje kommissionen har og

forslag til vedtagelse her som jeg i virkeligheden synes imødekommer også

bekymringer så jeg synes sådan set at enhedslisten skulle gå med

vedtagelse og så kan vi tage diskussionen når forhandlingerne er afsluttet med hensyn til om vi

ved hvordan

selv om det foregår her i en sen nattetime

fordi frihandelsaftalen er vigtig

for vores økonomi og for vores

indrettet på den rigtige

en god debat om her i dag

har sagt heroppe fra

som flere ordførere har sagt senest sfs

er det jo mærkeligt at enhedslisten har besluttet sig for

hvad den indeholder det er jo mærkeligt og det tror jeg der er mange der ikke kan forstå

særlig hvis mekanismen

oplysninger om det der ligger på bordet

vil indrette og hvornår det så

og det gælder jo både danske virksomheder som måtte investere i usa

nægtet en retfærdig rettergang eller en retfærdig administrativ sagsbehandling det er hvis der er åbenlys vilkårlighed i de retlige og administrative afgørelser

det vi kalder magtfordrejning det er hvis der er målrettet diskrimination på grundlag af race køn og tro

hvis der er en situation hvor staten beviseligt og det skal man så kunne bevise har givet en investor en bestemt forventning om et konkret resultat af investorens engagement i det pågældende land

der er nogen der er imod at man har mulighed for at få prøvet sin sag hvis man bliver udsat for sådan noget her og det gælder enkeltpersoner og det gælder selvfølgelig også

jeg synes i den sammenhæng også vigtigt at sige når det gælder indirekte ekspropriation som er blevet nævnt

kan sammenlignes med egentlig ejendomsberøvelse

fortjeneste forringes gennem en bestemt lovgivning

slået fast at det ikke kan opgøres som ekspropriation endvidere vil der også være en bestemmelse sådan som vi kender ordlyden som medfører at

bliver nødt til at tåle en forringelse af sin indtjening som følge af en lovgivning

retten til at regulere fastslået så så det er det der ligger på bordet og jeg må spørge hvem kan egentlig være imod det

gælder jo også i dansk retspraksis at man tager sådan nogle hensyn som som

alt det her så er indarbejdet i den canadiske aftale nej det er

aftale den er meget bedre end de tidligere

men vi ønsker hvis det er muligt at lave yderligere forbedringer

forhandlingerne er jo lukket men der er muligheder

diskrimineret i forbindelse med at man etablerer sig på andre markeder

også danske pensionsselskaber der forvalter vores alle sammens pensioner

vi kan få en fornuftig forrentning så vi kan få en ordentlig pension jeg har haft møde med dem

at danske virksomheders

siger de det har stor betydning for os og de har oplevet eksempler på at danske

pensionsopspareres midler

forsvundet fordi deres investeringer ikke har været beskyttet så det har også betydning for den ganske almindelige danskers pensionsinvesteringer at man selvfølgelig kan stole på de lande som man investerer i

blevet nævnt en lang række eksempler

helt ærligt at min holdning er helt klar selvfølgelig skal tyskland have lov at lave

søge erstatning for det medmindre og jeg kender ikke til de aftaler

ikke være muligt for en investor at komme og anlægge sag men både den sag og den australske sag og en lang række andre af de sager som er fremme i debatten er altså ikke afgjort og derfor forstår jeg ikke hvordan man kan bruge det som eksempler på

tænk sig hvis nu den tyske stat får ret tænk sig hvis den australske stat får ret betyder det så at enhedslisten mener at

argumentationen når vi er ved australien som blev fremhævet som et eksempel på at her ville man ikke have

med chile med singapore med thailand og med new zealand og

investeringsbeskyttelsesaftaler blandt

hongkong og i den nye ttip handelsaftale der er

til i australien og når herre nikolaj villumsen nævner

ikke rimeligt over for befolkningens mulighed i forhold til at tage stilling til det her på en ordentlig og fornuftig

når det gælder om hvorvidt fagbevægelsen står bag det her er det rigtigt at der også er kritiske røster i fagbevægelsen i europa

fagbevægelse og jeg ved hvor forskellige holdninger

særlig er der stor forskel på

i sydeuropas fagbevægelse

mener i nordeuropas fagbevægelse jeg skal bare sige at vores fagbevægelse herhjemme i

at vi indgår en handelsaftale med usa

investeringsbeskyttelse hvis den hviler på de principper som jeg har redegjort for heroppefra

de resultater vi arbejder på at man kan opnå

skal hermed slutte idet jeg kan se at formanden rejser sig op derfor kan jeg næsten ikke nå at nævne

blevet til en giraf så må man jo spørge når nu enhedslisten gerne den her giraf ned i en kummefryser hvordan

det er ganske simpelt herre formand man åbner låget på kummefryseren

hermed skal jeg anbefale det

mulighed som jeg mener at det ville være dumt at lave i en fremtidig eu usa

finder de jo på at gøre det og så kan man risikere at tabe de sager

godt tænke mig at høre fra ministeren om der

fra danske virksomheder og fra eu virksomheder i usa at

jeg er lavet en konkret aftale

forudsætningerne for deres engagement ændrer sig kunne man kræve at få en form for erstatning så så forholdene skal være helt klare og det er det vi skal bruge den moderne udgave

til at sige forholdene skal være helt klare i form af at der faktisk foreligger en eller anden form for ekspropriation eller noget lignende før en mulig erstatning skal kunne komme

ved jo ikke om det er tilfældet i den tyske sag

amerikanske stater er dommerne faktisk politisk valgte de er politikere og når de skal sidde og træffe beslutninger i bestemte sager som det sagtens kan blive tilfældet i forbindelse med danske virksomheders

så gad jeg nok vide hvis det handler om at tage stilling til en virksomheds interesse eller de lokale vælgeres interesse hvilken stillingtagen en dommer så tager vi har også set forskellige afgørelser i andre sammenhænge hvor hvor man kan tænke lidt i den retning bare for sige at systemerne i hvert fald ikke

og derfor kan der selvfølgelig for pensionsselskabet være penge på spil

en risiko for at de ikke får de her penge det er klart nok det forstår jeg helt klart og jeg vil

inden vi for alvor er begyndt at diskutere det jeg vil gerne hilse og sige og det ved

ministeren også godt selv at jo mere vi kommer ud at diskutere det blandt fagbevægelsens medlemmer jo flere spørgsmål bliver der stillet også flere spørgsmål end sikkert både ministeren og svare på men der bliver stillet spørgsmål rigtig rigtig mange spørgsmål og der er rigtig rigtig stor lyst til at få svar

folk ikke en levende chance for at forholde sig til om de synes det er rigtigt eller forkert nu nævner herre christian juhl så pensionsselskaberne og virksomheder der kan komme i klemme lad mig bare give et eksempel på

og nationaliserede

milliard

havde investeret i argentina der synes jeg det er helt rimeligt og den argentinske stat blev dømt

at tilbagebetale

hvor jeg synes det er fornuftigt at man også kan dømme stater for det er ikke rimeligt at man går ind og eksproprierer

jeg håber jeg har hørt forkert men det vil jeg

i vejen eller hvordan man skal bygge et hus eller andre ting det er en politisk debat det handler om holdninger

da gerne appellere til at det er okay at man har holdninger og ikke skal irettesættes eller korrekses

i bare høre de tror de har eneret på sandheden

i ttip aftalen

er det vigtigt at vi ikke spreder myter og det gælder begge sider af salen jeg skal

sige tak for

i grisens land og hvad får man når man krydser en gris med en giraf man får en forfærdelig masse nakkekoteletter

det har været en interessant debat jeg vil gerne afslutte med at sige at jeg synes det er vigtigt at understrege at hvis vi fra folketingets side

en forventning om at påvirke de her resultater så mener jeg det er helt afgørende at vi melder

jeg tror ganske enkelt ikke vi kommer til at få indflydelse eller få en klar stemme i debatten hvis ikke vi har en klar udmelding sender vi ikke klare signaler fra dansk side

heller ikke til at påvirke resultatet lige nu er der en hastigt voksende bekymring for

mener at vi bør tage den her bekymring seriøst jeg havde håbet vi i dag kunne komme frem til et resultat hvor man fra folketingets side ville tilslutte sig kritikken og kræve isds isds fjernet fra aftalen det er desværre ikke resultatet af dagens debat og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt der har været forskellige

kommentarer fremme som jeg blot kort

venstre var træt af den store kritik og de mange mails fra blandt andet civilsamfundet

kan jeg ikke fra enhedslistens side dele jeg synes det er fint at folk sender mange mails det positivt at

millioner underskrifter er blevet indsamlet socialdemokraterne ønsker at være handlekraftige det er jo altid godt at være handlekraftig

man ville bakke op om den kritik der er blevet fremført fra den europæiske fagbevægelse og en lang række udvalg i i europa parlamentet om

isds mekanismen det ønsker man desværre ikke fra dansk folkepartis side mener man nu at det er fornuftigt at have

isds mekanisme mens man før europaparlamentsvalget

mekanisme jeg vil tillade mig at mene at det er lidt ufornuftigt at dansk folkeparti siger én ting før europaparlamentsvalget og noget andet

at man tror at den her moderne isds mekanisme kan løse

isds muligheder for virksomheder til at kræve kompensation hvis de bliver ramt af konsekvenserne af reguleringen i

til deres forventede indtjening uden lige præcis at skade parlamenternes mulighed for at lave den her regulering uden at blive mødt

sagsanlæg den her form for vidtgående investorrettigheder

indskrænke mulighederne for regulering

fordi virksomhederne derfor skal kompenseres hvis det sker så jeg må sige at jeg

ikke er overbevist om den optimistiske tilgang

man må grundlæggende sige at

forvente at der ville være et stort problem for danske virksomheder der har investeret i usa og at man på den baggrund ønskede at give de her vidtgående rettigheder desværre har jeg jo hverken fra eksperter før i dag eller under debatten i dag

få eksempler på at der er problemer for danske virksomheder der investerer i usa som ville skulle kunne løses

for virksomheder uden at vi reelt har et problem for danske virksomheder

jeg synes selvfølgelig det er skuffende at vi ikke kan få et flertal der klart udtrykker et ønske om at få

vi er i en positiv udvikling vi har jo haft en udvikling hvor man reelt fra regeringens side oprindelig har bakket op om det forhandlingsmandat der blev givet i europa kommissionen som som havde isds

som førte til at vi havde en diskussion her i folketinget det førte så til at regeringen bakkede op om en

at det ikke var tilstrækkeligt nu bakker man så op om en endnu mere moderne model og jeg håber selvfølgelig at det næste gang vi har debatten ikke kun vil være enhedslisten der mener

men skal være helt væk fra aftalen og at vi dermed kan få en enighed der samler os alle jeg vil slutte med at sige tak for debatten

fra enhedslistens side vi vil følge debatten og vi glæder os over den voksende kritik der både er herhjemme

håber at den vil sprede sig i fremtiden